har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den anden juni

atter kan give møde i tinget trine machs hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne forsvarsministeren har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om beredskabet totusinde og ellevte eksemplarer vil blive

som ordfører for forespørgerne for at begrunde forespørgslen

der er blevet truffet det har også været et år med rig diskussion og debatter både her i salen

året er det fornuftigt at gøre det med en afslutningsdebat her i folketingssalen

i efteråret fremlagde regeringen en lang række reformer nødvendige reformer fordi vi skal udvikle danmark i min nytårstale foreslog jeg en udfasning af efterlønnen for danmarks udvikling skal hvile på et solidt grundlag hvor vi kan betale vores regninger når de forfalder og hvor vi får varig velfærd for atten dage siden indgik regeringen dansk folkeparti og det radikale venstre en historisk aftale om en tilbagetrækningsreform og gennem de seneste uger har regeringen med dansk folkeparti som den helt centrale medspiller indgået en lang række vigtige aftaler

dette folketingsår er reformernes år det er lykkedes os at finde rigtige løsninger

til rigtig velfærd vi lægger et sundt grundlag for holdbar vækst og det er der brug for baggrunden er dyster men med de reformer vi fremlægger tegner fremtiden

lysere regeringen vil et frit og trygt danmark jeg er stolt af at leve i et land hvor vi har råd til at være solidariske men vi skal også huske på hvorfor vi har råd til

hver dag yder en indsats i vores virksomheder

opmuntres jeg er stolt af at leve i et land hvor vi har lige muligheder men friheden er ikke ansvarsfri

mod til at stille krav vi skal turde sætte nye rekorder og sprænge gamle grænser jeg er stolt af at leve i

med bidrag fra alle der kan i danmark har vi plads til både stræben og solidaritet som dansker i min generation har jeg altid haft det privilegium at leve med danske normer

godt fem og tyve år har jeg oplevet menneskers ufrihed dissidenter bag jerntæppet før murens fald forarmede nordkoreanere undertrykt af et regime der valgte en anden vej end den syd for demarkationslinjen

hele folks ufrihed i utålelige diktaturer eller minoriteters ufrihed under udemokratiske styrer det har præget mig og derfor lægger jeg frihed til grund for al min gøren og laden i politik og også derfor lægger jeg så stor vægt på økonomien i samfundet for uden økonomisk frihed ingen personlig frihed et frit og trygt danmark med økonomien i orden er det jeg vil det er det regeringen vil

politikere skal ikke dømmes på ønsker

og hvordan opnår vi bedst resultater i en situation hvor vi netop er kommet igennem den værste økonomiske krise i mange år ja i generationer jeg har tre bud reformer reformer og reformer da jeg stod her for to år siden så vi tilbage på et folketingsår hvor opgaven var at få danmark sikkert gennem den internationale økonomiske krise

år siden så vi tilbage på et år hvor opgaven var at betale den umiddelbare regning efter krisen den opgave løste vi også i år er vi nået et historisk skridt videre med krisen bag os har vores opgave i dette folketingsår været at se frem at skabe balance mellem offentlige udgifter og indtægter de kommende år frem mod

og tyve den opgave har vi også løst regeringen dansk folkeparti og det radikale venstre har indgået en aftale om en tilbagetrækningsreform og det har næppe undgået nogens opmærksomhed for det er en historisk aftale det er en vigtig aftale

og kontant sikring af danmarks

de forhøjelser af efterløns og folkepensionsalderen som i to tusind og seks blev aftalt mellem regeringen socialdemokratiet dansk folkeparti og det radikale venstre skal træde i kraft fem år tidligere det er nødvendigt for det andet gør vi efterlønnen tre årig og vi indretter ordningen så de danskere der kun har lidt i pensionsopsparing får mest i efterløn det er solidarisk for det tredje indfører vi en

den nye ordning gælder for alle ikke kun for dem der er tilmeldt efterlønsordningen det er fair regeringen og dansk folkeparti har også indgået en su aftale vi tilskynder de unge til at blive hurtigere færdige med studierne for virksomhederne har hårdt brug

en aftale om fleksjob så så vi fremover giver størst tilskud til dem der tjener mindst og så det kan betale sig at arbejde i flere timer

bidrager vi hver især med mindre til den fælles kasse end vi får tilbage det vi betaler i skat kan ikke dække alt det vi får fra vuggestue til plejehjem regnestykket hænger ikke sammen derfor vil regeringen reformer vi vil fremskridt hvordan ville danmark se ud uden reformer

lad os foretage det tankeeksperiment at regeringens reformer blev rullet tilbage hvad ville der ske hvis skatten blev sat op igen ja så ville danskerne arbejde mindre hvad ville der ske hvis dagpengeperioden blev forlænget så ville ledigheden stige

og fem og tyve timers reglen blev afskaffet igen ja så ville det for mange ikke kunne betale sig at arbejde hvis vi undlader at gennemføre de reformer af tilbagetrækning

og fleksjob som et flertal står bag ja så vil hverken penge eller arbejdskraft slå til for der findes ingen gratis omgang regeringens politik og reformer skaber plads til ethundrede og femogtyvetusind nye job i den private sektor job der vil blive skabt når reformerne og de bedre tider sætter gang i en holdbar vækst vi bliver rigere reformerne frigør med sikkerhed de milliarder vi skal bruge til uddannelse til forskning og til sundhed

reformerne bringer os i mål med udfordringen syv og fyrre milliard kroner

oplevet historisk for hvis man derimod lader den offentlige sektor vokse og vokse og vokse ja så er alvoren en helt anden så er udfordringen

med reformpakken to tusind og tyve opnår vi balance mellem udgifter og indtægter

så vi kan give plads til at de private virksomheder kan vokse og

danmark har den største offentlige sektor i hele den frie verden vores økonomi kan ikke bære mere af det samme vi må finde på nyt så vi kan blive mere effektive

vi skal videre med ny teknologi som telemedicin hvor kontakten foregår via skærm så patienten kan blive hjemme og lægen blive hospitalet topmoderne ambulancer og akutbiler så behandlingen starter effektivt på skadestedet

robotstøvsugere der kan klare noget af rengøringen og give sosu hjælperen mere tid til omsorg og pleje og

og en mere effektiv offentlig sektor er en win win situation vi skal indrette os smartere men vi skal også prioritere det kommer vi ikke udenom og reformerne giver os noget at prioritere med regeringen vil prioritere tre områder uddannelse forskning

fra nul klasse vi vil give de yngste en skoledag fra otte til fjorten en seks timers skoledag ikke seks timers terperi men seks timer med undervisning fysisk aktivitet kreativitet og lektielæsning en tryg og sammenhængende dag så børnene får den bedst mulige start på skolegangen det er en vigtig investering og vi har fundet finansieringen krone for krone vi vil også investere fem hundrede million kroner i it og digitale læremidler i folkeskolen for selvfølgelig skal vi bruge ny teknologi til at skræddersy undervisningen til fremtidens behov folkeskolen skal give de unge mod og faglighed til at fortsætte med at dygtiggøre sig på de videregående uddannelser så vi sidste år det største optag af nye studerende

nogen sinde og flere end nogen sinde forventes at få en ungdomsuddannelse på erhvervsuddannelserne blev der indgået næsten halvtredstusind praktikpladsaftaler sidste år folkeskolen skal give alle en chance og stille krav til alle i ishøj kommune lægger de enkelte skoler deres resultater åbent frem så skolerne kan lære af hinanden

og bruger det i dialogen med forældrene på randersgades skole i københavn indgår netbooks i den daglige undervisning det er fremtiden for gode uddannelser er vejen til et rigere danmark og uddannelse er også den enkeltes frihedsbrev

vi hoppe højere og sprænge vores grænser derfor er uddannelse en af regeringens store prioriteter regeringen prioriteter forskning alene i år bruger det offentlige nitten milliard kroner på

og det er en stigning på fem og tredive procent på bare fem år danmark er i top tre i eu målt på andel af offentlig forskning vi opfylder eus mål om at den offentlige forskning skal udgøre en procent af landets produktion og med reformpakken to tusind og tyve skaber vi plads i budgettet til at holde dansk forskning på det meget høje niveau vi har sikret at vi også fremover får råd til at investere hvad der svarer til en procent af vores produktion i

udvikler vores samfund vi bliver klogere og vi bliver dygtigere så vi kan producere attraktive varer

det leder mig så over i regeringens tredje store prioritet sundhed gennem de sidste ti år har landets sygehuse ansat flere tusind ekstra læger og sygeplejersker mere end tohundredetusind flere patienter er blevet opereret patienternes ventetid før en operation er faldet med fem uger og vores milliardinvesteringer i nye sygehuse er et af de største byggerier siden middelalderens store kirkebyggerier

og læger gør et flot arbejde en flot indsats og det er noget der kan mærkes fem og halvfems procent af alle patienter er tilfredse med sygehusene fem og halvfems

kones sygdomsforløb hun led af voldsom hovedpine hun blev henvist til regionshospitalet i viborg scannet på privathospitalet i herning og indlagt i viborg

herefter blev hun indlagt til operation på universitetshospitalet i aarhus hvor dygtige læger reddede hendes liv til sidst i mailen skrev hendes mand alt sammen tog under tredive dage det kan ikke gøres bedre

stykke vej men vi skal videre end det

led i den nye sundhedspakke

vil ske i et offentligt privat samarbejde partikelterapi dræber kræftceller effektivt men skånsomt for patienten særlig kræftramte børn vil have stor gavn af den nye behandling partikelterapi vil også reducere risikoen for at børn og unge udvikler kræft senere i livet pengene kan sådan set ikke gå til et bedre formål og vi har dem fordi vi har truffet de beslutninger der med sikkerhed giver os pengene for med regeringens reformer sikrer vi faste indtægter til at betale de faste udgifter og vi skaber luft i økonomien til mere sundhed så vi kan følge

ny medicin og nye behandlinger som for eksempel partikelterapi

i bogense får seks tusind fynboer varme fra en særlig biomasseovn det varmer de sig ved og det varmer mig

ære tilfaldt jens dall bentzen for tolv dage siden den nittende maj højdespringere som dall bentzen skaber vækst og vi skal have vækst så virksomhederne kan skabe job

alle døre vækst løser ikke det problem at vi er for få unge og mange ældre

der her og nu skal understøtte den fremgang som spirer frem efter krisen forbrugerne har igen tillid til fremtiden virksomhederne får solgt flere varer der er ved at komme gang i væksten ledigheden er faldet syv måneder i træk alene i sidste måned kom fire tusind danskere ud af arbejdsløshedskøen arbejdsløsheden er toppet og virksomhederne tror på fremtiden forventningerne i byggeri industri og serviceerhverv er styrket og peger på øget aktivitet

det er en fremgang som regeringens væksttiltag skubber

boligjobordning hvor vi gør sort arbejde til hvidt arbejde

det vil aflaste travle familier det vil skabe nye job i håndværk og service også job

ikke har taget en lang teoretisk uddannelse med danmark som vækstnation følger vi op med endnu flere konkrete væksttiltag for det første styrker vi dansk eksport til de hastigt voksende økonomier i asien og sydamerika det meste af vores eksport til de nye vækstlande er jo i dag koncentreret på store virksomheder vi skal have de mindre virksomheder med til at stå i spidsen for indsatsen har regeringen netop udpeget de første tre af i alt fem eksportambassadører en for brasilien en for rusland en for kina og for at styrke dansk erhvervslivs muligheder vil der for hvert af de lande blive udarbejdet en strategi med konkrete områder hvor danmark kan markedsføre det vi er dygtige til hvis vi kan nå det tyske niveau

20000 nye danske

udlandet så vi får højproduktive job til danmark derfor vil vi arbejde for en fuldt finansieret sænkning af selskabsskatten fra fem og tyve til tyve procent over en årrække vi finder pengene ved at omlægge erhvervsstøtten og vi vil give skattekreditter for at hjælpe især nystartede virksomheder med investeringer i forskning og udvikling for små virksomheder skal investere i at blive store så de kan tjene penge og skabe arbejdspladser for det tredje vil vi gøre det lettere at drive virksomhed vi indfører et tre årig

og nystartede virksomheder

at nu skal vi have gang i væksten igen nu får i fred for os i tre år så får i et pusterum til at komme ind i et solidt vækstforløb

at også ny lovgivning fra eu kan blive omfattet af denne ordning tre års regelstop for det fjerde vil vi udnytte danmarks ekspertise inden for

velfærdsteknologi og velfærdsservice vi skal udvikle et dynamisk og fordomsfrit samarbejde mellem det offentlige og de private virksomheder så vi kan bygge en ny privat platform som afsæt for eksport

det er samme vej vi går med konkurrencepakken hvor vi også øger konkurrencen

for det femte skal uddannelserne i højere grad understøtte at vores unge lærer det som de private virksomheder behøver for at vokse med danmark som vækstnation gør vi det mere attraktivt at investere i og skabe job i danmark så vores virksomheder kan få gang i den vækst

milliardinvesteringer i metro cityring milliardinvesteringer i

i hundredvis af nye kilometer veje og skinner mennesker og varer skal kunne komme hurtig rundt i vores samfund vi investerer i vækst vi investerer i job milliardinvesteringer i nye sygehuse tusindvis af nye ældre og plejeboliger ungdomsboliger og familieboliger vi investerer i velfærd vi investerer i job de offentlige investeringer

som i begyndelsen af halvfemserne og investeringerne vil fortsat ligge på det høje niveau frem mod to tusind og tyve for vi kan finansiere det vi har pengene samme vej trækker energiplan to tusind og halvtreds hvor vi lægger konkrete planer for udfasning af olie kul og gas allerede de næste ti år

tre og tredive procent mod i dag knapt tyve procent vi har bygget en kæmpe vindmøllepark i havet ved horns rev og rødsand og vi er ved at bygge en endnu større

anholt vi skal have endnu flere vindmøller

transportsektoren skal fordobles husdyrenes gødning skal blive til biogas det giver alt sammen grønne fordele som vi skal udnytte internationalt og veksle til nye job og nye eksportindtægter vi er godt i gang senest indgik jeg en alliance med sydkoreas præsident om at styrke samarbejdet om grøn energi vi investerer i energi vi investerer i job rækken af vækstinitiativer er lang og jeg er jo glad for at kunne sige

vi kan hurtigt blive enige om at gå ind for vækst men det interessante spørgsmål er om væksten er holdbar og her går der en klar skillelinje i dansk politik regeringens reformpakke to tusind og tyve lægger et kontant langtidsbudget for danmark vi har en plan for vækst der holder fordi den hviler på stærke reformer en vækstplan kan ikke stå alene uden en fast grund vil væksten skride vi kan ikke bygge vores fremtid på tro håb

vi alle sammen er med uanset om vores familie har rødder i danmark eller i et andet land

de seneste år har stadig flere danskere med rødder i i

lande fundet arbejde især flere kvinder og stadig flere danskere med rødder i ikkevestlige lande er gået i gang med en uddannelse især flere kvinder regeringen stiller krav i tager ansvaret

det er godt gået integrationen er nået langt for danmark er et åbent samfund

klog måde og det betyder at vi stiller krav til mennesker der vil hertil når man kommer til danmark skal man bidrage til fællesskabet

vi har et velfærdssamfund med høje sociale ydelser det er godt men det gør os sårbare når flere flytter hertil

før man kan nyde det er sund fornuft

det er en del af den udstrakte frihed og de vide muligheder vi har i danmark

at der er huller i danmarkskortet

dermed bliver trængt jeg har besøgt ghettoer i danmark jeg har talt med mennesker der på egen krop har mærket hvad det

sige at være ufri mennesker som sætter pris på den frihed vi tilbyder i danmark de mennesker skal vi lukke ind

derfor vil vi heller ikke finde os i at der er huller i danmarkskortet at der er områder hvor danske værdier og normer er trængt i baggrunden og hvor menneskers frihed bliver trængt det er baggrunden for den ambitiøse ghettostrategi som blev aftalt i

ghettoerne mod samfundet vi vil ikke have isolerede stenørkener men levende og åbne bydele og det bakker beboerne faktisk op om i flere ghettoområder har beboerne godkendt nedrivninger det gælder i gellerup ved aarhus hvor tre boligblokke skal vige for blandt andet at give plads til en helt ny bygade det gælder i rosenhøj ved aarhus og i askerød ved greve

bag murstenene kommunerne har fået nye og bedre muligheder for at styre beboersammensætningen i de udsatte boligområder vi åbner ghettoen mod samfundet

i december besøgte jeg nogle lokale drenge i askerød en af ghettoerne og en måned senere besøgte drengene mig på marienborg jeg havde også inviteret flere virksomhedsledere og møderne blev fulgt op med jobbesøg i gellerupparken og i vollsmose i sidste uge besøgte jeg

ali har fået

kontant resultat af vores møder og det er glædeligt det sørgelige er så at ali tidligere har haft svært ved at få job han siger selv det er som om at når folk hører man bor i ghettoen så er man kriminel

sådan må det jo ikke være vi skal bedømme mennesker fra hvem de er og ikke dømme dem ud fra deres postnummer

flere positive historier med hjem fra askerød bebyggelsens

nej drengene i askerød er bare holdt op med at knuse ruder og foretager sig i stedet

og det skal have konsekvenser når kravene ikke bliver opfyldt regeringen slår hårdt ned på dem der forbryder sig mod andres frihed vi vil ikke bare se til mens danskere er utrygge i deres egne hjem derfor har vi aftalt en tryghedspakke hvor vi sætter ind over for kriminelle bander og organiseret kriminalitet

og derfor vil vi dæmme op for våben narkotika og anden kriminalitet vi vil styrke toldkontrollen og vi vil sikre at politiet bistår tolderne

med respekt for eu reglerne danmark skal være et trygt land

den tryghed og de rettigheder vi har i danmark er desværre langt fra alle verdens mennesker forundt men vi ser nyt håb i dele af verden i nordafrika og i mellemøsten det arabiske forår som vi har været vidne til har sat gang i en udvikling som ikke lader sig skrue tilbage vi er vidner til et historisk tøbrud der kan nå højder som berlinmurens fald i europa modige befolkninger i egypten og tunesien har valgt demokratiets vej en vej som skal lede frem mod frie valg en vej hvor befolkningerne selv skaber deres fremtid omvæltningerne i disse lande er en historisk chance

i nogle lande er legitime krav om reformer blevet mødt med vold og undertrykkelse i libyen ser vi hvordan en brutal diktator nægter at løsne sit jerngreb om befolkningen over libyen deltager danske fly i natos håndhævelse af sikkerhedsrådets resolution med bred opbakning her fra folketinget vi tager ansvar danmark og eu skal bakke op om den demokratiske udvikling i regionen eu skal bidrage til at skabe vækst i regionen især gennem øget markedsadgang og samhandel eu skal indrette sit samarbejde med landene så det står klart

det er i

og nordafrikanske landes interesse det er

siden to tusind og tre har danmark støttet de kræfter der nu arbejder for demokratiske reformer i regionen det kan vi være stolte af og regeringen vil styrke indsatsen blandt andet med midler fra frihedspuljen danmark er også sit ansvar bevidst i kampen mod den internationale terrorisme den amerikanske aktion

internationalt samarbejde der har sat al qaeda under pres men vi må ikke være naive faren for terrorangreb er ikke forsvundet heller ikke i danmark al qaeda og andre terrorgrupper vil fortsætte og derfor skal vi stadig gøre alt for at beskytte det danske samfund mod terror vi skal opretholde presset mod terrorgrupperne

den internationale indsats i afghanistan er helt central i kampen mod terror opgaven er ikke færdig men vi er på vej ind i en ny fase afghanerne er i år begyndt at overtage ansvaret for deres lands sikkerhed vi træner allerede afghanere så de kan overtage det fulde ansvar med udgangen af to tusind og fjorten og jeg er meget tilfreds med at et bredt flertal her i folketinget i

frem mod to tusind og fjorten under mine besøg i afghanistan har jeg haft lejlighed til at tale med de udsendte jeg har mærket et stærkt engagement

skabt store forbedringer for den afghanske befolkning siden vi startede opgaven har ti gange så mange fået adgang til sundhed over halvdelen af børnene går nu i skole også pigerne og der er trykt mere end en hundrede og fyrre millioner skolebøger jeres indsats nytter i fortjener vores største anerkendelse

danmark overtager jo formandskabet i eu den første januar to tusind og tolv det vil sikre os en central platform i europæisk politik i det kommende år vi har tre væsentlige udfordringer for det første skal vi skabe fremdrift i forhandlingerne om eus budget for 2014 2020 for det andet skal vi udbygge det indre marked og derigennem styrke væksten gode rammebetingelser for erhvervslivet forbrugertillid og innovation er

for det tredje skal vi gennemføre den bedre koordination af landenes økonomiske politik som vi har aftalt de økonomiske udfordringer er i fokus i eu som de er det i danmark europa har hårdt brug for at skabe vækst og job og vores fremgang herhjemme afhænger også af at vi er en del af en region i fremgang

og som har tilsidesat kortsigtede partitaktiske hensyn

vi og det er et flertal har sammen sikret et kontant langtidsbudget for danmark vi har sikret holdbar vækst vi har sikret varig velfærd og derfor ser fremtiden nu væsentlig lysere ud

for redegørelsen vi kender dem alle sammen

de bygninger som vi færdes i det er skolelæreren

det er sosu assistenten

som skaber job og indtægter til vores fælles kasse

der har bygget velfærdssamfundet

for så de hver dag kan føle sig trygge danskerne forventer at vi politikere

at det kun er partierne i den blå side af folketingssalen med et lille lysglimt af de

og handlet derefter fru helle thorning schmidt og herre villy søvndal

der skal skabe de job og den vækst som vi har brug for er at hæve verdens højeste skattetryk med over tredive milliard kroner i ekstra skatter og afgifter oppositionens

bombe af gæld og laden stå til som fru helle thorning schmidt placerer under det velfærdssamfund som hårdtarbejdende danskere har bygget op

fordi det er nødvendigt

vi præsenteret et kontant langtidsbudget

vi krone for krone sikrer at vi får råd til velfærd i fremtiden

sejle sikkert ud af krisens stormvejr optimismen vender tilbage og siden nytår er syv tusind syv hundrede flere kommet ud af arbejdsløshedskøen det betyder at vi

danmark sikkert i havn vi

udpeger slagkraftige eksportambassadører vi gennemfører skattekreditter

regelstop for små og nystartede virksomheder med boligjobordningen skaber vi arbejde til den gruppe af ufaglærte og faglærte som krisen har ramt særlig hårdt ordningen

at få familie og arbejdsliv til at hænge sammen

det ansvar og den vilje

personer med de mindste pensionsopsparinger det er solidarisk

har behov for at gå tidligere på pension vi har

til en efterlønsforsikring reformen gennemfører vi ikke

og fordi det er ansvarligt nye tider kræver nye løsninger oppositionen siger at den vil investere i fremtiden jeg kan blot sige vi andre er i fuld gang regeringen har

igangsat offentlige anlægsprojekter for over to hundrede milliard

gået til blandt andet supersygehuse akuthuse lægeambulancer

motorveje metrocityringen og femern bælt forbindelsen

arbejdsmarkedet på det offentliges regning

at tro at der altid er grønnere på den anden side af hegnet men sådan hænger tingene ikke sammen siden to tusind og et har venstre

at skabe en bedre hverdag for danskerne

frie valg vi har indført en behandlingsgaranti som sikrer at ingen patienter skal vente længere end en måned på behandling mere end firehundredetusind danskere har allerede benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg og patienternes tilfredshed er i top vi har ændret indvandringspolitikken

med en rød regering kan det let forsvinde det frie valg vil blive fortid og skatterne vil stige brutalt støttepartierne det radikale venstre og enhedslisten

vi må aldrig nogen sinde tage de

den samme s og sf’s økonomiske kage er fortsat bikset sammen på tolv minutter

kage består fortsat af fiktive milliarder

en venlig fortolkning mangler der fortsat to og tyve milliard kroner i regnestykket

flere økonomer direkte advarer mod fair løsning men s og

og dem vil socialdemokraterne jo tage mediestøtten fra hvis fru helle thorning schmidt gennemfører fair løsning vil økonomerne få ret

det gå hårdt ud over boligejernes og mange lejeres økonomi en rentestigning på blot en procentpoint i forhold til udlandet

i andre europæiske lande i dag vil let kunne blive dagligdag i danmark

og med bævende stemme spørge

eller stigende boligskatter to ud af fire partier i oppositionen har

at ændret ved boligskatten men hvor meget er garantien værd

tryghed og afbureaukratisering

deres arbejde og økonomi

vedtagelse folketinget konstaterer at danmark står

betydelige udfordringer specielt efter finanskrisen er der de kommende år underskud i den offentlige økonomi samtidig medfører befolkningsudviklingen

det de offentlige finanser det kræver politisk handling væksten skal øges og ledigheden blive mindre en ansvarlig økonomisk politik sikrer danmark imod en gældsfælde og dermed skabes mulighed for

vækstvilkårene for erhvervslivet

drive virksomhed i danmark ligesom eksporten skal styrkes den aftalte tilbagetrækningsreform er med til at sikre balance

i den offentlige økonomi alle seniorer der er slidt ned sikres mulighed for at gå på seniorførtidspension uafhængigt af efterlønsbidragsindbetaling en ansvarlig økonomisk politik sikrer ressourcer til god velfærd

debatten og der kan jeg notere følgende spørgere morten bødskov villy søvndal margrethe vestager johanne schmidt nielsen anders samuelsen per ørum jørgensen karen hækkerup ole sohn morten østergaard mogens jensen steen gade per clausen simon emil ammitzbøll rasmus prehn nanna westerby

der er en time til rådighed og der er mulighed

den første med korte bemærkninger er herre morten bødskov værsgo

og som rammer vores industri

så er der jo lige kommet nye tal for dansk økonomi som viser at dansk økonomi teknisk set er i recession derfor er spørgsmålet til venstres ordfører det ganske enkle om venstres ordfører

er enig i at den glorificering vi har hørt på af regeringens såkaldte krisepolitik er beviset på

virkelige verden som herre morten bødskov taler om i sønderborg hvor vi blev ramt rigtig hårdt af krisen

se at en stor dansk virksomhed nu igen tjener penge ind og det er heldigvis ikke noget der kun kendetegner danfoss på als det kendetegner størstedelen af vores danske virksomheder

at ansætte folk siden nytår har vi

tusind syv hundrede flere ud af arbejdsløshed

nu tager nogle handlekraftige initiativer for at lave reformer og for at sikre at vi får gennemført en vækstpakke

at understøtte den spirende optimisme vi ser i det danske erhvervsliv og hos de mennesker der igen kommer ind på arbejdsmarkedet det står jo i skærende kontrast til det socialdemokraterne

vil lave flere offentlige investeringer og dermed

nu teknisk set er i recession at vores økonomi er gået tilbage de to sidste kvartaler at dansk økonomi ser skidt ud

teknisk set er i recession vil venstres ordfører give mig ret i det

vil den danske økonomi ikke bare gå i recession så vil den gå bagud så vil vi få et samfund der er gældsat

jeg står heroppe i dag og glæder mig over at vi har en handlekraftig regering

tale indeholdt to ting et skønmaleri plus en god nyhed

findes på side femten i statsministerens tale og jeg citerer

at venstre er så langt med at udvikle slogans

til det kommende valg jeg synes måske ikke det er så

men jeg tror der er en fælles opfattelse af at det ville være rigtig dejligt at få fred og hvorfor så det

kigger på den virkelige verden derude

vi rutsjer baglæns på alle de afgørende parametre der bestemmer hvordan danmark kommer til at klare

for uddannelse vi rutsjer baglæns

rigdom vi rutsjer baglæns

skære alt spinnet væk og kigge på de tal som oven i købet offentliggøres i berlingske uden at de er blevet forhindret i det

det er rigtigt det her

at berlingske tidende fortsat kan udkomme frit og ucensureret

dengang den økonomiske tsunami ramte

i statsministerens tale jeg syntes var rigtig opløftende men er det virkelig venstres ambitionsniveau at

at vi har klaret os rigtig godt når meldingen i dag er at i recession

bredt i befolkningen når han siger nu får i snart fred for os hvis det virkelig er de ambitioner den nuværende regering har

er tilfreds med at dansk økonomi

er rigtig godt i gang men hvor danmark hænger fast så er det vel det klareste udtryk

at vores erhvervsliv får nogle ordentlige vækstbetingelser og derfor vil vi jo også gerne indføre et regelstop på tre år tre år for nystartede og mindre virksomheder

lader erhvervslivet få nogle gode vækstbetingelser

det er herre villy søvndal og herre ole sohn der skal vælge hvilke vækstbrancher vi skal satse på i det danske samfund

vi har lagt en offensiv vækstpakke frem

så skal vi også

ude i verden vi kan se at de lande tyskland

fordi vi kan se at det vil betyde at den danske økonomi kan blive endnu stærkere

uanset hvilke tiltag man foretager

folkeparti fremlægger enhedslisten

på den helt modsatte fløj

økonomiske politik

socialdemokratiet og socialistisk folkeparti

indgyder det jo hverken håb eller forventning om hvordan vi i fællesskab skal løfte det her samfund endnu mere

socialdemokraterne sagde at

om at man skulle lave reformer hun kaldte endda den tidligere statsminister for en tøsedreng fordi han ikke ville lave reformer

vi har set i de seneste par måneder hvor socialdemokraterne er løbet planløst ud

i det inderste af sine knogler for at kunne se logikken i at man gerne vil føre en ansvarlig politik

det håber jeg fortsætter uanset

at vi politikere kan blive dybt kritiseret

lagde vægt på det gryende og spirende håb om at få demokrati

i nordafrika og når vi kigger historisk på det og ser hvor mange lande der

de senere år har kigget mod danmark og kigget mod demokratier i europa og har sagt

have del i det så synes jeg vi skal passe enormt meget på at vi ikke

underminerer den helt basale ytringsfrihed

er politiker det synes jeg bare står i skærende kontrast til socialdemokraternes politiske ordfører

siger at vi skal genindføre mediestøtten til fagbevægelsens medlemsblade jeg tror at vi må holde fast

fundamentet i et oplyst dansk samfund er at vi har en fri kritisk presse og at vi støtter den frie kritiske presse uden at lave sindelagskontrol

politisk ordfører det er jo en helt særlig rolle at være i opposition til oppositionen og det er sædvanligvis det som

at trods af en positiv udvikling i eu på trods af en positiv udvikling i usa på andet kvartal nu må siges teknisk set at være i recession altså et land

er er vi tilsyneladende ikke

og fremadrettede aftaler med de partier har haft viljen til at tage ansvar

fremhæve det radikale venstre og den tilbagetrækningsreform vi har lavet sammen med det radikale venstre og dansk folkeparti

i årene fremover er at vi gennemfører reformer

vi sikrer de udfordringer som vi står

går fem ældre på pension er der kun fire til at stå klar til at komme ind på arbejdsmarkedet det er da dystre udsigter og det

samtidig kan pege på fru helle thorning schmidt som statsminister i

opskrift som ligger i en fair løsning

den skaber ikke vækst og den skaber heller ikke et øget arbejdsudbud og den skaber da slet ikke balance i den danske økonomi

handles nu hvis der skal skabes vækst i danmark

optjeningsprincipper skrup af bonus længere fængselsstraffe og kortere afsoning for bare nævne nogle af eksemplerne på regeringens gøren

jeg synes ikke at regeringen møder anerkendelse for sin vækstpolitik

i virkeligheden bidrager til væksten her og nu og ikke kun på det lidt længere sigt

frem fordi det jo netop er noget der bidrager til væksten her og nu når vi gør det lettere for virksomhederne at eksportere via vores eksportkautionsordning vores eksportkreditter og vi giver mulighed for skattekreditter for forskning og uddannelse

også se hvis vi kigger på det her og nu at den danske eksport er steget de sidste kvartaler

i væksten og vi er jo med vores initiativer med til at skubbe positivt på den udvikling i modsætning til den plan socialdemokraterne og sf har lagt frem hvor man jo tror at det er fremrykkede offentlige investeringer der skal bringe danmark sikkert

arbejdspladser i fremtiden er jo

og som står i skærende kontrast til den politik som fru margrethe

ved fru helle thorning schmidts laden stå til

med den næstbedste den har fru ellen trane nørby så også lige gentaget nemlig den der med at der er ved at komme gang i væksten

når antallet af beskæftigede falder og når det eneste der stiger er arbejdskraftreserven altså antallet af mennesker der gerne et arbejde men ikke kan få det er det så udtryk for at kommet gang i væksten og når antallet af beskæftigede falder når arbejdskraftreserven vokser og når bnp falder er det så sådan at afskaffelse af efterlønnen er løsningen på de udfordringer det kunne

væksten styrket i det danske samfund og virkelig var interesseret i at vi skabt de reformer der

et større arbejdsudbud så havde enhedslisten jo taget aktivt del i de forhandlinger der er pågået de sidste seks uger hvor vi netop sikrer at den danske økonomi er rustet til fremtiden

at man ikke gør noget

ikke skaber beskæftigelse hvis der er noget der ikke skaber håb og positivitet i det danske samfund så er det bare at lade stå til sådan som vi ser det fra rød bloks side

handler nu og det er også derfor vi har gennemført en lang række aftaler

reformerer og vækster sig ud af den krise som har ramt hele verden

degraderede til at være politisk ordfører i venstre

sikker på hun godt selv ved at hun ikke svarede men jeg gentager spørgsmålet er det udtryk for at der kommer gang i væksten når bnp falder når antallet af beskæftigede falder og når det eneste der stiger er mængden i arbejdskraftreserven når der altså bliver flere og flere mennesker der gerne

kunne svares ret enkelt på

faldende beskæftigelse

afskaffe efterlønnen og hvis det er hvorfor

målrettet vækstplan som sikrer at danske virksomheder får mulighed for at eksportere mere udvikle sig mere skabe flere job og det er et udtryk for at det begynder at lysne at danmark over de sidste syv måneder har haft et fald i arbejdsløsheden at vi har set at syv tusind syv hundrede flere mennesker er kommet ind på arbejdsmarkedet

lader stå til så skal jeg love for at vi sætter den danske økonomi over styr og

velfærdssamfundet over styr og derfor kan det jo undre såre at opskriften for sf og s er at lade stå til og styrke det offentlige forbrug

noget tidspunkt inviteret med til de forhandlinger som der nu er gennemført

og kigge på hvad der så blev resultatet af al den rumlen

har været igennem de sidste halvanden til to måneder sat sådan lidt på spidsen

vi har tre års efterløn

ikke bliver et indgangsland for kriminelle og for indsmugling

og på besøg i billund lufthavn var at danmark lige nu er indgangsport i europa

toldkontrol sådan at vi får en indsmugling af alt fra ulovlige varer over mennesker til narkotika og våben

toldkontrolaftale vi laver holder vi os jo inden for schengens rammer

en fri og åben bevægelighed for almindelige mennesker og også for varer men samtidig strammer

er nogle der vil udnytte de muligheder som det globale samfund giver jeg synes sådan set at de reformer og de reformforslag som regeringen har vedtaget og lagt frem sammen med partier i folketingssalen er meget fremadrettede

vi skaber balance i den offentlige økonomi

vi sikrer at vi får eksporten i gang og vi sikrer at vi får et øget arbejdsudbud

vi har udsigt til for en og tyve milliard kroner

i økonomien

vi har stadig væk verdens højeste skattetryk vi har de højeste marginalskatter vi har udsigt til at flere kommer til at betale de højeste marginalskatter vi har lige netop fået et telegram som viser at danmark er i recession er det borgerlig liberal politik ja eller nej

i vores bruttonationalprodukt på syv og fyrre milliard

at man er ansvarlig når det er nødvendigt at man gennemfører reformer

sikrer at væksten i danmark stiger hvis vi kigger på selskabsskatten og skattepolitikken helt specifikt

regeringen jo allerede i den tid vi har siddet med regeringsmagten

og nu har vi et mål om at sænke den fra fem og tyve procent til tyve

de dermed kan tjene penge ind til vores fælles samfundskasse

vi lægger reformer frem vi har lagt de reformer frem som der er behov for i modsætning til hvad vi ser fra rød blok

jo netop at man ikke har adgang til rigtig velfærd at man ikke bor i et trygt danmark men tværtimod at

er venstres svar til alle de her mennesker i yderområderne

synes jeg føler sig utrygge netop på grund af den centralisering vi har set

ikke får nogen kvalitet vi ønsker at sætte patienterne i centrum

vi bygger nogle supersygehuse hvor man

hvor der er mulighed for at man kan håndtere lige præcis

vi har udvidet antallet af lægeambulancer i danmark fra fire i nitten

ni og halvfems til langt over halvtreds nu

at man får god kvalitet ved at have et sygehus alle steder

en løgn som vi vil binde de danske patienter

men der er så en uenighed om det for jeg ser ikke at der er et modsætningsforhold mellem nærhed og kvalitet

erhvervslivets vilkår

få lidt flere ord på er der et modsætningsforhold mellem nærhed

og hvorfor er det at det giver mening at man skal

derfor kan vi selvfølgelig ikke have et partikelterapicenter på alle sygehuse i danmark derfor kan vi jo ikke have alle specialer på alle sygehuse i

specialister der kan tage sig af de alvorligt syge og som kan sikre at man får en førsteklasses behandling når man kommer ind på et dansk sygehus

sundhedsvæsen i danmark af høj kvalitet et sundhedsvæsen som vi har investeret rigtig mange penge i det vi gerne vil er at kombinere den specialiserede behandling på nogle store sygehuse med en tæt nærhed ved hjælp af lægehuse akuthuse ude i nærområderne

antallet af lægeambulancer ved at vi har fået indsat lægehelikoptere de steder hvor der er langt til det nærmeste sygehus og jeg tror sådan set at folk på ærø eller strynø eller i det sydfynske øhav

og flyver dem ind til hospitalet inde i odense end at de

så ikke kan få en førsteklasses behandling så vi går på to ben

at sætte mig ind i hvordan det mon må føles hvis man

se

en uddannelsespant og penge tilbage til samfundet

seniorførtidspensionen indfører vi jo fordi det system

tager højde for at der er nogle der er nedslidte og har behov for at kunne trække sig tilbage

ikke længere kan klare sig på arbejdsmarkedet så har vi jo

som jeg i sidste uge

komme væk fra arbejdsmarkedet vi ønsker sådan set at skabe et rummeligt arbejdsmarked hvor der er mulighed for at

der har mulighed for det og lyst til

sikre at er arbejdspladser i de virksomheder som vi understøtter med vores vækstpakke

gerne med vores seniorførtidspensionsordning sikre at den syv og halvtreds årige som ikke har indbetalt til efterlønsordningen

når fru karen hækkerup siger at der ikke er mulighed for det inden for

ordning der er lavet giver mulighed for at man i løbet af maksimalt seks måneder kan få en afklaring den ordning der er lavet gør at man ikke længere skal ud i arbejdsprøvning men at seniorførtidspensionen kan tildeles på baggrund af eksisterende medicinoplysninger

for dem der er nedslidte og som har behov for at trække sig tilbage

for alle i modsætning til det forslag som socialdemokraterne og sf har hvor man kun kigger på dem der har forsikret sig

bruttonationalproduktet og at det skulle gøre at danmark sådan teknisk set

der fremgår af den historie er jo også at der hvor der er en overraskende udvikling er

at vi i fællesskab gennemfører det her fradrag for hjælp

præcis kan være noget af det der skubber privatforbruget i gang så vi netop undgår sådan en situation

fru ellen trane nørby også bekræfte at det af samme

i første kvartal to tusind og elleve

ellen trane nørby har været inde på i sin tale tidligere er rigtigt nemlig at der er nogle underliggende ting i vores økonomi der faktisk tegner positivt

fremover kan blive udført som hvidt arbejde

at gå ind og hjælpe i den enkelte husholdning

hvis man har behov for det som travl børnefamilie og jeg er helt sikker på

kristian thulesen dahl også siger at det vil være med til at understøtte det private forbrug i samfundet

jeg også fuldstændig enig i de tal om eksporten

første kvartal og også for sidste år som jo ligesom vores beskæftigelsestal viser

i modsætning til socialdemokraterne og sf som jo maler

er negativt og at ingen kan få arbejde og at det er rigtig skidt for alle det står altså lidt i skærende kontrast til en del af det man hører rundt omkring altså jeg

men jeg skal hvis jeg nu læser følgende citat op er hastigt på vej mod en overophedning i vores fagforening er næsten alle jord og betonarbejdere allerede nu i arbejde

person der organiserer de tre nævnte faggrupper i det meste af aalborg kommune og i store dele af de omliggende kommuner

ham der siger det er såmænd formanden for byggegruppen

aalborg kogstad som er inde på lige præcis

for at der kommer overophedning fordi de

ledige inden for hans

sagt at billedet er meget mere nuanceret end det venstrefløjen giver indtryk af

nogle lyspunkter rundt omkring som det eksempel jeg giver her fra aalborg

at vores virksomheder igen ansætter vi har kunnet se i de seneste uger at antallet af jobannoncer er stigende vi kan se at

halvfems ’erne under nyrupregeringen hvor trehundrede og fyrretusind stod uden for arbejdsmarkedet og hvor man jo på det tidspunkt brugte offentlige investeringer til at lave en kickstart

som s og sf præsenterer på det gryende opsving vil kunne presse opsvinget tilbage og sådan set

fru ellen trane nørby understregede sådan lidt alvorsfuldt i et af de første svar at den her regering handler det er også korrekt den her regering har jo været i den fantastisk heldige situation at den har haft et automatflertal i snart ti år så selvfølgelig har man kunnet handle så kan man

lave en oversigt over hvad resultatet

uddannelsesområdet fra en niende plads til en syttende plads der er

ordentlig ungdomsuddannelse den økonomiske vækst er

de sidste ti år blevet dårligere og vi er sådan set også gået ned fra en syvende plads til en ellevte plads i rigdom

resultatet af de ti år statsministeren har haft en central placering i regeringen

om ikke fru ellen trane nørby kan bekræfte at i

år den her regering har siddet har man i alle på nær et år brugt flere penge

ellen trane nørby ikke bekræfte at regeringen opererer med gæld frem

at herre ole sohn skal læse oecds statistik over hvor danmark ligger i forhold til at være det land i hele verden der bruger den største andel af bnp på uddannelse

procent af vores bnp på uddannelse

jo fordi vi har investeret massivt i uddannelse og forskning

mere i år end vi gjorde da regeringen kom til på uddannelse og forskning vi har i år syv og firs

vi har en målsætning om at vi skal nå op på fem og halvfems procent sidste år så vi at det største antal nogen sinde blev optaget på en videregående uddannelse i danmark og det sker

og det synes jeg da at herre ole sohn skulle glæde sig over

trække tal ud af statistikken

vi i årene op til krisen brugte for mange penge men hvis jeg skulle have lyttet til herre ole sohn og fru helle thorning schmidt i de år

den her regering har brugt flere penge end er budgetteret med flot

trane nørby ikke anerkender oecds konklusion som siger at vi på ti år er gået fra en

det er jo meget kontant enten et ja eller nej

at regeringen opererer med gæld frem til og med 2019

ubehageligt at stå på talerstolen mens der kommer telegrammer ind som siger at både det private

og investeringerne falder når statsministeren har holdt en tale

stor respekt for det det er en vanskelig opgave for

altså herre ole sohn må jo finde ud af hvad det er han mener

nok kendetegnende for den politik som sf fører at der ikke er nogen kurs i den overhovedet det svinger fra den ene side til den anden side

og kritiserer i stedet for selv at komme med bud

det land i oecd der bruger allermest på uddannelse vi bruger syv procent af bnp

dygtigere til at uddanne deres unge mennesker

siger vi vil have endnu mere for de penge vi bruger på uddannelsesområdet i kan

herre ole sohn selv når vi tager genopretningspakken med

jo en anerkendelse af at genopretningspakken var en nedskæring på uddannelse og forskning der blev sparet næsten fire milliard kroner på uddannelse og forskning og det

som vi har set i det seneste kvartal er det så regeringens plan endnu engang som man gjorde

den seneste finanslov at reducere forskningsbevillingerne

man skulle betale regningen for krisen fordi man ved at det er en forudsætning for at skabe vækst så spørgsmålet er vil regeringen fastholde sin politik med gradvis at reducere

ved at føre en ansvarlig økonomisk politik

fordi vi gerne vil investere i fremtiden selv med genopretningspakken bruger vi flere penge på uddannelse

i år end vi gjorde sidste år og som jeg sagde til herre ole sohn

det også at danmark ligger nummer en i oecd når det handler om at bruge mest på uddannelse når vi kigger på forskningsområdet

han siger at der er kommet en lille tendens til at

anbefalinger om hvordan man skulle håndtere en krisesituation virkeligheden er at vi har den næstlaveste forventede vækst i de kommende år i oecd det er virkeligheden hidtil har der været

men også igen gjorde det da man skulle finansiere nogle af initiativerne i den såkaldte reformpakke

sig på globaliseringsmidlerne som en del af finansieringen af boligjobordningen

og det der sker i praksis med reformpakken

er at man har valgt at tage nogle af midlerne ud af globaliseringenspuljen til at finansiere boligjobordningen to konkrete nedskæringer

er at hvis vi kigger rundt i danske universitetsbyer

nye universiteter i de fleste af dem sønderborg har fået et nyt universitet vi har fået

bygget nye universiteter i københavn hvis vi kigger på vores folkeskoler

blevet brugt så mange penge på investeringer

renovere og bygge nye folkeskoler

der bruger flest penge på uddannelses og forskningsområdet og det synes jeg da

ikke at vi skal beklage jeg synes jo netop at det indikerer at vi har investeret i fremtiden vi har investeret i uddannelse og forskning og det vil vi også gøre i årene fremover

statsministeren ikke udvandrede i vrede under sin tale det

sagde vi skaffer

at regeringen de sidste ti år

at det er de svageste grupper i samfundet der skal betale hvorfor er det efterlønnerne hvorfor er det de ledige hvorfor er det folkepensionisterne og de studerende

købet når statsministeren for efterlønnernes vedkommende

til at ske

to tusind og seks står ved magt og at befolkningen skal kunne tro på de løfter som venstre giver men det kan man så åbenbart ikke

de svage og de udsatte der kommer til at betale regningen

at vi har lagt et langtidsbudget for det danske samfund hvor vi sikrer at vi har råd til velfærd

hvis den danske økonomi skrider i svinget og vi ender på den samme kurs som irland grækenland og

de allersvageste i samfundet

vi reformer for at sikre at vi har råd til at tage hånd om de allersvageste i det danske samfund

det er efterlønnerne

er de ledige det er de studerende og set med venstres øjne

er det ikke rigtigt at der er et alternativ er et alternativ til at skære ned på

svage grupper der er et alternativ til at skære ned

i stedet for og det er at skabe muligheder for at ganske almindelige mennesker og ikke kun de højtlønnede og højtuddannede i det

er nedslidte jeg spørger igen venstres ordfører

de svageste de mest udsatte grupper der skal betale regningen når venstres statsminister

ikke stole på de løfter som venstre giver

det er hos de svageste det er hos boligejerne det er hos alle dem der skal betale gildet for at socialdemokraterne ikke vil gennemføre reformer ikke vil gennemføre en ansvarlig økonomisk politik

de lande i europa hvor økonomien er allerdårligst

til at sikre at vi som samfund løfter alle den politik som vi har ført fra regeringens side har været med til at sikre at historisk mange er kommet ind på arbejdsmarkedet at det danske samfund samlet set er blevet rigere

og ikke er afhængige af passiv forsørgelse vi har sikret

sig at gå på arbejde vi har sikret at indvandrere som tidligere var marginaliseret på det danske arbejdsmarked er kommet ind på arbejdsmarkedet

som har gjort ikke bare den enkelte rigere

bedre lide den gamle ellen trane nørby end hende i dag jeg synes

lidt hurtig til de korte svar der ikke altid er præcise men jeg har lidt ondt af fru ellen trane nørby

tolv i dag kom der er et telegram som sådan set kredser om det vi snakker om netop at danmark er i recession i andet kvartal har vi altså ikke gang i væksten som fru ellen trane nørby siger men sådan

ellen trane nørby kommentere én sektor nemlig klima energi og miljøsektoren hvor vi jo har haft en nedgang

ellen trane nørby sige at det var forkert at satse og så er det jeg vil spørge venstre er det virkelig rigtigt at venstre ikke mener at vi skal satse på klima og energiteknologi at vi er ved at komme bagefter og at der derfor skal satses endnu mere

og som kan udvikle den til arbejdspladser og beskæftigelse i det danske samfund

det nævner statsministeren også i sin tale

lavet strategisk forskning på blandt andet energiområdet på fødevareområdet på sundhedsområdet hvor vi kan se at når det kommer til velfærdsteknologi når det kommer til telemedicin når det kommer til det stærke offentlig private samarbejde på det område

men i modsætning til sf

som giver mulighed for at alle kan udvikle en god idé til en virksomhed i danmark og det er det vi gør med vores vækstinitiativer hvor vi ikke kun kører en strategi hvor man vælger dem man tror vinder

samtidig skaber rum for at andre kan komme ind og skabe

godt nok mest på centrum venstre siden har fået skabt et guldæg i dansk økonomi nemlig eksport af klima

energiteknologi og

det synes jeg bare er en opgivende holdning specielt i en situation hvor vi lige netop i går fik at vide at tyskland nu vil afvikle a kraften

der målbevidst satser på at skabe de arbejdspladser som vi ved vi kan skabe hvis vores

løsning som vi ser som den rigtige løsning

af miljø og energiteknologi

til andre lande

gå fra oliekrisen i nitten firserne

udvikling i samfundet men ikke bruge mere energi

det er gerne vil kopiere og derfor ligger der også et kæmpestort eksporteventyr

men i modsætning til sf mener vi

skal satse på den grønne teknologi vi vil gerne have gode rammevilkår for hele det danske erhvervsliv og vi vil også gerne sikre gode rammevilkår for den lille iværksætter og de små virksomheder

statsministeren brugte ordet solidaritet vældig mange gange i sin tale jeg synes det er lidt usolidarisk af venstres gruppe

ikke meget mening at ordføreren bliver ved med at stå

talerstol og gentage at det går godt

det giver ikke meget mening jeg synes det er usolidarisk af venstres gruppemedlemmer

virkelig er at sende endnu flere mennesker ud på arbejdsmarkedet ved at forringe efterlønnen

sammenhængen mellem arbejdsløshed og det

føre til at arbejdsgiverne kan ansætte flere altså

enig med overvismanden i at lønnen vil falde

der er kommet i beskæftigelse i danmark jeg ved ikke hvad det er for nogle statistikker fru johanne schmidt nielsen læser for de sidste syv måneder har vi

set haft et fald i arbejdsløsheden i danmark på syv tusind syv hundrede personer

at de telegrammer der også er kommet både i går og i dag viser at eksporten er steget ikke bare sidste år

at de kan se at væksten er kommet igen

danske samfund og så de handlekraftige bud som vi er kommet med fra regeringens side

et stort ønske til debatten i dag og det er at statsministeren i løbet af

at statsministeren forstår situationens alvor og nu lader danskerne vælge ønsker danskerne at fortsætte en kurs hvor regningen for regeringens fejlslagne krisepolitik

til børnefamilierne til pensionisterne og til de unge samtidig med at regeringen

bedst stillede dele af befolkningen ønsker danskerne

blive plads til nye skattelettelser til de bedst stillede

ydmyghed med arrogance og grundighed med hastværk

bogstavelig talt skifter

der slår fast at danmark er i recession

en regering

privathospitalerne blev overbetalt

mere af det samme jeg har mine tvivl og jeg synes det er på tide at spørge vælgerne gennem de seneste uger har regeringen skabt maksimal usikkerhed for almindelige borgere en usikkerhed som er uden sidestykke i nyere tid

som ved hvornår de kan komme på folkepension og om de kan komme på efterløn sådan

har opsagt det velfærdsforlig vi skabte i to tusind og seks

fordi den sikrede efterlønnen som en mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet

det stor livskvalitet og som gav

de samme muligheder som ellers kun er forbeholdt de højestlønnede danskere

helt særligt land det var en bred aftale den var robust den var ansvarlig fordi den stille og roligt gav danmark en højere pensionsalder

aftale fordi den også omfordelte fra de ældre til de yngre generationer jeg var

socialdemokraterne var en drivende kraft i den reform og det omfattende

de er nogle der passer på vores velfærd og passer på at vi stadig har et samfund hvor der er stor lighed vi har set det gentagne gange

på et tidspunkt hvor langtidsledigheden bed sig fast børnefamilierne blev ramt de ældres omsorg blev beskåret

på uddannelse og forskning

som er mere end fordoblet over de sidste to år

lige så stille og roligt trevles

rulles tilbage skridt for skridt

bliver sparet på de danske skoler

en klar værdi nemlig at vi skal være sammen om danmark

det der betaler

vi skal være sammen om at uddanne vores børn og unge bedre

uden ghettoer sammen om danmark det er vores vej og regningen passer

i arbejde mere uddannelse og flere job

og vi bliver nødt til at styre de offentlige udgifter langt

hurtigere end regeringen tidligere end regeringen og opnår strukturel balance allerede i

og kort sagt modernisere danmark fra splittelse til samarbejde

fra stilstand til vækst

år bliver helt afgørende i vores fælles historie

som er kørt træt i sine løftebrud

at regering for de få og ikke for de mange på den anden side står en ansvarlig opposition som har fremlagt en

er parat til at styre den offentlige sektor effektivt og konsekvent og som skaber

for danmark og ansvaret for at vi kommer igennem krisen som en hel nation

skabe klarhed og tryghed ikke at nøle

er at spørge vælgerne

og

og halvfjerdstusind private arbejdspladser de seneste tre år

samtidig vil der være store offentlige underskud så langt øjet rækker resultatet af regeringens økonomiske politik er et danmark der er dårligt rustet til at skabe velstand og velfærd derfor opfordrer folketinget regeringen til at iværksætte en dynamisk erhvervspolitik der gennem langsigtede politiske prioriteringer offentlig private partnerskaber innovationsfremmende offentlig indkøbspolitik og intelligent regulering skaber rammerne for nye private bæredygtige arbejdspladser med høj værditilvækst blandt andet inden for danske styrkepositioner som energi miljøteknologi velfærdsteknologi og it at øge offentlige investeringer i uddannelse og forskning frem for besparelser at styrke det kommunale selvstyre og sikre realistiske rammer for velfærden i kommuner og regioner at skabe langsigtet holdbarhed og troværdighed i dansk økonomi

blandt andet så flere bliver længere på arbejdsmarkedet

vedtagelse vil indgå i den videre forhandling

retfærdig hånd først fru ellen trane nørby for en kort bemærkning

af

at kritisere regeringen

var ny formand for socialdemokraterne hvor hun sagde følgende

der ikke vil fortælle befolkningen hvad han mener … og lidt senere det nye

socialdemokraterne har lagt frem nu

hvor man ikke vil gennemføre nogen reformer på nogen måde hvor man bare lader stå til

der kommer tal ind som siger at væksten er negativ og at danmark er i recession det betyder at det danmark har brug for og det har vi jo sagt i ganske lang tid er at der skabes vækst igen danmark har brug for at vi fremrykker offentlige investeringer som jo ikke vil skabe flere job i den offentlige sektor

og mellemstore virksomheder som skal udføre nogle af de her opgaver danmark har brug for

brug for de sidste to år at vi havde en regering

politisk ordfører for venstre

de sidste to år når vi siger at danmark har brug for vækst her og nu

og brug for at give virksomhederne et løft ved for eksempel at give det afskrivningsvindue som vi har foreslået

skal bygge på at vi lader være at spare uddannelse og forskning

det danske samfund ned i en sort grav

arbejde som hårdtarbejdende danskere yder

helle thorning schmidt skylder danskerne

jeg stod her og talte danmark og danskerne ned så kunne vi nok overleve det problemet er faktisk ganske stort i danmark i dag har de bankøkonomer som jo ellers holder meget af regeringen udtrykt dyb rystelse over de tal der netop er tikket ind

at man tager alvorligt at danmark er i recession

at regeringen ikke på noget tidspunkt i de sidste to år har forstået hvilken krise der skyllede ind over os

danmark har klaret sig bedre end alle andre lande

acceptere at det var fint at man sparede på uddannelse vi har skullet acceptere at der var flere og flere der skulle stille sig op i arbejdsløshedskøen uden at regeringen ville reagere på nogen måde

muligvis inde i en recession

i to år har sagt at vi nu må fremrykke offentlige investeringer så vi kan få gang i væksten og det der undrer mig

at sidde ene parti imod

og kæmpe imod en afskaffelse af efterlønnen

på den økonomiske politik

i forhandlingslokalet og oplevede den hårde ting det var at skulle løbe fra alle løfter til vælgerne

man kunne jo have sagt nej man kunne

er andre måder at løse den her udfordring på vi siger sammen med de partier som vil være med til det socialdemokraterne

sagt nej da man blev bedt om at forringe dagpengene for helt almindelige lønmodtagere

da man blev bedt om at sætte skatten ned for de allerrigeste danskere

trettende maj 2011

at efterlønsordningen ikke bliver ændret hvis fru helle thorning schmidt sætter sig i statsministerstolen

efterlønsordningen ikke bliver ændret

kan vi godt bruge

som dansk folkeparti har sagt ja til det er mig helt uforståeligt hvordan dansk folkeparti vil være bekendt at sende regningen for krisen for en fejlslagen krisepolitik videre til helt almindelige lønmodtagere

bliver udskrevet og til det sidste kryds er sat for

én person i det her lokale som med et snuptag kunne være med til at forhindre de forringelser og det er fru pia kjærsgaard hvis fru pia kjærsgaard ville være med til at forhindre de forringelser som åbenbart

meget hårdt så kan vi forhindre

vil sige klart og tydeligt at hun nu også står på lønmodtagernes side

jeg tager nu ingenting for givet det er jo fuldstændig op til vælgerne at vurdere hvordan folketinget skal sammensættes

under otte og halvtreds år i det her land som reelt ved hvornår de kan komme på folkepension

i den situation og med den økonomiske krise vi stadig har i danmark burde statsministeren spørge

med danmark uanset hvem der vinder valget

os at det sker på en retfærdig og solidarisk måde regeringen har valgt at dem der skal øge arbejdsudbuddet

som ikke må få efterløn alligevel og folkepensionister som troede de skulle på folkepension på et bestemt tidspunkt

hvis vi alle sammen løfter i flok og derfor at en klokkeklar aftale med lønmodtagerne om at

vi ved at danskerne i stedet for arbejder en time mere om ugen

at man kan gå den vej det er faktisk regeringens egne eksperter i arbejdsmarkedskommissionen som giver det som et forslag

hvis danskerne arbejder en time mere om ugen kan man hente femten milliard

frem for at det er lønmodtagerne der endnu en gang skal betale for regeringens fejlslagne økonomiske politik

at tanken om et valg er en vederstyggelighed for de konservative

måske godt forstå

mange opgaver at tage fat på hvis vi får et nyt flertal efter næste valg men en af dem synes jeg er særlig vigtig at fokusere lidt på i dagens debat

de tusindvis af mennesker som på grund af afkortningen af dagpengeperioden sidste år nu kan frygte at ryge ud af dagpengesystemet i juli to tusind og tolv for mange her kan det opfattes som noget der er langt ude i fremtiden

om hvordan socialdemokraterne vil sikre at der ikke er nogen der falder ud af dagpengesystemet på grund af de forringelser som det borgerlige flertal vedtog i folketinget sidste år

er fuldstændig urimeligt i en tid hvor vi bare kan se at ledigheden bider sig fast og der bliver flere langtidsledige at man så vælger lige præcis det tidspunkt til at forringe dagpengeperioden jeg forstår

at aktiveringen også halter jeg synes det er rystende og en af de opgaver jeg gerne vil tage fat på hvis

frem mod et mere moderne og rimeligt dagpengesystem som også sikrer at vi holder hånden under de mennesker

med regeringens system og dansk folkepartis

socialdemokraterne og sf har jo gjort meget ud af at det skal foregå efter grundige drøftelser med arbejdsmarkedets parter

fornuftigt nok men mens tiden går

ryge ud af dagpengesystemet så mit spørgsmål til fru

schmidt er vil socialdemokraterne garantere at der ikke er nogen der falder ud af dagpengesystemet på grund af de forringelser

og det radikale venstre gennemførte sidste år inden man har fået gennemført en egentlig revision af det dagpengesystem vi kender i dag altså en sikkerhed for at det der var hensigten med vko planen om at forringe dagpengene

at valget kommer på det rigtige tidspunkt at vi får tid nok til at ændre de regler som jeg mener er dybt uretfærdige jeg håber vi får mulighed for

jeg håber vi får et flertal så vi kan gå i gang med den her opgave men jeg kan desværre ikke garantere at valget bliver udskrevet tidsnok til at vi får mulighed

overrasket over fru helle thorning schmidts tale

udliciteret spørgsmålet om at danskerne skal arbejde mere til arbejdsmarkedets parter man har udliciteret spørgsmålet om hvilke erhvervsstøtteordninger der skal væk til det private erhvervsliv man har udliciteret den økonomiske ansvarlighed til fru margrethe vestager og det radikale venstre

det her samfund så jeg synes man skulle gå hjem og skrive en økonomisk politik

at man skal tvinge kommunerne til det

at de er bedst til selv at finde ud af det jeg vil henvise ordføreren til

tyve det er et ret stort dokument

ordførerens skyld

vi ønsker en afskrivningsmulighed for virksomhederne så de kan komme i gang med at investere det er væksten

til indtægtssiden og en økonomi kan altså ikke hænge sammen

og derfor agter vi

at styre den offentlige sektor

ønsker vi så

at vi opfatter det som en positiv ting

på folk afskaffer efterlønnen uden at tale med nogen

vi taler om det er altså nationaløkonomi

hele er i orden tværtimod vil det ødelægge konkurrenceevnen jeg har desværre læst fair løsning

det var ikke nogen rar oplevelse

at fru helle thorning schmidt siger

vi har forskellige synspunkter om hvordan vi kommer

hvor der teknisk set er recession i danmark vi har brug for at fremrykke

er brug for at styre den offentlige sektor bedre og vi vil bede danskerne om at arbejde mere

at at mine drenge går i kagedåsen

folkepensionen og dagpengene

årsag til at man overhovedet kunne gå i gang med de forringelser

i to år i sommeren to tusind og tolv dermed

konkret bud

til at vi vil tale med de mennesker lovgivningen vedrører

og beslutte ting hen over hovedet på lønmodtagerne men vi har besluttet os for at vi vil tale med folk

som er moderne vi vil tale med lønmodtagerne om hvordan de kan

krisen ved at arbejde mere

mennesker uden for huset ud ud over at man selvfølgelig kan skælde dem ud men det er sådan set den måde vi

dagbladet holstebro struer fra den syvende juli to tusind og otte hvor

vores politik er tredive minutter til sygehuset fru helle thorning schmidt at afstanden betyder noget

maksimalt femten minutter før ambulancen kan være fremme og tredive minutters køretid til sygehuse den har ikke ændret sig

et beslutningsforslag her i folketinget i den her samling stemte socialdemokraterne imod det som ellers var den helt klare

der har ændret sig

afstanden betyder noget det er vores opfattelse at det betyder noget hvilken behandling man får på stedet og det er i hvert fald vores opfattelse at regeringen som jo har haft ganske lang tid til det ikke har magtet at bringe orden i hele det her spørgsmål det er synd for borgerne i vestjylland at vi stadig diskuterer det her spørgsmål det er synd for hele region midtjylland at der ikke kan komme ro på spørgsmålet om sygehuse vi bliver nødt til hvis vi får mulighed for det med et nyt flertal at finde en afbalanceret løsning som holder langt ud i fremtiden

muligt at finde en fornuftig løsning her

til et sygehus det er vi så egentlig

at der maksimalt må være tredive minutters kørsel

og jeg vil gerne sige igen at selvfølgelig betyder afstanden

hvor hurtigt vedkommende kommer til deres behandling men demokratiet i region

ligesom den folkelige diskussion der har været i region midtjylland

femte år diskuterer den her sag og ikke kan få den landet på en fornuftig måde

og dansk folkeparti igen igen skifter holdning

i forhold til lige præcis den her del det vil jeg forsøge at undgå ved at finde en ordentlig aftale der holder langt ud i

to ud af de fire partier som ønsker at støtte

i en måling der har været her for nylig faktisk regner med at boligskatterne vil stige hvis en rød regering kommer til efter et valg

vil tvivle på hvad man egentlig kan stole på i forhold til en borgerlig regering

han fortalte om at socialdemokraterne helt sikkert ville

en skræmmekampagne om socialdemokraterne

det ville man i hvert fald ikke gøre i venstre

med en skattereform som dybest set forringede vilkårene for boligejerne altså man siger

for dansk politik og derfor er det vores klare løfte til vælgerne at vi ikke ændrer på boligskatten og heller ikke rentefradraget

man ønsker at undersøge boligskatterne i den

med de radikale og sf og enhedslisten der fremgår det jo at man vil undersøge hvordan

regering når vi oven i købet ser to ud af fire partier på venstrefløjen insistere på

hvordan boligskatterne skal indrettes herunder om de

i venstres lejr vi har ikke sagt ja til en skattekommission

venstre har fundet på helt selv vi har sagt ja til at man undersøger hvordan den finansielle krise kunne komme så kraftigt

og derfor ville jeg som venstremand egentlig også interessere mig lidt for

undrer mig egentlig at regeringen ikke vil være med til at undersøge det

at venstre ligesom de gjorde i to tusind og syv

ændrede boligejernes økonomi

når man fornemmer hvor svært det er

rastløshed som hos en kvinde der er bange for at noget er ved at løbe hende af hænde

så kom dog med det forstå det nu jeg vil jo så gerne være statsminister det virker meget forunderligt

det er her med efterlønsændringer og dagpengeændringer

men så i øvrigt ikke rigtig give nogen svar på hvordan det vil forholde sig med hvis hun selv bliver statsminister i det her land hvordan kan det være

for så vidt angår boligskatterne og sige at efter et valg vil boligskatterne ikke stige

der skal man tale med nogen og man må jo se på det vil kæmpe til det sidste kryds er sat på valgdagen

trussel om at efterlønnen skal forringes til ukendelighed og folk skal senere på

så stod vi ikke i den her situation vi er imod de forringelser af efterlønnen vi er imod forringelser af folkepensionen og vi vil kæmpe for at vi kan gå imod de forringelser

forringe efterlønnen og folkepensionen

ansvar at man nu ikke aner hvilken efterløn eller folkepension man får

argumentere imod halvfems mandater

op til vælgerne at afgøre hvad der

efter valget med den aftale vi har lavet

og vi agter at overholde de ting vi har sagt

der kunne gengive et citat fra fru helle thorning schmidt fra et møde i i pædagogernes

hun blev spurgt hvad der skulle ske hvis fagbevægelsen ikke ville være med til at finde de her berømte femten milliard

ved at alle danskere skal arbejde en uge mere om året

så må vi jo tage efterlønnen væk

når vi ikke kan få et klart svar på det ene spørgsmål vil fru helle thorning schmidt garantere at hvis hun sætter sig i statsministerstolen

den usikkerhed der er så kunne de jo bare lade være med at gå ind og forringe efterlønnen

forskellige steder så er

altså nogle få skal yde et bidrag eller

vi skal sikre at vi alle sammen løfter i flok

meget hellere en ordning hvor vi alle sammen løfter i flok

at de foretrækker vores model hvor lønmodtagerne siger ja til at arbejde mere

deler brochurer ud fra kandidaterne

det kan jo nok tiltrække nogle vælgere

men der jo ikke valg endnu og indtil der bliver det

et andet paradoks jeg er faldet over og det er at socialdemokratiet vil sikre efterlønnen til de raske og rørige under påskud af at den er for de nedslidte man vil bevare efterlønnen for de nedslidte

på den måde at folkepensionsalderen stiger i takt med at vi lever længere og prisen for at var selvfølgelig at vi bevarede efterlønnen det var en god og sund ordning og det der skete efter vi havde lavet den aftale

nu har vi skabt holdbarhed i dansk økonomi

til at vi stod i en meget meget voldsom økonomisk

et valg skal vi afskaffe efterlønnen som vi kender den og forringe folkepensionen og

til helt almindelige lønmodtagere det er meget farligt at sende noget af regningen til millionærerne eller bankerne eller andre

skal altid sendes til helt almindelige lønmodtagere jeg synes hverken det er fair

på arbejdsmarkedet skal arbejde endnu mere for at de der er kommet op i årene og er tilmeldt en efterlønsordning men som ikke nødvendigvis er nedslidte ikke nødvendigvis har behov for at gå fra

kan gå fra at de skal betale for at mennesker der godt kunne yde en indsats ikke gør det

i betragtning af at man siger at det er under påskud af at det for de nedslidte

af de ufaglærte som er omfattet af en efterlønsordning kun en tredjedel

virkelig ville gøre noget for de nedslidte var det så ikke bedre at

til dem der kan yde en indsats at det må de gerne blive ved med

det som de konservative foreslår nemlig at vi laver en seniorførtidspensionsordning hvor man hurtigere og nemmere kan få sin førtidspension hvis man er nedslidt det er da en fair solidarisk og social politik over for mennesker der ikke kan mere i stedet for bare at hælde penge ud til nogle

eneste menneske i dette land der hopper på

jeg at de konservative og regeringen taler om efterlønnen som om den

er det den her golfspillende akademiker

lo lønmodtagere der er på efterløn otte ud af

er lo lønmodtagere

mennesker

mange kvinder der bruger efterlønnen

som bruger efterlønsordningen

bruges af alle mulige det er en ordning som meget målrettet bliver benyttet af dem den egentlig var tiltænkt

sige noget om nogle garantier i den forbindelse men

også bare minde om at dem der egentlig har brudt deres løfter til vælgerne når det handler om boligskatter

socialdemokraterne nej det er venstre

blev der sendt en halv million breve ud til danskerne hvori man skrev at hæve boligskatterne at vi ville skabe utryghed

det står venstre helt alene med

pågældende partier

med at brandskatte befolkningen

det virkede muligvis i to tusind og syv

ikke man kan snyde danskerne en gang til i to tusind og syv

skabe bedre transportmuligheder det berørte ordføreren jo også det er ikke sket

ville røre ved dagpengene det gjorde man alligevel

tak

vi gentagne gange hørt fru helle thorning schmidt sige at de mange røde skattestigninger ikke vil ramme almindelige mennesker og almindelige lønmodtagere så bliver jeg nødt til at spørge mener fru helle thorning schmidt at almindelige mennesker er personer som ikke bruger strøm som ikke spiser søde sager som ikke har en bankkonto som ikke kører i bil som ikke ryger som ikke rejser med fly som ikke har den frækhed at pendle i bil til københavn hver dag og så videre

egentlig de almindelige mennesker

og det er det regeringen står for

nu er

danskere som har noget mens man er stort set ligeglad med at det er helt almindelige lønmodtagere der skal betale

eller rettere mangelen på samme nu er jeg lidt ældre end fru helle thorning schmidt så jeg kan huske hvordan det var når

på talerstolen han svarede i det mindste på det der blev spurgt om

altså besynderligt nu har fru helle thorning schmidt stået heroppe og snakket om

alle svarene selv når man går hovedordførerne på klingen om trafikringen rundt om københavn kan man ikke få et svar nu er jeg så

jeg bor i tårnby hvis man bor i tårnby eller dragør

kommer man til at betale til den betalingsring man kan komme sådan cirka fire hundrede og halvtreds til

kunne deltage i noget der ikke foregår i enten tårnby eller dragør

fru karen hækkerup har været ude at sige at så får man en særordning på amager

så vi kan forberede os på valgkampen det kan vi jo så alle sammen

haft en regering som har været sjusket i forhold til indtægtssiden som har givet

ærligt at sige til danskerne at vi bliver nødt til at have nogle flere penge i kassen

man kan få samme service for mindre det kan man ikke det har man aldrig kunnet og vi står nu i en situation hvor vi er parate til at sige til danskerne hvordan det hænger sammen vi bliver nødt til at kigge på indtægtssiden

korte bemærkninger og vi starter klokken

så har jeg bemærket at der har været noget uro om hvem

noget men men hvis partierne har en ganske bestemt prioriteret rækkefølge

medlemmerne op på så må de meddele mig det det kan ikke nytte

tak en af de mest vanvittige og kvindediskriminerende organisationer vi

foreningen holdt jo et større arrangement

danske soldater ligesom organisationen tidligere

der var tale om en meget skarp adskillelse af kvinder og mænd

bagest i salen udenfor var der mange politikere

i strid med vores grundlov der jo taler om at foreninger der virker ved

opløses det som jeg vil spørge fru helle thorning schmidt om er hvordan kan det være at socialdemokraterne

om at opløse hizb ut tahrir

overensstemmelse mellem det man siger og det man gør i folketingssalen

nogle af de ting de får sagt burde slet ikke siges i et land som vores og man sidder jo egentlig og undrer sig over når man ser

de her demonstrationer hvad de mennesker egentlig har tilfælles med det danske samfund jeg undrer mig også over hvorfor man vælger at bosætte sig i et land hvor vi netop har lighed mellem kvinder og mænd der rækker meget langt hvor vi har alle vores frihedsrettigheder om ytringsfrihed og demokrati i det hele taget og hvorfor man synes at

enig med ordføreren i at der er tale om en virkelig frygtelig organisation skulle man forbyde organisationen

regler og love i det her land som betyder at det kun er organisationer som er terrororganisationer og virker ved vold vi kan forbyde ellers er vi ganske large i danmark i forhold til hvilke organisationer vi

om det er smertefuldt at se på de her organisationer

vi nødt til at holde os til lovens bogstav

handler om at opløse

stykke to der tilsiger

bliver at opløse ved dom

skal opløses og

når lovene og reglerne er strikket sammen på en sådan måde at man

til fordel for en opløsning af den forening

om at opløse en kvindediskriminerende

helst tvivl om at socialdemokraterne synes at hizb ut tahrir er en rædselsfuld organisation

de egentlig plæderer for det der så er spørgsmålet er

kan fuldføre bevisførelsen for

jo meget vide rammer i danmark vi har et nazistparti i danmark som får lov til at virke

de danske love og regler er og vi har også hizb ut tahrir så jeg mener at vi er nødt til

de love og regler der skal til for at forbyde organisationen som tingene står nu men vi vil selvfølgelig hele tiden overvåge om de her ting bliver overskredet

så er det jeg egentlig bare spørger hvad er

og hvornår de skal gå i seng tror man slet slet ikke

at mennesker kan finde ud af at leve deres eget liv det tror jeg og derfor synes jeg også det er vigtigt vi får at vide

påtænker man egentlig at komme med fra

danskerne har og vil også altid værne om den frihed danskerne har men det

vi skal diskutere med for eksempel det konservative folkeparti eller dansk folkeparti for den sags skyld at man også på visse områder skal have nogle forbud en af de ting jeg faldt over forleden dag var da vi diskuterede revselsesretten da var

meget imod at man skulle forbyde forældre at slå deres

de var en indgriben i hver enkelt families ret til at bestemme selv

det konservative folkeparti og

var voldsomt imod så jo jeg erkender

hvor vi også traditionelt har været uenige med det konservative folkeparti

hvor mange forbud hvor mange pålæg og mange afgifter

at komme med jeg synes egentlig at et klart svar

jeg spørger bare fordi jeg synes vi har det godt her i danmark

tydeligt at vi ønsker

har vi sagt fordi vi er nødt til at finde nogle midler så vi kan øge behandlingen i forhold til for eksempel kræft

godt at de konservative og venstre har det med at sige

valg og så gøre noget andet efter et valg

cigaretterne og de usunde fødevarer kommer til at stige i pris og pengene skal gå direkte til at vi kan få en bedre sundhed bedre forebyggelse bedre psykiatri og blandt andet bedre kræftbehandling

vælgerne må tage stilling til vi er parate til at sige danskerne som det er og også finde finansieringen til nogle af de områder vi gerne vil prioritere

spændende debat med fru helle thorning schmidt

sagt mange fine ord

man har talt meget om er at alle skal være med til at betale regningen at vi skal være sammen om danmark

sammen ord som jeg kan nikke bekræftende til og det støtter vi meget op om

det er jo bla at vi betaler vores skat det er jo bla

vi har råd til at tage hånd om de svageste vi har i vores samfund

at vi i fællesskab skal være med til at

kan værne om det velfærdssamfund som

for danmark hvis vi fortsat har et solidarisk samfund hvor vi løfter i flok og hvor vi sikrer at når der

så gør vi det sammen

dansk folkeparti var enige med os i

sådan går og siger ved festlige lejligheder

måde hænger sådan sammen

har man med stor systematik og stor præcision undtaget de allerrigeste danskere

millionærerne skal betale lidt ekstra og at bankerne skal bidrage lidt ekstra

så jeg er egentlig meget optaget af at vi løfter i flok løfter solidarisk og havde håbet på at dansk folkeparti var det samme

at vi skulle have et mere skævt samfund

har de undladt at gøre det og de har bidraget til at det i danmark er blevet mindre solidarisk mindre fair

hvad solidaritet er når man viser solidaritet

personligt afkald på noget som så kan gavne fællesskabet

nogle af de rigeste i samfundet

til at tælle dage til at gøre andre ting i forbindelse med lovgivningen

ikke får mulighed for at lease biler i tyskland og

har mulighed for at finde de huller

svineri at der er nogle der udnytter lovgivningen

vi mener at solidaritet er når vi løfter i flok

vi har den faste overbevisning

som ikke bare er den finansielle krise men også

er det vigtigt at vi løfter i flok derfor kan det undre at når vi

at bankerne skal betale lidt mere eller at millionærerne skal betale lidt mere så siger dansk folkeparti under ingen omstændigheder næh nej de synes det er meget nemmere

betale regningen folkepensionisterne skal betale regningen er det solidaritet nej det er det modsatte og med de beslutninger som dansk folkeparti har været med til at træffe

hele taget store fordele til de rigeste jeg synes det er dejligt at vi kommer til folketingsårets slutning og nu kan se at alle partierne har bekendt kulør vi ved

de løber fra alle løfter og vi ved præcis det samme om dansk folkeparti

og som jeg indledte med at sige så håber jeg snart at det bliver vælgernes tur til at give deres besyv med

stillet til mig når jeg står her på talerstolen

de seneste år på grund af den finanskrise som startede på det amerikanske aktie og boligmarked

siden spredte sig til europa situationen efterlod danmark med underskud i kassen på grund af svigtende salg af

en ansvarlig økonomisk politik og afdraget på vores gæld

holdt igen stod socialdemokratiet og socialistisk folkeparti sådan lidt på sidelinjen

uoverskuelig situation

at statsministeren holdt en nytårstale

at man ville afskaffe efterlønnen

fra begyndelsen vi ikke

var vi selvfølgelig til at tale med som vi altid har været i de år

helt fra begyndelsen anerkendt behovet for at finde penge der kunne bringe balance

det synes

med den aftale som efter seks ugers

nu er gennemført

og tyve forhandlingerne jeg vil blandt andet nævne genindførelsen af den permanente kontrol ved den danske grænse

og den nye trussel om masseindvandring fra de tusindvis af asylsøgere som flygter fra de nye demokratier i egypten og tunesien ja man undres måske en lillebitte smule

altid grunde til at søge mod europa for nordafrikanere og arabere

to tusind otte hundrede og ni og halvfjerds østeuropæere

seks tusind og ni og tyve

mere end en fordobling

undtagelsesvis godt tilfreds med den nye danske linje således sagde den svenske finansminister anders borg den tyvende maj til det svenske nyhedsbureau tt

sikre at vi ikke har narkotikasmugling menneskesmugling eller andet som foregår mellem

en grænsekontrol vi selv har formanden

det kan betale sig at genindføre kontrollen ved grænserne jamen naturligvis

kritiske røster fuldblods tilhængere af det grænseløse europa dem der ønsker en eu stat jovist disse grædekoner har naturligvis fældet mange tårer

færre turister altså ærlig talt hvor mange danskere sidder hjemme omkring spisebordet og diskuterer sommerens feriemål og så bliver

genindførelsen af grænsekontrollen er faktisk historisk

er et værn imod kriminalitet

om national dansk identitet et værn en grænse det synes jeg også hører med i den debat

men nu ser det faktisk ud til at lykkes straffen for

omrejsende kriminelle styrkes det skal være slut med at zigøjnerbander rejser rundt i landet og begår organiseret tyveri og snyder turister i hasardspil begår lommetyverier og snyder og fupper sig frem

skal udvises jo hurtigere jo bedre er der mulighed for

kriminalitet skal i det hele taget idømmes udvisningsstraf

derfor intensiveres indsatsen mod bande og rockermiljøet

hvor rockere og indvandrere efterhånden også spiller en alt for stor rolle derfor tilføres politiet yderligere ti million

og rockermiljøet noget af det der skaber meget stor utryghed i hverdagen er de mange indbrud og tyverier der finder sted i private hjem

er værre hvis man er hjemme og bliver overfaldet bundet

ikke længere som den trygge ramme om dagliglivet som det hidtil har gjort derfor gennemfører vi med tryghedspakken også en styrket indsats mod indbrudskriminalitet og tyvebander på en lang række områder indføres der optjeningsprincipper så man ikke som udlænding kan komme til danmark og umiddelbart få del i velfærdsydelser på samme niveau

har fået et økonomisk rygstød der etableres puljer til etablering af

kan modtage en ny og mere skånsom behandling der ikke medfører så store følgeskader som den eksisterende behandling psykiatri og genoptræningsområdet opprioriteres

tyve udfordringen

og fået gennemført mærkesager om grænsekontrol længere straffe udvisning af kriminelle udlændinge og en bedre sundhedssektor dansk økonomi er hvis det eksisterende flertal fortsætter efter et folketingsvalg sikret i det kommende årti

tilfredse med og har medvirket til i dansk folkeparti

hvor vi netop har fået indført skrappere sanktioner

skrappere sanktioner

hvor vollsmose outlaws i den grad provokerer politiet

her styrer vollsmose outlaws

om samfundet og politiet det står

taget ladegreb på våben det er ganske ganske grænseoverskridende

bør fortsat optage politikerne overmåde meget

folketing der kan være enige i den konklusion

mange ord om efterløn jeg kunne nu godt

i aarhus bor kjeld han er en og halvtreds år gammel han startede på arbejdsmarkedet dengang han var fjorten år han arbejder stadig væk som

undtaget for at løfte fliser og arbejde med fliser fordi hans krop

arbejdsmarkedet er det allerede blevet til og mange år venter forude nu kan jeg så ikke

med at gå på efterløn til han er fire og tres år gammel hvorfor skal kjeld

dem der kom først ud på arbejdsmarkedet dem med størst nedslidning

arrig fordi jeg synes at var fuldstændig formålsløst at fru helle thorning schmidt forlod forhandlingerne for velfærdsforliget og seks og hvor finansministeren så måtte opsige det

at vi havde kunnet finde nogle penge på en anden måde men det kunne bare

bliver rykket med

i to tusind og fem nemlig syv og tres år

samme vi har gjort i det velfærdsforlig fra

og seks hvor socialdemokratiet også deltog det er så bare fremrykket

at forringe efterlønnen som dansk folkeparti og regeringen gør man kan vælge at gøre noget andet

jeg synes at det er fuldstændig proportionalitetsforvrængning når dansk folkepartis ordfører står

om grænsekontrol og andre ting

har arbejdet på det danske arbejdsmarked i snart

nogle af dem kommer til at lægge mere end halvtreds år på det danske arbejdsmarked og jeg synes at man

i mennesker med de korteste uddannelser og de hårdeste job der nu skal betale mest for den økonomiske krise eller

om vi i stedet som vi foreslår

det er rimeligt at mennesker der har været på arbejdsmarkedet siden de var fjorten år og i dag har ondt i deres krop

drager et konkret eksempel frem

så nemt at gøre det der findes mange af dem det er der ingen tvivl om

meget meget fint at man har flyttet ham til et nemmere arbejde

fundet noget andet og spørgsmålet blæser bare

det ligesom om den er ude den fungerer

ikke lidt komisk eller lettere komisk i hvert fald den fungerer ikke rigtigt

total mangel på fornemmelse

lige nu når fru pia kjærsgaard siger at keld kan få seniorførtidspension

der er jo ikke ændret en millimeter på kriterierne for

det er rigtigt at sagerne skal behandles lidt hurtigere og det er rigtigt at man får sit afslag hurtigere end man gjorde

en mand der har ondt i knæ og ryg kan få førtidspension jeg kan garantere for at alle der følger den den her debat ryster på hovedet over så eklatant en mangel på viden

forsøger at bilde folk noget ind som ikke holder stik og det er jeg sikker på

professorer i arbejdsmarkedsforhold og andre der udtalte at

det vi har søgt men det var faktisk den frygt der lå hos rigtig mange

fru pia kjærsgaard har efterladt et indtryk af at det ville blive anderledes at få tilkendt førtidspension

nu fair nok

bliver ændret på kriterierne hvad betyder det det betyder at keld og alle de andre nedslidte ikke får deres seniorførtidspension

at gå rundt og sige noget der ikke holder vand ude hos folk der har en forventning om at hvis de har ondt i knæ og ryg

slutte på arbejdsmarkedet med en seniorførtidspension nej det kan de

præcis de som de var

det tætteste vi er kommet i en debat med fru pia i folketinget på en fuldstændig indrømmelse af at den argumentation været fremført indtil nu slet slet ikke

overførselsindkomst og dermed reducere den samlede effekt af tilbagetrækningsaftalen

kravene for seniorførtidspension og jeg kan komme

det er fuldstændig rigtigt at det går hurtigere

have nogen arbejdsprøvning samtidig og det er nok en meget meget væsentlig forskel man behøver ikke at have været medlem af en a kasse for at få den og det er måske i virkeligheden det

er næppe tvivl om at socialdemokratiet og socialistisk folkeparti har den samme opfattelse

ikke har gjort det nemmere at få førtidspension hvis man tidligere kunne få efterløn

ikke spor rystet over

i stand til at ryste mig det er mange år siden

den niogtyvende

understregede herre kristian thulesen dahl i klare vendinger at det var der ikke noget behov for

så være på at nu er det absolut nødvendigt hvad er der sket siden december måned to tusind og ti

jo altså

jeg nogen forlystelsesopgave

ikke til dem der står med armene op over hovedet rent ideologisk og siger

efterlønnen det er noget vi har sukket efter i mange år

aftalen fuldt ud var i hus syntes jeg bestemt godt

man kunne leve med samtidig med at økonomien var på plads

er væsentligt for den velfærd vi gerne

der tre dage i træk den niogtyvende december den tredive december

dahl citeret for at der ikke var nogen grund til at forringe efterlønnen

citeret for

allerdygtigste i dansk folkeparti og det kræver meget at blive det det er

dahl den niogtyvende december den tredive december og en og tredive december udtalte sig på en økonomisk uansvarlig måde

at der er en plan der skal følges hvis man vil have en økonomisk ansvarlighed der blev fremlagt

og tyve plan en to tusind og tyve plan op til årstallet to tusind og tyve

og tyve plan det er lidt indforstået hvor vi tilrettelægger økonomien i de mange år fremover

nogen vej udenom overhovedet

de der tolv minutter om dagen som

socialdemokratiet og socialistisk folkeparti kan vi jo ikke bruge til noget som

femten milliard kr man vil forsøge at skaffe ind på det sat op imod de atten milliard der nu ligger omkring efterlønsdelen tror jeg taler for sig selv

det er rigtige penge og det andet er bare noget der hænger i luften og som alle godt inde i sig selv ved dem der ikke siger det offentligt

at sikre at der også er finansiering til at vi kan lave en stærk investering på sundhedsområdet det kræver

hvis man vil sikre bedre rettigheder til patienterne derfor vil jeg gerne høre

betale for flere lægeambulancer i april lovede sf at de skulle gå

de skulle gå til en del af deres forebyggelsesprogram og blandt andet

være med til at finansiere sund mad i daginstitutionerne og i april ville

skal bruges til konkrete sundhedsinvesteringer

alle mulige forskellige områder men sådan er

dansk folkeparti

socialdemokratiet og den øvrige fløj heller

konstruktivt og fik tingene til at fungere imens solen skinnede udenfor

kan gøre det men det betyder lige så meget

stå på mål for det vi gør

jeg synes at man med god grund kan gøre

det er jo grotesk vi hørte

og tyve plan som regeringen har indgået

dansk folkeparti om og den tilbagetrækningsreform som vi har

i det her samfund hvis budgetterne skrider

god sundhedspolitik

til de socialt udsatte i vores samfund derfor vil jeg blot

det ikke er korrekt at man kun kan købe en god socialpolitik

det mener jeg at socialdemokratiet har meget svært ved det

skatterne bliver sat op forskellige afgifter bliver sat op og det går rigtig

man egentlig havde regnet med på netop velfærdsområdet og sundhedsområdet sådan som man har lovet

med løftebrud jo altså

set sagt nøjagtig det samme i forhold til aftalen fra to tusind og seks

godt vende tilbage til er at man er nødt til at få budgetterne til at stemme man er nødt til at vise en økonomisk ansvarlighed det nemmeste er

og sige vi er fuldstændig ligeglade vi kunne bare

stiger hvor recessionen sætter ind og der ikke er nogen ordentlige nye tiltag til at skabe

set er rimeligt at ældre nedslidte medarbejdere får mulighed for

det er buschaufføren kassedamen

herre carsten hansen og andre nu det

flertal som jo faktisk er et relativt stort flertal det er regeringspartierne det er det radikale venstre og det er dansk folkeparti sagde nu har vi fået det her på plads vi bærer det ned i salen og vi vil gerne have det

så kunne man med virkelig god grund anklage os for løftebrud det kan man med ingen ret

nu det går hen over sommeren

til efteråret skal have et folketingsvalg sådan er det og så kan vælgerne tage stilling

på dansk folkeparti

set rimelig klokkeklare udmeldinger fra dansk folkepartis leder om hvad man ville man ville ikke

mulighed for at gå på efterløn hvad er så det man har lavet nu er det en forbedring for den berømte kjeld som vi

de mest velstillede i samfundet der jo har fået ekstravagant store skattelettelser også

nej samme velfærdsforlig som vi er

må det jo nødvendigvis blive men jeg vil stadig væk fastholde at den bliver rykket det er jo

at det sker fra den ene dag til den anden det er med et halvt år

når de bliver syv og tres år ligesom det var

budgetter skal holdes er det ikke korrekt at budgetterne

næsten hvert eneste år har dansk folkeparti bidraget til at bruge flere penge end der var afsat på budgettet og når man bruger flere penge end der er afsat skal de jo betales tilbage så er spørgsmålet

halveret dagpengene forringet børnechecken og de facto afskaffer efterlønnen og forhøjer pensionsalderen

underskud og overskud som der desværre altid har været

essensen i det er at mens dansk folkeparti har

at betale gælden tilbage

til at gøre vi har faktisk været ualmindelig mådeholdende hvad det angår havde vi fulgt anvisningerne fra socialdemokratiet og socialistisk folkeparti

meget meget værre ud end det gør i dag så havde vi haft grund til at skære endnu mere end det vi har gjort

ud over endnu flere mennesker og socialdemokratiet og socialistisk folkeparti

er jo en kendsgerning sådan er det

sige at socialdemokratiet og socialistisk folkeparti på ingen måde har holdt sig tilbage når det gjaldt om at fortælle hvad pengene ikke blev brugt til og hvordan vi bare skulle forhøje de offentlige budgetter vi har faktisk været mådeholdende i forhold til hvad

tusindvis af mennesker der bliver ramt af

det løfte holdt heller ikke stik

i op til fem år inden folkepensionen

er omfattet af efterlønnen som ikke har nogen muligheder overhovedet også en masse ufaglærte

ikke er omfattet af en efterlønsordning

så det er bestemt anderledes end det fru johanne schmidt nielsen forsøger

schmidt nielsen uanset hvor meget man prøver

som venstrefløjen gør meget ud af og som jeg også synes er i orden en tre årig efterlønsordning så nej jeg vil overhovedet ikke indrømme på nogen måde at efterlønnen

enhedslisten har rykket meget store annoncer ind

forsimplet og forkert version

en enhedslisteretorik

bare i fred for jeg tror såmænd ikke engang at ret mange andre hopper

det passer jo ganske enkelt ikke det passer ikke vi har haft diskussionen mange gange rigtig mange gange her ved åbningsdebatter og afslutningsdebatter og finanslovdebatter

fru johanne schmidt nielsen ved det godt selv om

diskuterer lige nu det er efterlønsmodtagere og jeg tror egentlig ikke at efterlønsmodtagere bryder sig om at blive betragtet som ældre

vælgerne skal forholde sig til det vi lægger frem det vi siger

som jeg sagde før at vi selvfølgelig ikke kunne drømme om at vedtage det på den her side af et folketingsvalg

det bliver en folkeafstemning som nogle har lagt op til det tror jeg ikke det gør men

så man kan sikre velfærden i fremtiden

omkring om renten stiger boligskatterne og så videre

er gået til et parti som igennem ti år

bruge den retorik som man føler er naturlig for en selv og det er da bare helt i orden

som man hele tiden siger fra venstrefløjens at der nærmest er den her massakre den sociale massegrav

de forkerte steder jeg så her i går at der var en avis

sosu assistenter og så videre i kommunerne hvor man ansætter flere it folk flere akademikere og det synes jeg er skævt

og mange af de kommuner som foretager nogle drastiske besparelser har faktisk socialdemokratisk ledelse

og de kan ikke rigtig styre de her kommuner hvad jeg selvfølgelig også synes er en skandale

ikke til at komme udenom det ikke til at komme uden om det faktum at dansk folkeparti har bidraget til at regeringen har kunnet gennemføre ufinansierede skattelettelser der mangler tyve milliard kroner i eneste år

som efterlønnere og pensionister nu er ved

skulle betale for ligesom dagpengemodtagerne ligesom børnefamilierne ligesom alle brugere af den kommunale velfærd gør

de aftaler regeringen har lavet sammen dansk folkeparti fru pia kjærsgaard sagde for lidt siden at man skulle

komme efter dér hvis man ser på hvad der blev lavet

fattigste danskere ikke en krone

bare helt kort hvordan skatteaftalen fra to tusind og syv og de skattelettelser der dér blev givet til de allermest velstillede danskere er finansieret hvordan var den omlægning

at mange mennesker mærker det løbende

at folk skal betale flere grønne afgifter

betale fedtafgifter sukkerafgifter og hvad ved jeg multimedieskat og alle de der ting som vi ikke rigtig bryder os om netop fordi det skulle være en omlægning en fuldstændig omlægning og ikke bare noget der var grebet ud af den blå luft og som vi bare ville gennemføre

at de er givet til de rige til bankdirektørerne og så videre og så videre den måde herre jesper petersen lægger det frem på

jeg det var skatteaftalen fra to tusind og syv

den er langt skævere

syv gevinsterne for de velstillede er endnu større

er en omlægning jeg mener det er en ufinansieret skattelettelse der blev givet dengang den er med til at slå et hul i kassen hvis det fornærmer og

hun vel kunne give en fornuftig forklaring på hvordan pokker den skattelettelse i to tusind og syv

syv hvordan det egentlig kan hænge sammen jeg mener det ikke

eller hvor man ikke kan hitte rede i regnskabet det er ganske enkelt ikke

noget der økonomisk kunne bære og det har vi gjort med de skatteomlægninger og den første skattelettelse som er den reelle skattelettelse

kommer i høj grad fra vores social og sundhedssektor

grupper som har været tidligt på arbejdsmarkedet og har haft hårdt fysisk nedslidende arbejde det er dem der i dag bliver betegnet som kjeld og kirsten

har haft fornøjelsen af at sidde i revaliderings og pensionsnævn

det udsagn som fru pia kjærsgaard kommer med her i dag

det de grupper nu vil blive bedømt på er alene en lægefaglig vurdering

der vil ikke være noget andet end aldersrelateret hård nedslidning

mener at de grupper skulle have tillid til at dansk folkeparti vil varetage deres interesser

dansk folkeparti har accepteret at det her spørgsmål bliver sat på dagsordenen og at det er de her grupper der skal finansiere noget af

fordi de er bange for at den skal eksplodere og jeg mener bestemt det er godt at personer ikke skal ud i en evindelig arbejdsprøvning når man på forhånd

tilbage på arbejdsmarkedet fordi man altså har et generalieblad der viser at

jeg tror det er en god ordning for dem

er nedslidte eller har nogle væsentlige helbredsproblemer at de ikke behøver en arbejdsprøvning

ofte har kunnet give de her grupper deres pension alligevel på trods af de lægefaglige indstillinger

en faktisk demonstration af at de ikke har mulighed for at varetage

fru pia kjærsgaard nu har sagt i skal være med til at finansiere det på trods af at dansk folkepartis formand har sagt velfærdsforliget bliver aldrig genåbnet

nej det kommer ikke til at ske det er halsløs gerning når lene espersen er ude med det emne som hun udmærket godt ved ikke kan gennemføres tværtimod skaber lene espersen utryghed i befolkningen specielt

en situation hvor arbejdsløsheden og statens underskud stiger hvad er det der gør at de her grupper skulle have tillid

når man i den grad har solgt ud af den tryghed som man påstår at have varetaget for disse grupper som er dem der har været længe på arbejdsmarkedet tidligt på arbejdsmarkedet

økonomiske krise som jeg simpelt hen bliver nødt til at vende tilbage til

ganske enkelt er en nødvendighed

sjovs skyld

ikke ideologisk

og jeg tror faktisk at den tryghed som herre orla hav snakker om vil være meget

at de ved at er styr på økonomien at de ved at den velfærd vi skal have fremover

når der virkelig er problemer så

det er for at skaffe penge

har været lidt inde på hvorfor vælger dansk folkeparti at skære

i stedet for at skære ned i de skattelettelser

de penge man nu kradser ind ved at skære ned i velfærden bruges til at gennemføre endnu en skattelettelse til de allerrigeste

rigeste yderligere en skattelettelse

sket en udskydelse af skattelettelserne en udskydelse af skattelettelserne er som fru johanne schmidt nielsen sagde jo ikke en afskaffelse

som i forvejen har fået milliarder og milliarder er indregnet i den

og tyve plan dansk folkeparti nu støtter i den plan hvor man

to milliard kr ikke i et år men år efter år

skattelettelser til de allerrigeste hvorfor vælger man ikke at skære

til de rigeste i stedet for vælger man

at når man har indgået en aftale hvis man finder ud af noget andet dagen efter

når vi har indgået en aftale hvad enten det er om efterløn hvad enten det er velfærd hvad enten det

sundhed hvad enten det er om rets eller udlændingepolitik eller hvad ved jeg så holder vi den

være at jeg bare ville hoppe over til socialdemokratiet og socialistisk folkeparti nej selvfølgelig gør jeg ikke det det kunne jeg da ikke drømme om

lige pludselig noget andet sådan er det jeg synes det var godt at de partier som indgik aftalen i forbindelse med genopretningsplanen kunne udskyde

socialist hvis man mener at de rige overhovedet ikke bidrager til noget som helst i det her land men bare lukrerer på nogle fede skattelettelser på nogle goder

jeg tror ikke at vi skal være så kede af de såkaldt rigeste i det her land

det går altså ikke at man fuldstændig rundbarberer folks uanset hvad

forkert analyse så igen med hensyn til de ufaglærte

hundrede procent samme efterløn som den de havde regnet

de mennesker som er med i

en mange som ikke er omfattet af det

det synes jeg at man glemmer det tror jeg at

man er ærgerlig over at den her seniorførtidspension som vi har drøftet

kom til at bøde for det her

det er som om det her alene drejer sig om efterlønnen det er rigtigt at

meget væsentligt i det her regnskab men det er stadig

tilbage til genopretningsplanen hvor der var mange i mere for forskellige ydelser

jo på glimrende vis fået vist at

og ufaglærte og

er det to tredjedele af de slagteriarbejdere der har mulighed for at gå på efterløn der

assistenter og sosu hjælpere det er tres procent

dansk folkeparti har lavet sammen med regeringen

en seniorførtidspension i stedet for men kan dansk folkeparti ikke se at med den aftale som man har lavet her

der være titusindvis af mennesker der er for raske til at få en førtidspension

de er i dag men som er for syge og for nedslidte

den aftale som dansk folkeparti har lavet med det

sætter man reelt titusindvis af mennesker

bliver rykket halvt år sådan er det men man har stadig væk mulighed for at gå på efterløn jeg synes herre torben hansen udtaler sig som om

muligheder end en seniorførtidspension nu skal man jo heller ikke glemme at for at gå på efterløn

gå på efterløn

rent faktisk tre år lagt oveni inden de overhovedet

efterløn så man har rigtig mange af dem der er

det slagteriarbejdere det er bygningsarbejdere det er social og sundhedshjælpere det er social og sundhedsassistenter

med tre år som minimum inden de overhovedet har en chance for at kunne gå på efterløn det vil sige at dansk folkepartis svar til dem

søge en seniorførtidspension hvis det er sådan

men vi kan se

bliver ændret på kriterierne for at give almindelig førtidspension i dag så betyder det her

på den måde skal afslutte deres arbejdsliv på kontanthjælp hvor de hvis man havde bevaret efterlønnen i den form

at folk nogle en del af den her gruppe

fire og tres år men det bliver stadig væk kun rykket med en halv år alt afhængig af hvor

er henne i systemet og sådan er det

altså den måde som herre torben hansen fremstiller det på er igen en måde synes jeg så

en seniorførtidspension i modsætning til at

som er bedre for den enkelte hvor man ikke skal

et eller andet det er jeg ikke kompetent til overhovedet at udtale mig om jeg skal bare sige at det sikrer personer der er nedslidte eller har helbredsproblemer

afstand fra at fru christine antorini siger at

det er der altså ikke men vi

syv og fyrre milliard kroner det må fru christine antorini jo ikke glemme

der bliver omfattet af det her fordi det har været nødvendigt det er som om man bevidstløst er gået efter en bestemt gruppe

når man siger jeg er småfornærmet jeg er mindste fornærmet overhovedet

jeg bare i forhold til den enkelte

arbejdsmarkedet hvis man som fru christine antorini giver udtryk for ikke sådan

det vi har diskuteret så meget om seniorførtidspensionen

kan tage et arbejde sådan er det

nemmere adgang det er hurtigere

vil vise sig at være lad mig igen så bare afslutningsvis sige at

valg inden for den nærmeste fremtid og senest den trettende november enten kan man give højrefløjen mandat til at fortsætte den blokpolitik der har

dansk politik de seneste ti år hvor stort set alting er blevet aftalt med dansk folkeparti hvor danmark i øvrigt er rutsjet baglæns baglæns på uddannelsesområdet og hvor alt for mange arbejdspladser er gået tabt hvor det bliver børnefamilierne

at sidde tilbage med rudekuverten efter de ufinansierede skattelettelser eller man kan vælge at stemme for forandring ved at give sf og socialdemokraterne mandat til at række hånden ud til et bredt samarbejde om danmarks fremtid hvor vi uddanner os hurtigere og bedre giver folkeskolen et løft og skaber praktikpladser til de unge hvor vi sætter gang i væksten skaber nye arbejdspladser og sammen arbejder os ud af krisen hvor vi alle bidrager også dem i toppen som fik de største skattelettelser og hvor vi skaber en stærk klima energi og miljøpolitik frem for at stikke hovedet i busken og tro på at problemerne bare forsvinder der er i dag to tydelige veje i dansk politik vi trænger til at få renset luften og gjort op med stilstanden i dansk politik jeg vil derfor på sfs vegne opfordre statsministeren til at bruge lejligheden

at udskrive folketingsvalget til afholdelse inden danskerne går på ferie

og tyve forhandlingerne har taget navn efter antallet af involverede partier og løsgængere fællesnævneren i det hele hedder dog dansk folkeparti som bidrager med danmarkshistoriens største løftebrud fru pia kjærsgaard lovede for få måneder siden danskerne at hun ville forbedre efterlønnen

fru pia kjærsgaard lovede danskerne at hun aldrig ville stemme for at borgere der er i halvtredserne skulle have udsat deres pensionsalder senest i en debat med mig i februar i dag støtter fru pia kjærsgaard en udskydelse af folkepensionen for firehundredetusind danskere så den tre og halvtreds årige pludselig bliver pålagt at skulle arbejde tre år mere jeg kunne læse bunker af gyldne løfter op fra dansk folkepartis ledende ledende medlemmer men tiden tillader det

blot konstatere at dansk folkepartis forlig betyder at en tredive årig slagteriarbejder nu skal arbejde til han bliver en og halvfjerds man må håbe han sætter pris på at han fremover får lov til at vise sit pas når han skal en tur over grænsen med sin familie i dag dør den lavtlønnede i gennemsnit ti år før den velstillede og sf har den opfattelse at dem med de hårde job og den lave løn også skal have mulighed for et liv efter arbejdslivet derfor vil vi slås med næb og kløer for at bevare efterlønnen dansk folkepartis løftebrud har skabt en helt ny situation i dansk politik den situation at

vælgerne der kan give en efterlønsgaranti det kan de gøre ved det kommende valg ved at styrke sf og socialdemokraterne vores land er udfordret det er ikke lykkedes for regeringen at sejle sikkert igennem krisen tværtimod den økonomiske vækst i danmark har de seneste år været blandt de laveste i

så vi nu er i recession selv de regeringsvenlige bankøkonomer har med et citat fra ritzau i dag svært ved at komme i tanker om andre lande med samme kedelige tendens citat slut jeg hørte statsministeren

politikere ikke skal dømmes på hvad vi drømmer vi skal dømmes på de handlinger vi

kaste et blik på regeringens resultatliste danmark er rutsjet fra en tredje til en niendeplads

forums årlige rapport over konkurrenceevne oecd’s rangliste viser samtidig at konkurrenceevnen målt på både produktivitet innovation og uddannelse

og endelig er vi røget ud af topti listen over verdens rigeste lande hvor vi ellers har ligget lunt i omkring tredive år det er derfor fantastisk at venstre mener at vi er kommet flot igennem den her krise sandheden er at vi har klaret det dårligere end andre vi er rutsjet baglæns og det ville klæde statsministeren

det fortegnede skønmaleri arbejdspladser er fosset ud af danmark vi har tabt ethundrede og firstusind private job

tre år mens man alt for passivt har set til fra regeringens side

og mellemstore virksomheder som sf og socialdemokraterne selv foreslog for nogen tid siden så det støtter vi i sagens natur men alt det andet er desværre stadig væk meget gammeldags meget borgerligt meget vanetænkende firmaer med overskud skal nu have nye skattelettelser selv om danmark i forvejen har en lavere selskabsskat end alle vore nabolande mens dem der skaber de nye arbejdspladser iværksætterne og

meget gavn af den førte politik eksperterne vender jo derfor også tommelfingrene nedad lavere selskabsskat er ikke en effektiv vej at gå det er den irske model vi vil hellere stimulere væksten i de private virksomheder ved at åbne et investeringsvindue for dansk erhvervsliv konkret vil vi indføre hundrede procents skattefradrag for investeringer i nye produktionsanlæg frem til udgangen af to tusind og tolv det vil betyde at flere virksomheder vil lægge deres produktion her i landet og det vil give nye arbejdspladser

at der gøres mere for at styrke vækstområder som energi miljø og velfærdsteknologi det er de områder som

har udpeget til globale vækstområder og hvor danmark har et stort erhvervsmæssigt potentiale her ligger titusindvis af nye job både til ham med reagensglasset og ham i kedeldragten vi er også parate til at fremrykke offentlige investeringer for at sparke gang i væksten vi vil renovere de nedslidte folkeskoler plejehjem og daginstitutioner nu mens der er ledighed i byggeriet det ville være en solid håndsrækning til de små håndværkermestre og de mange tusinde murere tømrere og elektrikere som i dag står uden job lavere selskabsskat er en dyr en ineffektiv vej til nye job vores vej til vækst er både hurtigere og mere sikker end regeringens investeringer i uddannelse og

er langt vigtigere for virksomhedernes ønske om at være i danmark end en lavere selskabsskat

et dårligt bytte at spare fem million kroner på

uddannelse for at bruge dem på lettelse af selskabsskatten hvis vi vil have flere internationale virksomheder til danmark

skal vi satse på uddannelse og forskning i sf har vi forstået at uddannelse er danmarks vigtigste råstof vi skal lige fra den første skoledag sikre at alle børn uanset deres baggrund får de bedste muligheder for at udvikle og dygtiggøre sig derfor vil en ny regering med sf sørge for at der kommer to lærere i dansk og matematik i de små klasser så der er god tid til alle elever rammerne er også vigtige derfor skal skolerne sættes i stand og undervisningsmaterialerne skal fornys og der skal være højst fire og tyve elever i klasserne på den måde kan vi stoppe den uendelige udvikling vi har været vidner til under denne regering hvor danske elever fagligt er sakket bagud på gymnasierne har eleverne under denne regering oplevet at der er blevet proppet stadig flere elever ind i klasserne enkelte steder har der været eksempler på at elever sidder i vindueskarmene det går ud over vindueskarmene og

undervisningen derfor vil vi sætte et loft over hvor mange elever der må være i hver klasse også på erhvervsskolerne sejler det for regeringen alt for mange unge dropper ud

at man sagde til en ung gymnasieelev fra første g du har klaret dig godt men du kan ikke fortsætte vi har ikke kunnet finde plads til dig i klasseværelset der ville lyde et berettiget ramaskrig men det er faktisk det vi byder unge på erhvervsskolerne hvis der ikke snart gøres noget ved det store frafald på erhvervsuddannelserne vil vi om ti år stå med en bombe under vores velfærdssamfund en ny regering med sf vil derfor opprioritere erhvervsuddannelserne og skaffe flere praktikpladser for eksempel ved at kræve at firmaer der løser opgaver for det offentlige også tager lærlinge ind alle ved at vi om få år kommer til at mangle uddannet arbejdskraft håndværkere teknikere sygeplejersker og lærere derfor vil vi sikre at vi får uddannet nogle af de korttidsuddannede og løftet dem op til faglærte det gør vi ved at sikre at de kan uddanne sig på dagpenge i tre år det vil forvandle fyrretusind ufaglærte til fyrretusind pædagoger byggeteknikere håndværkere

laboranter det vil skaffe folk i arbejde og det vil gøre danmark rigere mens vi andre arbejder for at finde pengene til at lukke hullet efter vkos fejlslagne politik med skattelettelser som danmark ikke havde råd til så kræver liberal alliance og konservative nye skattelettelser for svimlende milliardbeløb konservative vil have skattelettelser for fem og tredive milliard

liberal alliance dobler op de vil have skattelettelser for halvfjerds milliard

derfor vil jeg driste mig til at stille et enkelt spørgsmål til statsministeren om skattelettelser selv om jeg forstået at det er et emne der kan få statsministerens følelser i kog så hvis statsministeren lige har brug for at gå ud og trække lidt luft inden han svarer er det fint med mig men spørgsmålet lyder i al sin enkelhed kommer der nye skattelettelser til de bedst stillede efter et valg hvor statsministeren vil være fuldstændig afhængig af konservative og liberal alliance jeg spørger fordi vi jo tidligere har set hvilken stærk indflydelse de konservative har

rækkefølgen her der er nok

omkring seksten og jeg tror vi er lige omkring de tyvende men rækkefølgen er sådan her ellen trane nørby pia kjærsgaard carina christensen anders samuelsen per clausen jacob jensen

tina nedergaard peter skaarup kristian jensen karsten lauritzen rasmus jarlov

eyvind vesselbo liselott blixt sophie løhde peter juel jensen mads rørvig erling bonnesen og torsten schack

er det fru ellen trane nørby

herre villy søvndal ønsker at samarbejde med

ud fra at herre villy søvndal mener det samme

sort det hele ser ud og hvor problematisk det er

og skattekreditterne for udvikling og forskning som vi indfører

er råd til de fremrykkede offentlige investeringer som

begynder at overveje hvad dagens muligheder er for at give løfter om skattelettelser

foruroliget over det hul det er lykkedes en regering som den nuværende

slå i kassen man overtog faktisk en økonomi i rigtig god form i to tusind og et de ufinansierede skattelettelser og

jo i en af sine korte bemærkninger

hul i kassen at der pludselig ikke var penge til velfærden og man har så udvalgt de forskellige grupper der skal betale der går vi jo en anden vej vi fremlægger en holdbar økonomisk politik hvor vi sikrer at pengene er der inden vi giver dem ud

vi er forsigtige folk og derfor

at den nuværende regering har efterladt danmark i en økonomisk situation hvor vi skal til at rydde op

som rammer de rige som herre villy søvndal står og

og at der ikke bliver gennemført de reformer som vores erhvervsliv

derfor er noget sludder og vrøvl at herre villy søvndal bekymrer sig om

at vi står med en regering der efterlader et af de største huller i dansk økonomi der nogen sinde har vist sig vi står med en række førende økonomer der til politiken inden for de sidste par måneder har udtalt at den mest uansvarlige økonomiske politik i de kunne komme i tanke om

er ført af den nuværende regering hvor den nuværende statsminister jo har haft magten som minister hele tiden

og uden undtagelse har ført en økonomisk uansvarlig politik

er en helt fantastisk situation vi fremlægger så en fuldt gennemarbejdet plan hvor vi finansierer hver eneste udgift

hvis der er nogen der måtte mene at der er usikkerhed

så bliver vi bebrejdet af den regering der har danmarksrekord i økonomisk uansvarlighed

hvor herre villy søvndal og jeg havde en udmærket debat synes jeg

vil kunne gå til valg på ikke at røre ved efterlønnen for derefter at røre ved efterlønnen

hvad siger herre villy søvndal er magten så stærk

villy søvndal er hungeren efter magten så stærk

at man vil blæse på de idealer man

svedt i ganske mange uger for at

fra den før det var den aften hvor fru pia kjærsgaard direkte adspurgt af mig

kunne risikere at få udskudt deres pension i forbindelse med dansk folkepartis deltagelse

helt enig med mig i så spørger fru pia kjærsgaard hvad så med efterlønnen

det her er meget enkelt vi går til valg socialdemokratiet sf og enhedslisten på at bevare efterlønnen som vi kender den i dag og dermed overlader vi det jo trygt til vælgerne det er dem vi kan stole på vi troede faktisk også vi kunne stole på på fru pia kjærsgaard i det her fordi løfterne var så mange var så sikre men det har vist sig at det kan vi ikke og så er det

ud og appellere til vælgerne om at sikre det flertal der gør at der er et flertal der ikke vil ødelægge efterløn og pension

den tredje februar men hvor den blev lavet noget om af

det der er forskelligt fra det her og

er at medmindre dansk folkeparti også på det område vil løbe fra sine løfter

folketing der vil ændre på boligskatten de radikale har et synspunkt det er velkendt

er ikke noget flertal det var der heller ikke på det område der hedder efterløn og pension indtil dansk folkeparti valgte

løbe hurtigere end en hest kan rende fra samtlige sine løfter så gør vi det som er det eneste mulige for os vi går til valg på det der er vores synspunkt nemlig at bevare

siger vi til vælgerne nu er det op til jer nu er det jer der afgør om vi fortsat skal have en efterlønsordning

er læren jo af det sidste forløb at

dem kan man ikke regne med de lover et når de står i uforpligtende tv diskussioner og skriver annoncer men når det kommer til virkelighedens time

er ikke rigtigt at vi ikke bidrager til arbejdsudbuddet vi bidrager på en anden måde end regeringen

lade dem på vej til efterløn og dem på vej til pension betale for de ufinansierede skattelettelser som den her regering har gennemført i tre runder det vil vi altså ikke vi siger at når der skal ryddes op efter krisen skal de velhavende også være med er det ikke en fantastisk situation fru carina christensen at dem som har deres på det tørre dem som har de høje indkomster

bidrager med nul til den oprydning der nu er i gang det er alene dem som har brug for efterløn og pension dem som er blevet arbejdsløse dem som har brug for offentlig service

der skal bidrage til at rydde op efter festen jeg tror at der i danmark er en fornemmelse af noget der hedder social retfærdighed

ønsker ordet fru carina christensen

måde byder ind på hvordan vi sikrer

at vi finder de syv og fyrre milliard kroner vi anerkender udfordringen i to tusind og tyve og derfor har vi møjsommeligt lavet en plan formentlig

hvor vi krone for krone anviser hvordan vi sikrer finansieringen

de udgifter vi gerne vil have og det er jo det der skiller os afgørende

at vi har nogle ambitioner på det her lands vegne vi har en ambition om at genstarte danmark og få gang i væksten vi har en ambition om i modsætning til den nuværende regering som sparer på uddannelse

satse på uddannelse vi har en ambition om i modsætning til den nuværende regering der har nulstillet hele det offentlige område og er i gang med nedskæringer at sikre at der er råd til en ordentlig velfærd

og det er derfor vi har budt ind på en helt anden opgave end

regeringen har vi har ikke alene sikret at der er sammenhæng i økonomien vi har også sikret at der er penge til vækst

penge til at forny danmark det er den store forskel

partier men hos os stadig væk et adelsmærke at

med op mod en og tredive milliard kroner det er så én ting

frem om at der skal spares et af de mest spektakulære

kan vi få for hundrede million kroner konkrete bud på besparelser over for borgerlige debattører det seneste bud vi har fået er jo

alliance går ind for at sænke skatten det var også mit bestemte indtryk at

det opfatter man som et hæderstegn når man siger det så kom herre anders samuelsen til at lave en fejl det kan jo ske i skyndingen

så er det rigtigt at vi synes at det er rigtig klogt at

den vilde vilde skov af råd og nævn der er dukket op under den nuværende regering prøv lige at skrue tiden

med den nuværende statsminister som minister der var der en tese om at man skulle rydde op i den byge af råd og nævn der var det gjorde man så man ryddede op men etablerede endnu flere nye hvor man bare indsatte nogle folk der passede mere til det man gerne ville høre der siger vi bare at der tror vi at der er rigtig god grund til

kigge efter nogle steder hvor vi synes at pengene kunne anvendes bedre end tilfældet er

øge skatterne med sytten

i regeringens egen økonomisk redegørelse

hæves skatterne med omkring en og tyve milliard

i årene to tusind og ti til tretten

som begge to går ud på at hæve skatterne ganske

stiller man så befolkningen over for det valg det er som at få lov til at vælge mellem om

to eller fire meter vand det er garanteret ubehageligt og

her forsøg på at få tavsheden til at sænke sig over de borgerlige debattører

men kom nu bare med tre konkrete

hvor der skal spares

vi forhøjer vores skatter og afgifter med i

fra genopretningspakken som vi overtager men

insinuerer herre anders samuelsen at vi skulle have et ønske om at lukke munden på borgerlige debattører

i sf har vi hele tiden i fantastisk grad været tilhængere af et pluralistisk samfund hvor mennesker med forskellige opfattelser diskuterer vi tror at det er det der gør vores samfund klogere og bedre

opponeret imod er at man udnævner nogle smagsdommere tror jeg herre anders fogh kaldte dem da han var statsminister der vidste bedre end andre folk

rigtigt og forkert for eksempel en herre

der er rigtig god grund til efter så mange år at kigge hele rækken af råd og nævn igennem

nye vilkår og dermed overleve

konservatives repræsentanter nu nærer så afgrundsdyb foragt for ministerbiler som de giver udtryk for det er godt at det er kommet dertil

håber jeg da at herre villy søvndal og fru

sådan

en forringelse af dagpengesystemet som betyder at tusindvis af arbejdsløse i dag kan se frem til at ryge ud af dagpengesystemet i juli måned næste år socialdemokraterne vil lave dagpengesystemet om

sf også være med til at sikre at der

der falder ud af dagpengesystemet i juli måned på grund af de forringelser som

også selv om det kommer til at tage lidt tid at få ændret dagpengesystemet grundlæggende altså vil man sikre at de mennesker der ellers bliver ramt af de borgerliges politik

diskussion om regeringsmagten

det er helt naturligt når højrefløjen går efter magten og har

anden grund synes de samme at der er et eller andet mistænkeligt ved det hvis venstrefløjen

penge som man i forliget mellem v k r og o sparede på dagpengene dem har vi til rådighed jeg deler fuldstændig herre per clausens

når man er rundt i landet og taler med dem der falder

at den familie der indtil nu har haft to indkomster

sikre at vi får et moderne

dagpengesystem skruet sammen så vi sikrer så langt vi kan at de mennesker ikke bliver ramt af det der blev vedtaget af v k o og r det er vi fuldstændig enige

godt risikere at valget kommer sent jeg kan forstå at venstre har lovet

måske kommer det først når fogeden banker på nede i statsministeriet og derfor kunne det komme lidt sent

villy søvndal hvis man nu ikke kan nå at få et nyt dagpengesystem på plads og mennesker kommer tættere og tættere på den falddato ville det så ikke være fornuftigt at sige

for de regler som venstre

før vi har fået det nye system på plads

jeg ville være et godt signal og jeg tror at det ville gøre mange mennesker langt mere trygge

jo godt høre at der simpelt hen efterhånden

skønmaleri statsministeren laver af virkeligheden og så den virkelighed som senest danmarks statistik i dag har meldt

og kommer til at overveje situationen siger nej nu er der alligevel blevet for langt mellem virkeligheden og mit skønmaleri

ikke udelukke som den ene mulighed men ellers kommer

per clausen ret i at så har vi desværre meget kort tid men opgaven er

anstrenge os vi er meget opmærksomme på den situation at rigtig mange mennesker der er blevet ledige

vil blive ramt rigtig hårdt til juli næste år

solidaritet og om at de bredeste skuldre de mest velstillede her i landet

han mener det er udtryk for solidaritet at fru helle thorning schmidt

at undgå at betale moms skatter og afgifter

at forstå hvad solidaritet drejer sig om

bekendt med hvordan fru helle thorning

så det vil jeg anbefale man tager med med

cirkusset her jeg citerer langt de fleste almindelige hårdtarbejdende mennesker betaler deres

men der er også en lille del der har meget meget ondt og gør alt hvad de kan for at smyge sig udenom det kan ikke være

blive beruset af sin egen tale

med situationen efter anden verdenskrig han sagde og jeg citerer der er øjeblikke i historien hvor man træffer afgørende valg vi prøvede det først efter anden verdenskrig hvor danmark blev omstillet til moderne industrination og velfærdsstat man kom nærmest også til at tænke på marshallhjælpen i forbindelse med s og sfs

fik jeg en helt anden association jeg tænkte det var mere nærliggende at sammenligne

i dag for hundrede år siden den enogtredivete maj

blev verdens jo dengang største skib titanic søsat i belfast som bekendt forliste titanic jo senere på sin

lavet en undersøgelse der blev offentliggjort i to tusind og otte dokumenterede

ved at det også er situationen med s og sfs reviderede og tyve plan

udviklet sig i de ti år står vi med et stærkere samfund står vi med en konkurrencemæssigt

stærkere nation nej vi er rutsjet bagud

konkurrenceevne vi er rutsjet bagud

rigdom vi er rutsjet bagud på

derfor står vi ved et afgørende valg skal den

et par andre afgørende og grundlæggende valg skal vi fortsat have et land hvor vi har lige og fri adgang til sundhed eller skal det være sådan som man har været med til

sikre at mennesker der har en sundhedsforsikring kommer før dem der ikke har skal vi fortsat have et land

er to tusind fire hundrede og otte og fyrre

i år end der var sidste år det er nogle

et eller jo heller ikke en morsomhed altså finansministeriet har jo offentliggjort at s sf planen er underfinansieret med minimum to og tyve milliard

så ønsker fru helle thorning schmidt at afskaffe efterlønnen

villy søvndal nu hvor vi ved at det bliver endog meget svært at få danskerne til at arbejde en uge mere om året så det giver femten milliard kroner mere i kassen er hvis ikke det lykkes hvis man sidder ved magten er herre villy søvndal så

og herre kristian jensen skrev på sin facebookside at det her var en rigtig god idé

så at man kun skulle arbejde fem minutter mere om fredagen

en rigtig god idé hvad er der så sket siden den idé kom frem der er sket det at s og sf har gjort det

snakket med fagbevægelsen om man vil være med til det her det har vi fået håndslag på

løsning hvor vi vil sikre

danmark arbejder lidt mere

vi skal målrette hjælpen til dem der har mest behov og derfor ærgrer det mig lidt at

dem der tilfældigvis er i en efterlønsordning

det her skal omsættes i lovgivning jo tydeligere vil det jo

at det her er det totale bedrag

den diskussion vi havde under de korte bemærkninger

ændret noget som helst ved kriterierne for tilkendelse

man får et hurtigere et hurtigere afslag end før man får en hurtigere afgørelse men kriterierne er præcis de samme hvad betyder det det betyder

med kendskab til det sociale område at mennesker der bare

betingelserne for at få tildelt førtidspension er

til fru charlotte dyremose jeg vil ikke være med til at snyde folk jeg vil ikke være med til at

håb hos mennesker der tror at de måske får

man måske kan fru charlotte dyremose bare bekræfte at

og det udelukker en del og for det andet er fuldt arbejdsdygtige så det

af de ufaglærte som vel burde være

at knokle for at mennesker der sagtens kan arbejde

total først siger fru pia kjærsgaard at

tildeling af førtidspension bagefter siger fru charlotte dyremose at de der er nedslidte kan få en seniorførtidspension det hænger jo slet ikke sammen enten kan man få tildelt efter de nuværende kriterier og så vil et menneske der er nedslidt på ryg og knæ få

spurgte jeg fru charlotte dyremose om hun godt ville bekræfte at kriterierne ikke bliver ændret det svarede hun ikke på det anser jeg for en bekræftelse altså har fru pia kjærsgaard ret der bliver ikke ændret en sætning i kriterierne for tildeling af seniorførtidspension og hvad betyder det det betyder at den nedslidte murer den nedslidte slagteriarbejder den nedslidte rengøringsassistent

at der er mulighed for at få en seniorførtidspension

bliver grusomt skuffet den dag de henvender sig til deres kommune

at det er så interessant at sf godt vil kæmpe

der ikke er tilmeldt efterlønsordningen

som herre villy søvndal nævnte i sin egen ordførertale først påstår han

der kommer i uddannelse hvilket er ukorrekt der er flere danskere end nogen sinde der kommer i ungdomsuddannelse og i videregående uddannelse vi bruger flere penge på uddannelse end nogen sinde vi er kommet igennem de gode år

samfund og kom derfor ind i krisen bedre rustet

nogen andre lande vi er kommet bedre igennem krisen end andre lande i nogle lande er

må skære ti og tyve procent ned i de offentligt ansattes lønninger der er vi jo heldigvis langtfra i danmark men det korte spørgsmål jeg gerne vil stille herre villy søvndal er

fru helle thorning schmidt kunne være statsminister med et økonomisk alternativt flertal bestående af

at man sætter sig i de meget omtalte

fantastisk at man selv med en tidligere undervisningsminister skal diskutere et billede der så oplagt er i modstrid med den virkelighed folk oplever derude når fru tina nedergaard siger at der ikke er sparet på uddannelse hvad er virkeligheden så virkeligheden er at stadig flere folkeskoleelever ramler ned på minimumstimetallet virkeligheden er at der i år i forhold til sidste år er to tusind fire hundrede og otte og fyrre færre lærere ansat i skolen derude

unge der står i kø efter en praktikplads

otte tusind eller deromkring det vil sige at rigtig mange af de uddannelsesmålsætninger som er afgørende for at bringe danmark videre

vi vil gå ud og kæmpe for efterlønnen som man kender den vi vil gå ud og kæmpe for pensionen som

kender den det slagsmål går vi ud for at vinde det har vi planer om

gjort en massiv indsats for at skabe flere praktikpladser og alle unge har en mulighed for at komme i praktik enten ude i en virksomhed som følge af regeringens mange initiativer

folketinget dog uden sf men jeg stiller altså

en gang mere mener herre villy søvndal at fru helle thorning schmidt kan være statsminister i en situation hvor det flertal der står bag tilbagetrækningsreformen fortsat er her efter et valg

dermed baserer sin økonomiske

jo få fodnotepolitikken fra nitten firs ’erne til

hvis en statsminister ville skulle tolerere at hun sidder på et flertal uden om sig og

vil kaste alle vores kræfter ind i en valgkamp for at sikre et flertal for det vi synes er det rigtige nemlig at nedslidte mennesker fortsat kan trække sig tilbage på efterløn

vi har lavet posters rundtomkring i byen om det er fordi vi agter at gøre hvad vi kan for at vinde det her slagsmål

har pensionsalderen som den blev aftalt ved

forliget i to tusind og seks det er det vi vil kaste alle vores kræfter ind i frem til et valg

længere er den egentlig ikke altså ethvert parti går jo til valg på de synspunkter

ikke om efterløn men om noget andet

regeringen har gennemført og som jo betyder at der kommer

endevendt sin bolig og

er meget groft og det vil vi gerne signalere meget

men spørgsmålet går jo på hvad socialistisk folkeparti mener om den sag det har været meget meget svært at afæske

røveri men for den sags skyld også et tyveri

ligesom et røveri på en tankstation

vil se på lovforslaget når det kommer jeg har ikke selv læst det

men bare sige at det vi kan se er den lidt paradoksale situation at alt mens man diskuterer højere straffe

sikker på at næstformanden for folketingets retsudvalg også

foregår den modsatte trafik nemlig at man løslader mennesker

stadig hurtigere fordi der ikke er kapacitet i vores fængselsvæsen fordi regeringen ikke har foretaget sig noget

det er jo lidt paradoksalt at blive ved med at udvide strafferammer samtidig med at dem man har fanget og som er blevet sat i fængsel

stadig tidligere undskyld mig det er et lidt

dansk folkeparti måske også

sf og andre partier får mulighed for at tage stilling til det går i al sin enkelhed ud på at man forhøjer

til fem års fængsel for hjemmerøverier

dansk folkeparti regeringen og kristendemokraterne blev enige om at

og socialdemokraterne sagde

er en god idé vil vi gerne være med til så lavede herre villy søvndal grin med tolderne først på

er socialistisk folkeparti

holdning til

efterlønnen var at man forestillede sig at man kunne købe sig aflad på så groft et historisk løftebrud ved at gå ud og lave lidt grænsekontrol

er ikke skygge af sammenhæng mellem de ting så det var såmænd bare den påpegning jeg lavede

ikke et lille møde det var sfs landsmøde det

jeg har så benyttet lejligheden til at sidde og

institution vi har brug for rigtig mange uafhængige institutioner der kommer med gode

er andre helt givet der foretrækker vko sådan er det jo og på den måde er økonomi jo ikke fri af den politiske debat

sådan orienterer også økonomer sig forskelligt man kan

søvndal så lytte til de råd der bliver givet

i væksten i den offentlige økonomi vil herre villy søvndal på linje med regeringen

arbejdsstyrken vil herre villy søvndal påbegynde en nedbringelse af underskuddet på den samme måde som vismændene her roser vil herre villy søvndal ændre politik i

der er et historisk højt niveau hvor der er

investeringer i de kommende ti år

at der var behov for at rydde op i antallet af råd og nævn jeg tror oven i købet han gjorde sig til talsmand for at mennesker nogle gange også kunne vurdere ting selv han gik måske lidt vidt i sin oprydning i råd og nævn

det kan være herre kristian jensen synes det i dag

vi så været igennem et tiår hvor der er opstået knopskud på knopskud vi har fået stadig flere af den type af nye råd og nævn og så siger vi såmænd bare lige så stille

om nogle af dem som er blevet etableret i de sidste ti år har overlevet

at holdbarhedsdatoen

og det er jo ikke et forsøg på at indsnævre

sikkerhed for at vi har et samfund der hele tiden holder rigtig godt øje med hvad vi bruger de offentlige udgifter til

tidligere spurgte om han ville forholde sig til fru helle thorning schmidts bilfiduser jeg vil godt sige til

villy søvndal jo er motorsagkyndig

villy søvndal skilte sig af med fordi hvis jeg ikke tager meget fejl

en benzinslugende bil og så at have en politik om at man skulle

udlændingestramninger udvisningsregler som ligger

slet ikke fornærmet jeg sagde såmænd lige så blidt og på jysk at jeg syntes

tvivl om fru helle thorning

jeg anbefale at man spurgte fru helle thorning schmidt

som politikere rigtig mange store spørgsmål at tage os af krise i verden

den offentlige sektor der ikke har det så godt

forholder vi os til når lovforslagene kommer her i

stramme reglerne for hjemmerøverier så uskyldige mennesker

en alvorlig og lang fængselsstraf

udvisning af kriminelle udlændinge nu strammer på udvisningsreglerne så bundkriminelle udlændinge

om de her stramninger eller er man imod og man kan ingen svar på ingen svar det

at man skal stramme udvisningsreglerne så kriminelle udlændinge lettere sendes ud af landet

gammel vandmelon som er grøn og frisk udenpå men blodrød og rådden indeni

for at finde nogle af ku slagsangene der havde en lignende sproglig dynamik

om en betalingsring og det er rigtigt at vi ønsker ligesom man har gjort i stockholm ligesom man har gjort i london at lægge en betalingsring rundt om københavn for at sikre

i den situation vi allerede er i i dag hvor det er virkelig svært

nå frem og tilbage hvis man forestiller sig

at væksten i antallet af biler fortsætter fortsætter som vi altid har været vant til

at det bliver et spørgsmål om hvornår nogle har det politiske mod til at sige at vi er nødt til at sikre at man fortsat kan komme frem og tilbage i københavn det er derfor at vi

at vi laver en betalingsring og så er det rigtigt så er rigtig mange detailspørgsmål

som vi så selvfølgelig vender tilbage til

socialistiske partier siden to tusind og fire

men det er rigtigt at socialister er der mange af i københavn

er ikke så mange konservative af samme grund nemlig at der har været almindelige frie valg en af de ting man har forholdt sig til ved almindelige frie valg i københavn er ikke alene hvor mange socialister og konservative man gerne vil have

vil jeg trygt overlade til dem der er valgt i københavn

tage stilling til det tror jeg de er rigtig gode til og jeg tror der er en rigtig god grund til at københavnerne

rigtig mange moderate demokratiske socialister frem for konservative efter at

jarlov kan jeg faktisk godt forstå at københavnerne

ret det er helt rigtigt at vi har et brændende ønske

en ny regering

meget bedre end tilfældet er i øjeblikket hvor vi jo rutsjer baglæns

alle de parametre der kommer til at bestemme hvordan vi klarer os i årene fremover så det er helt rigtigt at vi har

at det er svært at få en ny regering uden at man også stiller med nogle ministre det tror jeg også at herre jesper langballe er enig i så er det rigtigt at

ukritisk har plantet nævn og oprettet nævn og efter en periode hvor den tidligere statsminister har advaret imod de mange råd og nævn er rigtig god grund til igen at kigge listen igennem igennem jeg forstår egentlig ikke hvorfor herre jesper langballe er så bekymret over det

vi synes det er vigtigt i et åbnet samfund at alt blive debatteret det gør det jo også medmindre der er nogen der får kolde fødder og ikke vil bringe noget som helst

at se det efter i sømmene og om de her råd og nævn

når vi får en ny regering for at spare nogle penge på nogle råd og nævn

jeg sådan pænt og stille og høfligt har prøvet at svare på de spørgsmål selv de mest underlige af dem der er blevet stillet for eksempel

bestræbt mig på at bevare roen selv når de mest underlige spørgsmål

svaret på det tre gange så jeg tror ikke

af lokalet og derfor ikke hører efter hvad der bliver svaret på men jeg svarer gerne endnu en gang vi har et ønske om

trafikbelastningen i københavn

har man etableret en betalingsring det viser sig at man får sænket persontrafikken i byerne ganske dramatisk til gengæld forudsætter det og det

ligger i vores plan at man så bruger de penge der kommer ind til at udbygge og billiggøre den kollektive trafik så folk kan komme frem og tilbage

jeg stille herre villy søvndal en lille

det her citat vi slipper ikke for højere beskatning af ejendom midlerne skal blandt andet skaffes ved at vægtningen i skattesystemet gradvis forskydes fra skat på arbejde til skat på jord og fast ejendom kapitalgevinster på salg af fast ejendom skal beskattes det kan for eksempel ske ved en skat på avancer ved fast ejendom hvis kontantprisen ved salg er langt større end det som husejeren husejeren oprindelig betalte for huset skal det beskattes som enhver anden kapitalindkomst nu håber jeg at herre villy søvndal kan bevare roen hvem

inden venstre nu endnu en gang op til det her folketingsvalg starter

ved sidste valg i to tusind og syv nemlig at påstå at nogen havde planer om

hæve boligskatten nogle havde

gjorde lige efter valget den nedsatte en kommission og

vi har sagt det meget tydeligt vi har oven i købet husstandsomdelt et brev for at alle skulle være i stand til at forstå det så jeg er glad for at få lejlighed til at repetere det

som det plejer at være men jeg kan oplyse herre villy søvndal om hvem det er

at man vil beskatte boligejerne

at stå og krybe sammen deroppe på talerstolen og tale udenom erkend blankt at alle fire partier som eventuelt kunne få et flertal går ind for en højere beskatning af boligerne end den der er på nuværende tidspunkt det her citat fra fru helle thorning schmidt taler jo sit tydelige sprog det er ikke blot noget med at det vil gøre men også

talerstol for det er den normale facon man diskuterer på her i folketingssalen så vil jeg bare sige at

giver mig lejlighed til endnu en gang at understrege

ikke ændrer på boligbeskatningen ikke ændrer på indkomstbeskatningen jeg er for så vidt ikke i tvivl om at venstre fra nu af og indtil valget kommer og det synes jeg er endnu en grund til at det

ender den med at blive en sandhed men hver gang vi møder den usandhed vil vi svare igen med at vi

hæve boligskatten vi har jo netop fremlagt en fremragende en fremragende plan der

udgift for udgift krone for krone redegør for hvordan vi skaffer finansiering til de ting vi gerne vil jeg er sikker på at hvis herre

vi hæver ikke boligskatten vi hæver i øvrigt heller ikke beskatningen

almindelige indkomster til gengæld

gang i danmark sørger for uddannelse sørger for i danmark igen tager fat på hvad det egentlig er det her land skal leve af

vil han blive rigtig rigtig

per clausen henrik sass larsen sophie hæstorp andersen steen gade morten østergaard kim mortensen benny engelbrecht jesper petersen anne marie geisler andersen julie rademacher nanna westerby johanne schmidt nielsen astrid krag og jonas dahl det burde kunne lade sig gøre med lidt

med lidt orden den første er herre villy søvndal for

kendt sag at de konservative går ind for skattelettelser jeg er sikker på at jeg ikke

liberal alliance er jo næsten endnu stærkere

i ønsket om skattelettelser end de konservative

den konservative ordfører frem til den alliance med liberal alliance og er det vurderingen at man dermed får så stærkt et samspil

være i stand til at sikre skattelettelser i en kommende periode

hele deres hjerte for skattelettelser det

at uligheden stiger dramatisk det er den ene konsekvens

næsten mærke på fru carina christensen at det var en ny ild der brændte da debatten kom ind på skat så kan man vel heller ikke forestille sig at

skattelettelser i en kommende periode

virkelig skulle være den første konservative leder der ikke har styrken til at kæmpe skattelettelser igennem hans forgænger kunne og

må man nok ikke sige men så svag en leder det må man nok heller ikke sige men har så lidt kraft det tror jeg godt man må sige

om reformer og det er særdeles

om ordføreren er enig med vismændene når de siger i

vil kunne gøre finanspolitikken troværdig altså

skal være med til at sikre at renten ikke stiger

vil det koste fem og tyve milliard kroner

procent af bnp specielt når man ser på at efterlønsreformen jo

carina christensen om hvad der er den dybere forklaring på at det skulle forbedre beskæftigelsen i danmark at afskaffe efterlønnen når vi ifølge danmarks statistik har en arbejdskraftreserve på

arbejde og som ikke kan få det hvordan skulle det at afskaffe efterlønnen

andet spørgsmål til fru carina christensen hun siger at ydelserne skal gå til dem der har brug for det er det det der ligger bag synspunktet om at man skal indføre brugerbetaling på lægebesøg og give de rigeste skattelettelser

og fyrretusind mennesker så siger fru carina christensen at i

og tyve plan

venstre og konservative internt diskuterer skattelettelser nu kan ordføreren jo formentlig ikke udvandre på nuværende tidspunkt

lidt direkte forespurgt

at man til sidst har fået det stolte gamle konservative folkeparti

dialog med erhvervslivet

kan det blive en ret svær øvelse når man går i gang

at der i næste valgperiode skal være skattelettelser

at man ønsker at sænke

i danmark og

sige at man ønskede at sænke det generelle skattetryk

nedskæringer på folkeskolerne på vores hospitaler eller over for vores ældre

en slankning af den offentlige sektor

ti til elleve milliard kroner skal findes ved at slanke den offentlige sektor alene i hovedstadsområdet

ud at finde omkring to

million kroner i besparelser i de kommende år

til igen igen

ikke kommer til at give så meget i kassen som de konservative nok går og drømmer om

det er jo også sådan at det er det konservative folkeparti der har haft ansvaret for de to ministerier som har haft størst ansvar for hvor langt vi er kommet i dag det er økonomi og erhvervsministeriet i ti år det er udenrigsministeriet i ti år

jeg spørge fru carina christensen om følgende

fru carina christensen det går godt når danmarks statistik

vi har minusvækst

at vi derved afviger negativt i forhold til gennemsnittet i eu og usa

at der ikke kom en innovationsstrategi fra regeringen

lovede allerede i to tusind og syv og som vi i dag lider under aldrig kom

rigtig skidt og det går dårligere end gennemsnittet i eu og det går dårligere end i usa

er vel den vigtigste oplysning der er kommet til os

i to kvartaler og at vi afviger

jeg ikke rigtig kan forstå at man

den melodi at her går det godt fru kammerherreinde og nu har vi orden på det hele sagen er

i kina i brasilien det er en af hemmelighederne bag at det går godt

som skal ud og lave det her men sagen er at det er fru carina christensens parti og regeringen der har siddet

hvert eneste år brændte fru carina christensen af i sit svar

at hvis man kigger i regeringens egen

og tyve plan finansierer man skattestoppet indtil to tusind og tyve

er det der ikke længere det er ikke indlagt i de økonomiske fremskrivninger

at det konservative folkeparti vil bevare skattestoppet

have ulejlighed med lige at forklare hvor de fem og tyve milliard kroner skal komme fra

under alle omstændigheder få et klart svar

indlagde det i de økonomiske prognoser hvis man tager vismandsrapporten fra i dag og

med 1¼ procent det er det vismændene kalder en systematisk forværring af de offentlige finanser hvis skattestoppets nominalprincip antages opretholdt i al fremtid

fru carina christensen lige har gjort det giver altså en forværring af den offentlige saldo med fem og tyve milliard kroner

det er to en halv gange det beløb

man skal holde for for at finansiere skattestoppet efter to tusind og tyve eller som minimum insistere på at regeringen fremover indlægger det i sin fremskrivning så

den markante forværring af dansk økonomi den massive gældsopbygning der vil komme

det

både ordføreren og finansministeriet og andre får det til at lyde som om det er lyse tider vi går i møde samtidig med at vi altså kan konstatere at der er en recession der har bidt sig fast i det danske samfund vi er bestemt også optaget af at der skal være nogle gode

arbejdspladser men vil

anerkende at en meget vigtig forudsætning for at folk kan komme i beskæftigelse rent faktisk er at de

har en uddannelse der passer til de behov som erhvervslivet

ganske lille eksempel som jeg går ud fra at ordføreren også har lagt mærke til nemlig

for region syddanmark

at man om ti år kommer til at mangle

til at mangle uddannelse er det ikke et problem og

også afkast til samfundet på længere sigt det går jeg ud fra ikke er noget problem for ordføreren

dermed også at hvis man skærer ned på uddannelse sådan som regeringen har gjort kommer det også til at koste

fuldstændig klart får slået fast at der er to forskellige veje

at den nuværende regering og ikke mindst det konservative folkeparti er meget interesseret i at gå en bestemt vej nemlig at sikre skattelettelser det er også slået meget klart fast jeg ville bare ønske at vi i det mindste kunne få den erkendelse at hvis man

en genopretningspakke hvor dagpengemodtagere og børnefamilier den kommunale velfærd betaler en meget stor regning

betale halvtreds procent af den sidst tjente krone altså

betyde at to og halvfjerds procent af sådan en skattelettelse vil gå til de ti procent rigeste danskere fem og tyve procent af den skattelettelse på lidt over fire milliard kroner vil gå til den rigeste procent af danskerne

nemlig at skulle sænke topskatteprocenten med seks procent ingen kan betale mere end

fem og tyve procent af den skattelettelse

kan ikke få nogen forklaring på hvorfor det skulle være rimeligt altså timingen

skære ned på dagpenge på efterløn på børnecheck på kommunal velfærd at det alt sammen

meningsmålinger er de konservative fortsat

så se ud her og nu altså

vi jo sagen om overbetaling hvor regeringen valgte helt bevidst

desværre for små ti procent af

den konservative brugerbetaling inden for sundhedsområdet har de konservative ambitioner om at man også skal betale når man gå ind

at gå til læge med at køre over storebælt eller gå til undervisning

aftenskole der er dog en verden til

køre en tur over storebælt eller gå til et kursus på aftenskolen det er da fuldstændig ude af proportioner at man på den måde kan sammenligne de tre ting

om ikke ordføreren vil svare på om de konservative også synes at der skal være brugerbetaling når man går ind ad

når man bliver hentet af ambulancen måske også

er det den konservative tilgang til

og henter den tilskadekomne er det dér man fra

fru margrethe vestager som radikal ordfører

radikale venstre har fremlagt vores tag ansvar to tusind og tyve

balance i to tusind og tyve og en holdbar økonomi at væksten ligger en procentpoint over prognoserne at den sociale indsats bliver forstærket fattigdomsydelserne skal afskaffes og at vi investerer i forskning og uddannelse både når det

omlægning af skatten sikrer en stærk

vil sikre vores børns uddannelser og velfærd

efterlønnen og dagpengesystemet er en forudsætning for en sund og stærk økonomi

de reformer vi af syv og halvtreds milliard

og derfor foreslår vi omlægninger

afgifter og sundhedsafgifter til gengæld

hos alle partier knap er der blevet sagt skattestop før beskyldningerne om løftebrud og krav om garantier flyver gennem luften

df og sf er så bange for i den diskussion

at fastfrysningen af ejendomsværdiskatten bliver ophævet fra to tusind og seksten altså om mere end fire år det vil betyde at en boligejer i gennemsnit skal betale mellem tredive og halvtreds kroner mere om måneden i to tusind og seksten til gengæld giver det mulighed for at lette skatten for alle

de mest velstillede boligejere men det er jo så også dem flertallet af partierne her i salen fortsat vil give store skattelettelser år efter år efter år

helt igennem lavtflyvende og pragmatisk forslag som det radikale venstre har

vismændene har så sent som i dag foreslået en ophævelse af skattestoppet fordi det vil være med til at gøre finanspolitikken troværdig troværdig det er godt

med gensidige beskyldninger om løftebrud og falske garantier men som det skete med

år to tusind og tyve i regeringens egne beregninger

således med at det er afskaffet og det samme gør s sf

af sporet allerede før den begyndte jamen kunne man så ikke bare diskutere om skattestoppet skal ophæves i to tusind og seksten eller i to tusind og tyve i stedet for at skræmme boligejerne fra vid og sans

ønsker man at stoppe skattelettelser til de rigeste boligejere allerede i to tusind og seksten

som kommer alle til gode eller vil man videreføre det asociale skattestop

penge i statskassen

det er reformer som gør det muligt at investere i forskning og uddannelse det som danmark vokser af

mere tillid til lærerne

flere unge gennem ungdomsuddannelserne uanset om det er erhvervsuddannelserne eller de gymnasiale

intelligent regulering og ikke mere regulering mens statsministeren talte tikkede et telegram ind fra ritzau overskriften

set klart nok dansk økonomi stadig i bakgear pointen var måske lidt teknisk

under alle omstændigheder teknisk set

recession og det skærper endnu en gang behovet

meldingen om teknisk recession er

passerer vi allerede grænsen for at kunne kontrollere klimaudfordringerne i år ni år

og pointen er sådan set enkel danmark skal i gang med en grøn omstilling både fordi der er job

danmark skylder ligesom rigtig mange andre industrialiserede lande at bidrage

det er udtryk for international solidaritet

ikke nøjes med en energiaftale vi har brug for en klimareform

vi ønsker også at få afstemninger om forbeholdene over for det europæiske samarbejde det er især akut på retsområdet

europaspørgsmål men venstre og konservative fører dansk folkepartis politik

k et valseskridt tilbage

arbejder for at få deres holdninger gjort til virkelighed

er at venstre og konservative lader det ske igen og igen

jeg ved faktisk ikke hvad der egentlig er venstre og konservatives politik når det kommer til strengere straffe og kortere afsoning til grænsebomme til skrub af bonus til skærpet optjening af folkepension eller hvad det nu kan være

og jeg kan se hvad venstre og konservative siger ja til igen

danmark skal være stærkere menneskeligt og økonomisk

afskaffelse af fattigdomsydelserne noget kan vi gøre politisk men andet afhænger af de mennesker som vi er og det vi gør

til den der tager telefonen i en livslinje

vasker alle trøjerne og sokkerne når holdet har været i gang med

økonomers råd vi stoler på vores medmennesker

glæder vi os til at forhandle politikken og forhåbentlig finde brede flertal for

tankegang jeg synes fortsat at det er klogt at stemme radikalt hvis man gerne

set ikke socialdemokratiets formand i gerne at ville føre socialdemokratisk politik

det jeg til gengæld også har noteret mig er at der

set med radikale øjne at ende i den bedste af alle verdener nemlig at vi får en ny regering med

igen bekræfte at det er en rigtig god idé at stemme radikalt

de udfordringer som krisen har bragt med i det danske samfund og derfor kan det jo også undre såre

en kaptajn uden kurs

og så det skib man er hoppet på

siger herre morten østergaard gennem reformer af efterløn og dagpenge

kunne overbevise rød blok om siden man er hoppet på det her skib uden kaptajn med kurs

vi spurgte fra radikal side om vi kunne være forligspart da det element af den radikale plan blev drøftet af venstre konservative og dansk folkeparti der blev takket nej til det det var ikke en mulighed

vi stemte selvfølgelig for det i salen fordi det længe har stået på vores liste over en vigtig

god aftale og vi håber som jeg sagde til fru carina christensen at komme i den situation

og at der samtidig er flertal for at gennemføre tilbagetrækningsreformen

at at gennemføre de her reformer er et spørgsmål om at have viljen til at finde løsningerne

jo erkende at vi ikke fik efterlønnen afskaffet fuldt og helt

men når det ikke kunne være anderledes må jeg sige

meget glad for den løsning det blev fordi den efterløn der bliver tilbage

jeg håber da efter valget hvis der er flertal for det

vi kunne overtale andre partier til at deltage i det fordi

havde været bedre hvis både dagpengereformen og efterlønsreformen var blevet til i

tage sådan som vælgerne nu tilrettelægger det

dem der bestemmer mandatfordelingen efter et valg

inderste af sine knogler

handler om boligskatter

at man vil have gennemført en ansvarlig økonomisk politik

om tilbagetrækning selv om jeg godt ved at både jeg og andre radikale taler utrolig meget om efterlønsreformen og tilbagetrækning har vi altså ikke tunnelsyn vi kan ikke kun se efterlønnen vi kan også godt se andre ting der er andre ting i verden og

vælgerne vil det kan vi komme i en situation hvor vi både kan få en ny regering

samling af pakker der er kommet slingrende ud af finansministeriet de seneste uger i

meget godt eksempel på at der er store dele af regeringens økonomiske politik som vi er uenige i vi er uenige i nulvækst vi synes ikke at man skal spare på forskning og uddannelse

til handicappede børn vi synes ikke at det er nogen særlig god idé at gøre folk fattigere

rigtig rigtig mange mennesker som bare bliver fanget i fattigdomsfælden

give nogle få eksempler på at der er et meget mere sammensat billede end efterlønsreformen i sig selv selv om den er god og vigtig

på nettet allerede inden for syv år

og jeg er sikker på at der er nogle ældre

ikke vil kunne finde ud af det og jeg synes at

venstre bør overveje om ikke det er noget af et overgreb

for ældre mennesker der er vant til at tage telefonen

betjene de forskellige selvbetjeningsløsninger

komme hen et sted hvor man kan få hjælp til

at udfylde de forskellige ting der skal udfyldes det kan enten være et sted

være forskellige andre steder så man kan få den rådgivning der gør at man selvfølgelig fortsat kan

med offentlige myndigheder som er nødvendig

at betjene sig selv og gøre det over internettet

pensionister som ikke lige sidder ved computeren

læste at næstformanden herre morten østergaard havde sagt at så kunne enten børn eller børnebørn bare komme forbi eller også måtte man bevæge sig en tur

altså forstå at det radikale venstre gør sig sine overvejelser hvad jeg synes er meget fornuftigt og jeg håber bare at man følger op

i stikken mange vil aldrig nogen sinde bevæge sig ind på det område jeg tror

år frem i tiden før vi kan se at vi alle sammen er på nettet

meget vanskeligt og en grænse som man ikke kan overskride

at hvis børnebørnene kommer til at bo i et andet land eller

jamen så bliver det lige pludselig meget relevant at kunne betjene sig af det

handler om børn og børnebørns velbefindende og det at holde kontakten så kan man også bryde nogle barrierer jeg tror ikke det bliver en hjertesag at komme i kontakt med kommunen

andet er at jeg tror at de næste generationer af ældre har en anden holdning til det jeg tror

når medlemmer af folketinget og vores ligesindede og

være en helt anden holdning selv når man ser på præsidiet i folketinget

kan man jo se at der er en meget stor optagethed

formanden er afskåret fra at deltage i debatten

man er meget glad for og meget stolt af at man nu har fået om ikke afviklet efterlønnen så i hvert fald næsten fjernet den

bare spørge fru margrethe vestager om

indtryk på hende at vi i dag har fået at vide at beskæftigelsen faktisk falder i det her land at der er

at der kommer tyvetusind flere arbejdsløse hvordan skulle det ligesom løse de problemer vi står over for at vi skaber flere arbejdsløse det er jo det vismændene meget klart siger tyvetusind ekstra arbejdsløse på grund af den aftale fru margrethe vestager har lavet samtidig ved vi

og femogtredstusind i arbejdskraftreserven hvor stor skal arbejdskraftreserven være før fru margrethe vestager er tilfreds

vil det at der bliver en midlertidig stigning i ledigheden

også være gældende hvis man laver en øgning af arbejdstiden i den gennemsnitlige arbejdsuge

har en meget lille aktiv sektor hvor folk pisker rundt i et hamsterhjul

del af befolkningen som de facto er lukket ude fra arbejdsmarkedet

er et langt godt fleksibelt arbejdsliv i stedet for et kort nedslidende og hektisk arbejdsliv

at få gang i offentlig private partnerskaber og se hvordan innovationen kan komme som noget der også spirer i nogle af de store investeringer

kan skabe den vækst og de virksomheder der gør at vi alle sammen bliver rigere for det er sådan set forudsætningen for rigtig mange af de andre ting vi gerne vil

at det er mangel på sammenhæng at man laver

når man ikke med de samme partier kan lave en aftale der vil forbedre arbejdsmiljøet og skabe en udvikling

at der bliver brug for mere arbejdskraft for det eneste fru margrethe vestager får ud af at lave en

dansk folkeparti om

intet udviklings og beskæftigelsesperspektiv er i regeringens politik og så er det vel ikke særlig

og enhedslisten hvor enhedslisten

lang lang lang kø af arbejdsløse og så skal de en ad gangen gives et job af en central

ser vi ikke på det fra radikal side vi tror faktisk det er vigtigt at arbejdsstyrken har en bestemt størrelse gerne en voksen størrelse det er det

sige trenden i den økonomisk politiske historie de sidste

mange mange mange år at arbejdsstyrken har været stigende og det har været en del af baggrunden for den vækst og velstand der har været i danmark

er meget meget afgørende

derfor jeg ikke kan genkende det billede men jeg deler da fuldstændig ærgrelsen over at lige så snart det radikale venstre er gået

der bliver tilbage at forgribe sig på de midler der er sat af til at forebygge

det er da en af grundene til at vi er særdeles betænkelige ved

som vko har aftalt med hinanden

rengøring og andre tilskud til middelklassen

det er finansieret af nogle af de midler der skulle gå til at forebygge nedslidning

det her med at de rigeste boligejere får

at grundskyldskatterne er steget og steget hvert eneste år og

loft over der er grænser for hvor meget kommunerne kan sætte den op men rigtig mange kommuner har benyttet sig af muligheden for

det skattestop der har været på ejendomsværdiskatten for os at se

er det vigtigt at gøre op med det stop fordi vi mener det har haft en skadelig effekt det

medvirkende til boligboblen altså til nogle meget meget store prisstigninger som har gjort det svært for nye boligkøbere at komme ind og som har gjort at man har fået nogle priser som var helt urealistiske i forhold til det markedet i virkeligheden

at at standse nogle skattelettelser det er også at få et mere sundt boligmarked specielt når alternativet ikke er at lægge pengene i statskassen men derimod

at anvende dem til lettelser i skatten på arbejde

at liberal alliance og det radikale venstre

er at når venstre konservative s og sf kan finansiere

lettelse på ejendomsværdiskatten så synes vi

kunne gå til at lette skatten på arbejde fordi vi tror det har langt mere positive effekter end at lette skatten på boliger

boligejerens side

til at betale mindre i skat i de her år

som har fået nogle massive skattelettelser igennem årene

når man tager det hele med grundskyld ejendomsværdiskat rentefradragsforringelse som kommer nu og dertil kan man så lægge stigende afgifter i forbindelse med skattereformen der findes vel ikke nogen boligejer hvorom

simpelt hen bare er flertallet om at gøre at der er fuldstændig tryghed og sikkerhed om boligejerens økonomi fordi den har ændret sig meget i de sidste år

nu begynder ændringerne i værdien af rentefradraget for alvor at slå igennem det er der slet ikke nogen tvivl om og det er jo derfor at vi med fordel kunne have en mere

lav tone og pragmatisk debat om

som jeg synes er interessant er at vi havde en periode hvor

også hvis man bliver en time længere eller tager en vagt mere eller hvad det nu kan være

lette i ejendomsværdiskatten vi synes man skal bruge de penge

til at lette skatten på arbejde så bliver det jo lidt en strid om ord

fru helle thorning schmidt og herre villy søvndal har præsenteret det der skal sætte gang i væksten i danmark er ikke

jeg ret sikker på skyldes

vestager har så stor indflydelse jeg skal bare høre hvornår fru

på boligskatteområdet og vores ideer om at lette skatten på arbejde

udløbsdato med et varsel på over fire år det synes vi er et meget pragmatisk

vi tror ikke at vi nødvendigvis får vores vilje hundrede procent i øjeblikket har vi ni mandater vi håber at få flere

at det heller ikke er udelukket at der kan blive brug for at fremrykke offentlige

vi kan ikke forudsige hvordan konjunkturerne

sådan som det ser ud nu finder vi ikke at der er brug for det men det kan vi bare ikke vide jeg tror det er meget vigtigt at man forsøger at tage pejling af hvad økonomien har brug for

boligforhandlinger tidligere på året at der absolut ikke var plads til eller brug for noget som helst

andet sted er underligt men det må være et udtryk for at regeringen vurderer at konjunkturerne er dårligere end de var

at det som var slagnumret fra fru helle thorning schmidt og herre villy søvndal nemlig at fremrykke offentlige investeringer ikke er med i den vedtagelse

søvndal selv har prioriteret jeg er helt sikker på at det store slagnummer som de har gjort ud

jeg er helt sikker på at det

hvilke andre elementer af det

bliver der tonet rent flag det er også interessant på udlændingepolitikken jeg glæder mig til at se hvilke andre radikale fingeraftryk der sættes på den politik der ellers er blevet præsenteret som nagelfast og ikke kunne ændres et komma i

man forhandler vedtagelser når herre torsten schack pedersen deltager i det

samlet katalog over alt vi måtte være enige om og at man kan konkludere at alt hvad der ikke er nævnt

vi synes det er en aldeles udmærket vedtagelse fordi den rummer de helt centrale elementer som vi står med nemlig at danmark er udfordret i bund og grund der er brug for en vækst og innovationsstrategi der er brug for at man

fortsætter bestræbelserne på at reformere danmark

skose mig for at der ikke står noget om boligskatten hvorfor gør der så ikke det jamen det gør der så ikke i den her vedtagelse men det her er nu en gang det

løsning to tusind og tyve sammen om danmark står at en ny regerings første og vigtigste opgave er at øge væksten og beskæftigelsen først skal vi gennemføre en kickstart af dansk økonomi for at komme ud af krisen og kickstarten består i fremrykkede investeringer på ti milliard kroner

de samme partier der fremgår det ikke med et ord sådan kan man jo selvfølgelig bare blive overrasket men nok om

vedtagelse her hvor det der er deres allervigtigste slagnummer i den plan

eneste ord det er dog forunderligt nu til noget helt andet

at fru vestager de seneste uger har slået sig

partistøtte hun har endda formuleret det i et brev hvor hun har bedt om at

med henblik på øget åbenhed det synes vi

rigtig positivt

konstruktivt til mit spørgsmål til fru margrethe vestager i den sammenhæng går så på om hun vil opsige det forlig hun har med socialdemokratiet og de konservative

større åbenhed så vil det radikale venstre være bundet op

uanset om det gælder til partier eller til enkeltkandidater om det gælder et lokalt led eller hvor det er

altså behov for at vælgerne i videre udstrækning kan

har jeg tænkt at jeg vil bede om at vi kan holde et møde for at finde ud af hvad

tværtimod synes jeg det ville være utrolig klædeligt for det danske folkestyre hvis alle partier kunne finde ud af hvordan

jeg tror at vælgerne ville sætte pris på at alle partier var forpligtet på det og ligesom gav til kende at de synes at det var fair nok at vælgerne kunne følge med i hvor

men ikke desto mindre kan det jo alligevel udtryk for at tingene er flettet sammen på en måde så

ikke rigtig sker noget derfor

at vi knokler videre med ønsket om større åbenhed både

bagerbrødet der bliver delt ud på torvet om morgenen

som vælger eller kan gøre sig bekendt med at det er fagforeningen der giver al mulig konstruktiv bistand til det men når det kommer til stykket og folketingsvalget er

reglerne og reelt skaffer større åbenhed

forlig der så er nu mellem de tre partier

inden et folketingsvalg så man har frie rammer også fra de radikales side til at indgå

det er bedre at forsøge at ordne det i mindelighed fordi vi jo som sagt har den der lidt underlige situation at

kristian thulesen dahl jo så tage initiativ til

i bestræbelserne og også i ønsket om at

at folketinget deler sig op i en ny forligskreds og nogle der står uden for men at folketinget handler på baggrund af en gennemlysning af hvad man egentlig

i andre lande har man nemlig langt mere vidtgående regler så borgerne kan følge med i hvor

synes det er meget klædeligt at vi alle sammen ligesom er indstillet på at

nogle regler vi skal følge i stedet for at nogle ligesom kan sige vi har fremlagt

uanset om det er penge der kommer fra faglige organisationer

give et stort beløb eller om det kommer i form af morgenbrød tryksager eller klingende mønt

meget gerne arbejde videre med det og som sagt

sige at i øjeblikket er økonomien det suverænt vigtigste emne

i

hos den konservative spørger er der dog et blandet forhold

meget afgørende er at fra at vi begyndte at tale om

at afskaffe efterlønnen til i dag er der sket den meget

som har betinget sig at være regeringsparti for

det gør jo at det måske kan lade sig gøre og ende

at det som vi står for og den aftale som vi har lavet

både med en knivskarp social profil for dem der

eller nedfældet i sten at skattetrykket skal være det højeste i verden eller

set at danskerne betaler nok i skat men vi har bare det meget nøgterne forhold

finanser og til kommunernes indtægter og hvad vi har

de er ekstremt presset i øjeblikket

er tiden ikke til at give yderligere skattelettelser men det giver til gengæld rigtig god mening at bruge vores skattesystem sådan at skatten virker

kan man i højere grad styre det og det har vi i den grad brug for apropos

låner og låner når statsministeren siger at vi har penge i hånden til at betale regningen

jeg læst den seneste vismandsrapport

og fem og firs hvor vismændene

noget vi politisk kan styre selv hvis det hypotetisk set skulle kunne lade sig gøre at gennemføre det så er det under forudsætning af

i samme takt som lønindkomsterne altså skal satsreguleringen afkobles for det

de offentligt ansatte proportionalt med stigningen i arbejdstiden med andre ord det er politisk urealistisk

er fru margrethe vestager enig i vismændenes konklusion

så det skal jeg ikke kunne sige vi har kvitteret for den del af s

hvis der kan laves en trepartsforhandling hvor der så ligger femten milliard kroner netto på bordet når parterne rejser sig igen som et bidrag til en stærkere dansk økonomi

men vi ved bare ikke i detaljen hvordan det kan ske

så bliver vi nødt til at afskaffe nogle fridage eller flytte bededag hen på en søndag eller hvad

mere i den humoristiske afdeling men vi har bare kvitteret for det jeg har selv haft den erfaring at trepartsforhandlinger er en måde

selv om jeg har haft nogle reservationer om effektiviteten af det

hvis den kan gennemføres hypotetisk set som vismændene

konkret så regner de radikale ikke med

når parterne rejser sig jeg synes jo at man skal

meget lang tradition noget af det som tit bliver lagt frem er jo fælleserklæringen fra nitten syv og firs som handlede om hvordan man får vores lønkonkurrence

så det ikke bare bliver en opgave for politikere men også noget som

bare man skal forholde sig åbent til det og sige fair nok hvis de penge er der netto så

hvis det skulle gå sådan

og socialdemokraterne at det rent faktisk er en god aftale

holdning til efterlønnen tror jeg er kendt

ønsker ikke efterlønnen afskaffet det gør radikale venstre og det er derfor vi har forpligtet os til den aftale som vi har

at økonomien får et solidt bidrag

at der bliver en mulighed for

i nedslidning får adgang til selv at søge om en seniorførtidspension og få adgang til at få en afgørelse inden for en relativt kort tidshorisont det betyder at også folk som ikke har betalt til efterlønsordningen kan se sig selv som nogle det danske samfund tager hånd om hvis deres arbejdsliv har været nedslidende det synes jeg er er rigtig gode argumenter men nu må vi jo lade vælgerne tale og jeg håber så at vi får det dobbelte flertal som jeg har omtalt nogle gange nemlig både et flertal for en ny regering

får valgt fru helle thorning schmidt til statsminister

lader sig jo ikke overbevise om det så tror fru margrethe vestager selv på lykkes at fastholde det

s sf og enhedslisten gå til valg på

bliver vi alle sammen nødt til at tale sammen så er vi pisket til at forhandle for at finde fælles løsninger

deri gennemgår de jo konsekvenserne af en gradvis

at man fjerner efterlønnen gradvis

meget interessant resultat den siger at på kort sigt vokser arbejdsløsheden med tyvetusind personer og så falder arbejdsløsheden altså merarbejdsløsheden gradvis frem til to tusind og fyrre under den forudsætning at reallønnen holder sig

to procent lavere end det den ellers ville have været altså

højere arbejdsløshed

er effekten af en gradvis fjernelse af efterlønnen er fru margrethe vestager stadig væk stolt af

den udsigt der er til en stærkt faldende arbejdsstyrke risikerer at betyde at hverken private eller offentlige virksomheder kan få de medarbejdere som man har brug for for at sørge

produktion eller sørge for at børnene bliver

det kan man jo så se på på forskellige måder men jeg tror fortsat at at det gode man får ud af det

være så godt at det opvejer de ulemper der selvfølgelig også er forbundet med det sådan er det jo der er ikke ret mange ting der kun har positive sider forbundet med sig

radikale venstre er en rigtig god idé

og tyve plan og der står jo at der kommer til at mangle halvtredstusind

arbejdsstyrken med inden den begynder at stige igen

at der i danmark er tohundrede og femogtredstusind personer tohundrede og femogtredstusind

har man accepteret så og så mange flere i en given arbejdsløshedskø

var min pointe min pointe var at den her reform vil have meget positive effekter også i forhold til at sørge for

jeg ved godt at vi ser meget forskelligt på de økonomiske mekanismer

den økonomiske model som enhedslisten betjener sig af og den som det radikale venstre betjener sig af og sådan

jeg synes det er helt afgørende at flere bliver trukket ind

vi foreslår en langt mere håndholdt beskæftigelsesindsats så den enkelte oplever at der er fokus på

at der bliver en stærkere indsats for at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet det er også derfor vi har

at folk faktisk får en bonus for at komme ind på arbejdsmarkedet så de også skattemæssigt får

og dansk økonomi det sidste er nok

klimadanmark to tusind og halvtreds

er lavet sammen med den øvrige opposition

er der en plan om at lægge en kørselsring

omkring københavn som ifølge de oplysninger

vil medføre tusind kroner om måneden i udgift hvis man nu forestiller sig at almindelige familier kører cirka femogtyvetusind

det koster tusind kroner i kørselsafgift og tusind kroner

dem der transporterer sig fra a til b men vi ser det

den enkelte både er bilist cyklist togpassager og buspassager og en af de ting som vi har været meget optaget af

der er mennesker som bor i områder hvor der ikke kører busser længere

komme fra a til b det er måske den diskussion vi har brug for at få

stedet for at få en skræmmekampagne som handler om at uhhh nogle vil forhindre mig i at bruge min bil

folk til at bruge de muligheder der er for kollektiv trafik der hvor det er hensigtsmæssigt men samtidig sørger for at man kan bruge sin bil

skal foretages udeomkring de køber ofte nye biler fordi

de kører rigtig meget der er sælgere som kører halvtredstusind

er jo fuldstændig vildt er det virkelig noget der fremmer dansk økonomi og

og at de mennesker der tager ud og sælger produkter for andre firmaer også skal gøre det

skal overveje på hvilken måde det skal fungere for erhvervsdrivende som ikke har det som en

transport til og fra arbejde men som en del af deres erhverv

er vi selvfølgelig meget åbne over for at diskutere og med den interesse

som dansk folkepartis ordfører har for

jeg må forstå det som en interesse for

i hvert fald længere end det meget meget meget

år han arbejder som murer og han døjer som vi siger i jylland både med

at løfte fliser og arbejde med fliser fordi hans krop ganske enkelt ikke

sådan er kjeld og sådan er hans arbejdsliv

næsten fyrre år på arbejdsmarkedet er det allerede blevet til til og mange år venter forude det var en kritisk indledning af fru mette frederiksen

være rigtigt at kjeld skal vente

være rigtigt at han skal vente til han bliver syv og tres

hvad er det radikale venstres svar til socialdemokraterne

det kan også være at han aldrig nogen sinde har indbetalt sit efterlønskontingent og derfor aldrig ville kunne komme på efterløn men til gengæld har brug for

er et system som sikrer en førtidspension for de mennesker

er slidt ned og som mister erhvervsevnen det er en af de ting som

vi fra radikal side har været meget optaget af i hele efterlønsdebatten og i diskussionen om

ikke nedslidt nedslidt er noget man bliver uanset om man betaler efterlønskontingent eller ej

derfor er det vigtigt for os at der bliver gjort noget på det område efterlønnen er en særlig ordning som jeg ikke kender nogen paralleller til

at hvis en går på efterløn som tres årig svarer den årlige udgift til at undervise tre børn i skolen

det synes vi ikke er holdbart når vi mangler

arbejdsmarkedet vi ser inden for ganske ganske kort tid at rigtig mange går på pension og at det er meget små årgange

om efterlønnen men jeg synes også at fru margrethe vestagers svar udstiller hulheden i oppositionen og de

om den efterlønsreform der er indgået aftale om om boligskat og om en økonomisk plan der ikke hænger sammen vi har

arbejdsmarkedets parter man budgetterer for højt med en aktieomsætningsafgift man tror at investering i uddannelse giver fem milliard kroner allerede i

det udstiller simpelt hen at

radikale venstre ser forskelligt på efterlønnen

respekt for at andre partier har andre holdninger

jeg står for og jeg synes det er vigtigt at partierne lægger deres holdninger frem så må vælgerne tage stilling til dem og så må man tage pejling af hvad det

har vi ikke sådan et tunnelsyn der gør at vi kun kan se efterløn

og det er måske den sammenhæng

jeg nogle gange savner

venstre og konservative synes der skal bære danmark frem det er jo de diskussioner vi

giver mening at vi enten skal være røde eller blå

her diskussioner

diskussion om hvordan vi bag lukkede døre og med

nogle aftaler som så kan blive stillet op over for hinanden som enten røde

selvfølgelig den radikale holdning til det og vi synes godt at man kan overveje at se på om de afgifter vi har på flytrafik

de rigtige også fordi flytrafikken

set ikke noget helligt ved at afgifterne er på en eller anden bestemt måde det der er vigtigt for os

at der er en række af de grønne afgifter

vi foreslår som spørgeren vil være dybt dybt uenig i og mene er dybt skadelige

man egentlig får et konkurrencedygtigt erhvervsliv for

handler det jo også om at udfordre erhvervslivet

se hvordan vi kan føre penge tilbage se hvordan vi kan investere i at få et grønt og bæredygtigt erhvervsliv

til københavn til hovedstaden det er alle erhvervsvirksomhederne

satses så meget på turisme og man kan se at

det de kan få nogle sociale overførselsindkomster

og det kan være mange mange forskellige ting jeg synes

jeg har stiftet bekendtskab med fra bornholm på det seneste altså hele den oplevelsesøkonomi

har nogle kreative erhverv som

også har national betydning

så må man tage diskussionen ligesom vi har haft lange og intense og nogle gange også meget følelsesladede diskussioner om

og så tage det forfra og tage diskussionen

flytrafik er fordi der er nogle typer af flytrafik som er meget

den anden dag hvor jeg til min

læse at det radikale venstre mener at tiden er løbet

mener at det skal nedlægges fordi

hvor er det rent faktisk man kan finde et andet frivilligt organ hvor der er halvtredstusind mennesker der stiller

afvikling af trafik omkring nogle store begivenheder

den lille holger i nordjylland nordjylland forsvandt der kom de inden for en halv time og var med til at

hvor kan ordføreren pege på at der er et frivilligt organ der er så hurtigt og effektivt

optaget af så i den forstand kan man sige er

at sikre en effektiv trafikregulering eller

rene strande hvis der sker en ulykke det der bare

er gratis at opretholde hjemmeværnet det koster mange penge hvert år og derfor

har vi bragt det her forslag på bordet

at se at vi har meget store finansieringsbehov inden for den professionelle del af forsvaret som løser livstruende opgaver også uden for landets grænser

om ordføreren har andre ideer men noget af det som

hele det spørgsmål som nu også er gjort til genstand for analyse nemlig hvilke andre dele af forsvaret

og der var det nu engang vores grundholdning at det her måske var et af de mindre smertefulde steder selv om

hjemmeværnet kan have sin berettigelse

stilling til hvem der bliver væk

uanset hvad og leder efter de folk der er blevet

alle de ældre mennesker som desværre bliver væk

forsvaret for nu kan jeg se at man også

være til stede det er en indsigt man

resten af livet når man har været værnepligtig

ind for en fuldstændig

er en suspension af værnepligten og analysen er jo sat i gang på hvilken måde kan man gøre det og hvad vil det kræve det er en del af det forsvarsforlig som en meget stor del af folketinget

men det har gjort indtryk på os at man i tyskland har forladt værnepligten at man i en række andre lande har forladt værnepligten for at få

for forsvaret så man rekrutterer på en anden måde og så man også giver

et forløb inden for forsvaret som er hensigtsmæssigt i forhold til de opgaver som skal løses jeg tror det

er så vores grundholdning og vores synspunkt

og så må vi se hvad der kommer ud af den analyse der kommer

er folk som er trukket ud ved et nummer uanset at det ikke

højdepunkterne indtræffer i år indtraf højdepunkt allerede i starten af er jo ret fantastisk at både statsministeren og venstres ordfører kan nå at holde længere indlæg om hvor godt det går og

gang i væksten når man nogenlunde samtidig kan konstatere at bruttonationalproduktet er faldet at beskæftigelsen falder

arbejdskraftreserven det synes jeg alligevel er godt klaret at man så kan beskrive det som om det går rigtig godt det andet højdepunkt var som sædvanlig da herre villy søvndal blev udsat for de borgerlige partiers angreb

vi hørt om at herre villy søvndal er en farlig socialist man er faldet noget af på den i dag

var det mest herre villy søvndals synlige optagethed af ministerbiler der fyldte debatten

sige at så er det måske rigtigt når statsministeren siger at nu kan vi ikke bære mere af det samme det er måske ikke os der har brug for en pause eller fred for regeringen det er regeringen der har brug for fred for den opgave som man har med

regering i det her land i hvert fald

tegner debatten i dag et tydeligt billede af at vk æraen i dansk politik står ved sin afslutning

ikke sige at afslutningen er køn med stigende desperation klamrer man sig til taburetterne det ene luftkastel efter det andet præsteres under stor hurlumhej selv om kendsgerningen er at flertallet er væk

for vælgernes dom der forhindrer at der udskrives valg

ser vi i enhedslisten frem til valget meget tyder på at enhedslistens muligheder for at arbejde for en solidarisk økonomisk politik en ambitiøs klima og miljøpolitik og en anstændig udlændinge og flygtningepolitik i folketinget vil blive langt bedre efter

fremgang og det ser ud til et nyt flertal hvor enhedslisten

de seneste ugers begivenheder har i hvert fald dokumenteret indholdet i vks politik dem der aldrig blev inviteret med til festen skal betale regningen for finanskrisen mens bankdirektørernes lønkonti svulmer sendes regningen til de arbejdsløse til de lønmodtagere som har knoklet hele deres liv til de uddannelsessøgende og til alle dem der er afhængige af den offentlige velfærd

dansk folkepartis formand fru pia kjærsgaard har sagt offentligt at hun er stolt det var svært at få øje på stoltheden i dag men måske kan man alligevel godt forstå at fru pia kjærsgaard

når hun ikke skal stå ved det i folketingssalen

har sat en helt ny standard i form af vælgerbedrag og hykleri

regningen for skattelettelserne til de rigeste er sendt videre til de grupper som aldrig er blevet forkælet

skullet betale til dem dansk folkeparti altid har påstået de forsvarede reelt er efterlønnen afskaffet i stedet for at skaffe arbejdspladser til de arbejdsløse øges antallet af arbejdsløse fordi venstre konservative dansk folkeparti og de radikale har vedtaget at det er bedre for samfundet at mennesker er arbejdsløse end at de får efterløn der skabes jo ikke en eneste ny arbejdsplads ved at reducere antallet af efterlønsmodtagere og pensionister men der bliver flere arbejdsløse vismænd har i dag sagt at der bliver tyvetusind flere og det skaber heller ikke en eneste ny arbejdsplads at fratage de arbejdsløse deres forsørgelsesgrundlag efter to års arbejdsløshed men det skaber rigtig nok flere fattige så flere arbejdsløse og flere fattige er konsekvenserne af de aftaler

konservative dansk folkeparti og det radikale venstre har lavet de sidste to somre konsekvensen af regeringens politik er også at lønmodtagernes andel af samfundskagen reduceres med fem procentpoint frem mod

tyve cirka hundrede milliard kroner flyttes fra lønmodtagerne over til arbejdsgiverne det er konsekvensen af politikken og afkortningen af dagpengeperioden og tilbagetrækningsreformen skal yderligere presse lønnen

lægger ikke skjul på hvad formålet er som han sagde i et forsøg på at være pædagogisk

med tohundredetusind men på lang sigt vil lønnen tilpasse sig den ny markedssituation og så vil beskæftigelsen igen stige sagde han i et forsøg på at være pædagogisk spørgsmålet er så

arbejdspladser stiger igen fra nitten tre og halvfjerds til nitten tre og halvfems steg arbejdsstyrken med trehundrede og tyvetusind der kom

af disse tyve år steg arbejdsløsheden med over trehundredetusind

rigtig rigtig mange år før øget arbejdsudbud fører til

om detailregulering og kravet om udbud og privatiseringer fører til at flere og flere ressourcer bindes i bureaukrati

begrebskontor hvor dygtige mennesker spilder deres tid

sosu assistenterne slæber rundt på lange beskrivelser af hvordan man kun skal tørre støv af på vandrette flader

mange sekunder man må bruge på dette om måneden alt sammen fordi den offentlige sektors serviceydelser skal kunne sendes i udbud det kræver at priser og ydelser kan sammenlignes og kontrolleres

at vi gør op med et regime hvor de privilegerede forgyldes på andres bekostning hvor nedskæringer og et bureaukratisk helvede ødelægger den offentlige service og arbejdsglæden for de offentligt ansatte

står for et klart alternativ til denne politik vi vil skabe nye arbejdspladser gennem investering i energibesparelser vedvarende energi og kollektiv transport arbejdsløsheden skal nedbringes som et led i at løse klimaudfordringen gennem etableringen af en fremtidsfond finansieret af en mere effektiv beskatning af nordsøenergien hvor a p møller og de multinationale olieselskaber har et ekstraordinært overskud på seks og halvfjerds milliard kroner siden to tusind og tre

en fremrykning af beskatningen af en meget lille del af pensionsopsparingen skaffer vi midler til grønne investeringer der kan skabe over halvtredstusind nye arbejdspladser hvert år de næste fem år for vi står nemlig fast på at klima og miljøudfordringen skal løses vi skal nedbringe vores ressourceforbrug og vores forurening vi vil skabe plads for udvikling og velstand for de fattige mennesker på kloden vi vil overlade en jord til

som giver mulighed for fortsat udvikling og velfærd i enhedslisten opfatter vi den offentlige sektor som en ressource hvor der hver dag produceres værdi til glæde for os alle jeg har faktisk mere glæde af at vi har et godt uddannelsessystem en god ældrepleje gode vilkår for vores børn i børnehaverne

end af at få nye skattelettelser så vi i mit lille hjem kan købe den tredje fladskærm

samme i skat som de gjorde i to tusind og ni det vil give syv

at kommunerne ikke behøver at skære på velfærden men det handler ikke kun om flere penge til

service det handler også om at slippe de offentligt ansatte fri for den kontrol den mistro og det bureaukrati der alt for længe har præget har præget

godt slippe medarbejdere og brugere af den

service fri og lade dem selv tage stilling til hvordan arbejdet konkret skal udføres

lov til at bestemme hvordan vi vil leve også selv om vi på grund af alder eller sygdom er blevet afhængige af andre menneskers hjælp valget mellem forskellige udbydere skal erstattes med selvbestemmelse over ydelsens indhold vi vil afvise angrebet på efterlønnen og forringelserne af dagpengesystemet skal rulles tilbage umiddelbart efter næste valg skal vi suspendere

konservative dansk folkeparti og det radikale venstres afkortning af dagpengeperioden sådan at de tusindvis af mennesker der frygter at falde ud af dagpengesystemet i juli to tusind og tolv sikres så har man tid til at udforme et nyt dagpengesystem

revolutionen i de arabiske lande er årets positive begivenhed den viser at kravet om retfærdighed demokrati og respekt for menneskerettigheder også opstår i lande hvor de vestlige magthavere magthavere jo havde indstillet sig på at støtte korrupte diktatorer for at sikre vestlige økonomiske og politiske interesser disse revolutioner understreger behovet for en ny aktivistisk udenrigspolitik støtte til demokratiske folkelige bevægelser aftaler der understøtter lokalbefolkningens muligheder for social udvikling og sikring af menneskerettigheder skal træde i stedet for krigseventyr der aldrig fører til noget godt vi har brug for et brud med ti års borgerlig ørkenvandring enhedslisten ønsker en solidarisk økonomisk politik en ambitiøs

klima og miljøpolitik og en anstændig

udlændingepolitik det kræver ikke bare et nyt flertal det kræver ikke bare at ministerbilerne bliver fyldt med nogle andre mennesker det kræver at

får en helt anden politik og det er det vi håber på at få når vi får valget om ikke andet så den dag fogeden står og banker på statsministerens dør og siger nu kræver grundloven og valgloven

så ringe har den nuværende regering og den nuværende statsminister været

nogen grund til at stille ekstra krav for at få en ny statsminister derudover vil enhedslisten selvfølgelig forsøge at opnå politisk indflydelse og jeg mener nu

beskæftigelse arbejdsløshed og den offentlige sektor som godt kunne give fru carina christensen den tanke at enhedslistens

det sjove jo bagefter nemlig når vi skal til at føre politik

da klart at enhedslisten vil stille krav vi vil stille krav om at de arbejdsløse ikke falder ud af dagpengesystemet vi vil stille krav om at der investeres i miljø og klima nye arbejdspladser vi vil stille krav om at der sker en genopretning og forbedring i den

sektor både i form af flere penge til offentlig service og i form af større frihed jo jeg kan forsikre fru carina christensen om at vi har mange mange synspunkter på hvilken politik der skal føres i danmark og dem vil vi fremføre også under en ny regering vi håber så på at fru helle thorning schmidt vil erkende at når et parti peger på hende som statsminister så er der en rimelig forventning om at vi også får indflydelse så det har jeg en stor

store vogtere for de mest udsatte i vores samfund og har gjort meget ud af

lave en ekstraordinær forhøjelse af overførslerne hvis det ender med at den gennemsnitlige arbejdstid måtte blive hævet

sige at herre ole sohn

hvis kampen mod ulighed

og vi har jo heller ikke sagt at vi er enige alt hvad socialdemokraterne og sf eller det radikale venstre kunne finde på det er helt klart at vi vil kræve at der ikke bliver større forskel

arbejdsløse får og det man får i løn vi vil kræve at der bliver

hvis man læser lidt længere nede i de forskellige tekster

socialdemokraterne og sf da har sagt at de er

at vi ikke skal skabe større ulighed men at vi skal skabe større lighed og så må vi diskutere hvordan vi når dertil men jeg kan love fru ellen trane nørby at enhedslisten

til en politik der skaber større ulighed

så vil vi få en politik hvor man vil investere i arbejdspladser i stedet for at afskaffe efterlønnen så vil vi få en politik hvor man vil rulle de dagpengeforringelser som blev vedtaget sidste år tilbage

vi få en politik hvor der faktisk vil blive flere penge til service i den offentlige sektor end det venstre konservative og dansk folkeparti ønsker

få en politik der ligger meget tættere på den enhedslisten ønsker sig men vi ved da godt at det bliver hårdt arbejde at sørge for at enhedslisten

omsat sine mandater til øget indflydelse så vi faktisk kan få skabt yderligere forbedringer for de arbejdsløse yderligere arbejdspladser en yderligere forbedring i den offentlige sektor men udgangspunktet er uendelig uendelig meget bedre

dengang

dermed også er enig med det radikale venstre i at

jeg og enhedslisten er fuldstændig enige i at vi selvfølgelig bør beskatte de arbejdsfri indkomster der kommer ud af at eje jord og fast ejendom vi har så en lidt anden opfattelse af

for vi mener at det skal ske når man realiserer værdien og ikke løbende fordi der er den uenighed har vi jo foreslået at der skulle nedsættes en kommission som skulle arbejde med hvordan man kan sikre

set et synspunkt jeg undrer mig over kan være særlig kontroversielt men det har vi men det er rigtigt at

den del af skattestoppet som omfattet boligerne

i det øjeblik man sælger boligen

fortjenesten

det vil jo i en masse situationer gøre at der vil være folk i ejendomskvarterer hvor man

komme tilbage til det fru ellen trane nørby var inde på i forhold til at man ikke støtte initiativer der skaber større ulighed vi kan konstatere at det

handler om at man skal øge arbejdstiden med en uge

ikke regulere overførselsindkomsterne tilsvarende øger uligheden

clausen taler med noget uld i mund og er svær at blive klog på her kan vi finde ud af om enhedslisten dermed siger nej til det

støtter det det er heller ingen hemmelighed at vi har fremlagt klare bud på hvordan man kan løse de økonomiske udfordringer som danmark står over for på anden vis for eksempel ved at fokusere på

tohundrede og femogtredstusind mennesker der i dag står og gerne vil have et arbejde og ikke kan få det det ville jo skabe betydelig mere værdi end at der er den ene eller den anden der arbejder tolv minutter eller en time mere

mig bare sige omkring det med boligskatterne som

som også vil betyde at rentefradragsretten vil

nøje på de fordelingsmæssige konsekvenser og jeg kan love herre kristian thulesen dahl at de rige oppe i nordsjælland

slippe billigere når enhedslisten kommer igennem med de forslag vi har til hvordan

af

larsen har nævnt nogle ganske udmærkede krav

stille fremover et af dem ved jeg i hvert fald positivt at

får vedtaget efter et valg hvis vi får et nyt flertal nemlig at få starthjælpen afskaffet og det er vi jo glade for det er bare endnu et eksempel på at også når vi snakker udlændingepolitik vil det faktisk være at foretrække

en socialdemokratisk ledet regering frem for den vi har

sf regering og det er jo meget godt at vide at det

kommer flertal for det jeg må med beklagelse sige at når jeg

urimeligt sf burde vide bedre de er selv gået ind for det engang

eller stikke i og det samme gælder i øvrigt boligbeskatningen

vi ikke stiller forslagene en af de ting som er rigtig

en afgift for at køre i bil og bruger den til at skabe bedre og billigere kollektiv trafik så tager man jo ikke

nej man træffer en beslutning om at man vil sikre at det fremover bliver sådan at det bliver billigere og bedre at bruge kollektiv trafik og dyrere og forhåbentlig også dårligere at køre i bil og det fører jo så til at vi begynder at løse nogle af de klimaudfordringer der er på transportområdet hvor venstre jo bare har det synspunkt at man

enhedslistens principprogram på

eksempelvis afsnit otte

hvor der står at da socialismen vil fjerne de økonomiske og politiske

på et venstrelandsmøde hvor begejstringen næsten ikke var til

meget om en grøn revolution

historisk bevidsthed end herre rasmus jarlov

at revolutioner betyder at der sker store forandringer hurtigt der sker nogle brud med de eksisterende magtforhold og det er fuldstændig rigtigt

herre rasmus jarlov som en spændende og fascinerende og farverig person i dansk politik og og

skal det jo være det ville være kedeligt hvis det hele blev nu skulle jeg til at sige sort i sort men

sandheden er jo den lidt kedelige

har tænkt sig at almindelige mennesker skal betale mere i skat end de gør nu

er hvor dramatisk og farligt det er det er rigtigt at vi derudover har peget på at man skulle sørge for at vi får en større andel af den olie der er i nordsøen som venstre konservative dansk folkeparti og radikale venstre jo desværre har foræret væk vi har sagt at vi skulle intensivere arbejdet på at beskatte de multinationale selskaber vi har sagt at man skulle

en skat på kapitaltransaktioner finansielle transaktioner

vil ramme almindelige mennesker hårdt så selv om jeg hørte nogen hviske at jeg skulle sige en hundrede og ti procent for at få

desværre ikke vores politik er langt mere kedsommelig og betydelig mindre farverig

smuldret vil jeg gerne sige der er nogle i venstre som alligevel ikke tror at jeg kan blive optaget

hvordan optagelsesreglerne er det kan man jo eksperimentere med og se hvordan det går nej jeg vil sige til fru birgitte josefsen at enhedslisten

kan skabe halvtredstusind nye arbejdspladser hvad betyder det for økonomien ja i modsætning til det at afskaffe efterlønnen som bare fører til enten at folk bliver fattige fordi de ikke får

dyrere for staten fordi man skal betale dem dagpenge i stedet for at betale dem efterløn

betyde at staten får skatteindtægter og man slipper for at betale dagpenge

har vi jo sagt at nogle skal betale mere i skat dem der tjener over en million skal betale mere i skat dem der tjener over en halv million

så stor andel af deres løn i skat som de gjorde i to tusind og ni vi vil sørge for at arbejdsfri indkomster beskattes hårdere

en rigtig rigtig dårlig idé i et land hvor alle taler om

indkomster der ikke er arbejdet for lavere end indkomster der er arbejdet for så der er sådan set om jeg så

gode muligheder for at hente de relevante penge og hvis der er yderligere interesse

findes det udfoldet i al sin vælde hvordan vi finansierer det og hvis folk vil læse mere i enhedslistens program som

var meget optaget af man også det der

en betalingsring omkring københavn og til forskel fra tidligere i dag hvor fru helle thorning schmidt ikke turde svare på mine spørgsmål

clausens holdning er til at man som borger i tårnby og dragør skal betale for at komme ud af amager og ind i resten

og ind i resten af danmark det tror jeg der er og jeg kommer jo den vej forbi en gang imellem eller næsten i hvert fald så det tror

set mit svar mit klare ærlige svar

er at vi skal have reduceret biltrafikken i danmark og det betyder at flere mennesker skal bruge den kollektive trafik der er kørselsafgifter kombineret med en bedre og billigere kollektiv trafik den helt rigtige løsning

jeg rigtig glad for at socialdemokraterne

af københavnsringen rundt om amager

clausen at man for eksempel ikke kan komme fra dragør og nogen steder hen i tre timer midt på aftenen fredag lørdag og søndag hvor de unge mennesker enten skal ind til byen eller hjem fra byen men så må de jo gå kan jeg forstå men jeg kunne godt tænke mig

af sådan en betalingsring skal koste

via københavns kommune

af hvor betalingsringen skal være så jeg kan være sikker på at den går mellem kastrup og dragør og tårnby

set en sag som jeg meget gerne vil overlade til københavns kommune og de kommuner der er i hovedstadsområdet om at træffe nogle afgørelser

jeg bare sige at for mig er det afgørende jo at vi sørger for at afgiften har en sådan størrelse at den påvirker

foretager sig så derfor har fru marion

jo ret i at hensigten fra min side er at jeg vil reducere biltrafikken og øge anvendelsen af

derfor bliver vi også nødt til at løse de problemer der er

for dårlig kollektiv trafik i dragør

også dem der er ude i dragør som ligger uden for københavns kommune vil medvirke til at hjælpe

meningen er jo at pengene skal gå til bedre og billigere kollektiv trafik

berømte tolv minutter tillad mig at læse lidt op fra

hypotetisk stigning i den gennemsnitlige arbejdstid på en time om ugen er tidligere beregnet til at kunne forbedre

procent af bnp eller cirka femten milliard nutidskroner årligt

ansatte reduceres proportionalt

skal høre om herre per clausen og enhedslisten kan bakke op om en længere arbejdstid med tolv minutter mere om dagen med de konsekvenser som de økonomiske vismænd beskriver

står i citatet for det tør jeg faktisk ikke svare på

jeg få en oversættelse når jeg kommer ned herfra men det jeg kan sige

sagt tidligere enhedslisten støtter ikke den del af socialdemokraterne og sf’s plan der handler om at man skal arbejde en time mere om ugen det gør vi ikke har vi aldrig gjort

danskerne skal arbejde tolv minutter mere men sådan for pædagogikkens skyld vil jeg gerne understrege og forklare

at tolv minutters arbejde mere om dagen

jeg finder på det er noget vismændene skriver det er også det som arbejdsmarkedskommissionen lægger til grund i sin rapport som fru helle thorning schmidt har så travlt med at henvise til

klare forudsætninger for at mere arbejdstid forbedrer de offentlige finanser med femten milliard kroner

som betyder at når lønningerne stiger

det er den pædagogiske udlægning for herre per clausens skyld men jeg håber

man skulle tage mellem vismændene og socialdemokraterne og sf’erne gerne med venstre som en eller anden slags formidler det er spændende min pointe er at jeg mener at hvis der virkelig kommer en situation hvor der viser sig at være mangel på arbejdskraft så vil langt flere end dem der i dag står i kø for at komme ind på arbejdsmarkedet langt flere end de tohundrede og femogtredstusind

også vise sig at nogle mennesker helt frivilligt vil arbejde mere end syv og tredive timer om ugen det er der som jeg også tror vismændene påpeger i deres rapport mange der allerede gør nu så min pointe er bare at det der handler om om hvorvidt der er arbejdskraft nok hvis der er for mange opgaver i forhold til dem der er på arbejdsmarkedet

da vi havde højkonjunkturen strømmede folk jo ud på arbejdsmarkedet de strømmede ud i en grad som ingen havde forudset og dermed viste de jo at det måske er mindst lige så rigtigt at efterspørgsel efter arbejdskraft

hvoraf det fremgår at det radikale venstre sammen med den øvrige opposition fremlægger en ambitiøs klimaplan jeg går ud fra at den også omfatter enhedslisten jeg vil spørge enhedslisten i forbindelse med den afgift på bilkørsel som fremgår af den her plan halvtreds øre per

kørselsring som vi har talt om tidligere

øvrigt mener at der bør indføres et system med road pricing der gør at man betaler for at køre i bil vi synes

betaler mere i de områder

det er vigtigt at nedbringe trafikmængden også for at undgå at det bliver nødvendigt at investere masser af penge i nye motorveje eller i udvidelser af motorveje end der hvor man kan sige der ikke er pres

være dyrere der hvor man kan etablere nogle ordentlige alternativer med kollektiv trafik

områder i danmark hvor en ikke uvæsentlig del af transporten også fremover

så vi skal have et differentieret og nuanceret afgiftssystem

ofte fordi der køres rigtig meget og som så skal betale halvtreds øre per kørt kilometer

hvilken negativ effekt vil det ikke have på de mindre erhvervsvirksomheder eller på de folk som for eksempel kører halvtreds

eller mere om året i forbindelse med deres arbejde

men det er noget enhedslisten er fuldstændig ligeglad med

har måttet se på hvordan priserne i den kollektive trafik er steget så meget at det svarer til at en

liter benzin i dag ville koste fyrre kroner

at skabe bedre vilkår for den kollektive trafik

bliver nødt til at vælge mellem om man vil gøre noget alvorligt for at løse klima og miljøproblemerne i det her land eller om man ikke vil og det vil herre

han vil ikke gøre noget ved det det vil enhedslisten og det betyder altså at vi skal

arbejde tolv minutter mere om dagen eller en uge mere

aftales imellem den enkelte medarbejder og chefen så jeg har meget svært

det forslag skal se ud og derfor er det vist en teoretisk problemstilling der

indflydelse har på hvor længe danskerne arbejder så derfor

glad for at herre per clausen er enig med mig

bekræfte

få danskerne til at arbejde mere lad os sige

i forhold til den arbejdskraft vi forventer at have

for at arbejdsmiljøet blev sådan at folk ikke blev nedslidt og udstødt af arbejdsmarkedet så ville vi i dag gå i gang med at sørge for at der var plads til langt flere på arbejdsmarkedet og på den måde ville vi sådan set skabe større lighed fordi flere mennesker ville få mulighed for at arbejde og tjene penge der

så har jeg bare den grundopfattelse at hvis vi kommer i den situation at der bliver en stor efterspørgsel efter arbejdskraft så vil masser af mennesker som i dag ikke har arbejde få arbejde

når der er tohundrede og femogtredstusind mennesker der hver eneste dag

og banker på arbejdsmarkedets porte for at komme ind og få et arbejde så er lidt absurd at snakke om at man skal

det er tudetosset og i hvert fald meget ulighedsskabende at smide folk ud af dagpengesystemet så jeg mener at det der handler om at løse fremtidens behov for arbejdskraft sådan set godt kan lade sig gøre

igangsætte venstres ønsker om at forringe vilkårene for mennesker men også uden at tvinge os der arbejder i forvejen til

hvor det giver udslag hvis jeg begyndte på det

om det er et krav som man vil stille til en eventuel ny

så gentage vi har sagt at vi mener at man skal beskatte prisstigninger på jord og fast ejendom når værdien realiseres

nedsættes en kommission der skal arbejde med spørgsmålet

en beskatning af de her arbejdsfri indkomster på en måde som er socialt rimelig og retfærdig og som ikke fører til at mennesker skal gå fra hus og hjem det eneste ærgerlige her

at lige meget hvor meget venstre interesserer sig for det så er det eneste svar jeg får hver gang jeg

om at nedsætte men hvor insisterende vil enhedslisten være

at boligskatten skal sættes i vejret for at kunne støtte

radikale venstre fik i forhandlingerne om den udtalelse sådan set slet ikke har noget med det at gøre som venstre tror det har

bare sige at enhedslisten vil stille krav om at den politik der føres under en ny regering er en politik der fører til øget beskæftigelse

det der interesserer os man får ikke enhedslisten til

stille to krav og sige at dem vil vi stå ultimativt fast på for det tror vi faktisk ville være rigtig dumt også hvis vi skulle ønske

for liberal alliance og det er ikke engang helt slut endnu vi er nærmest dernede hvor vi kan tælle timer til

også for liberal alliance hvor vi er endt i en situation hvor vi er

i krise og på vej til udslettelse

men vi gør det også på baggrund af at der er sket rigtig meget i folketinget

de sidste par måneder i bund og grund

to forskellige veje i dansk politik som vælgerne skal vælge imellem

en blå vej lad os en gang prøve at

indeholder først tager vi den røde vej højere skatter på arbejde højere afgifter på smøger på usunde sager

højere afgifter på bilkørsel

højere afgifter på ferierejser på lastbiler på aktier tvungen øget arbejdstid

det er også ret uklart men der er åbenbart penge i det bedre integration det er der også penge i bedre forebyggelse og så skal være dyrere at tegne en sundhedsforsikring alt dette

jeg har det vigtigste med fra den røde plan

så om den her plan kan redde danmark fra den økonomiske afgrund

det er nej selvfølgelig vil

attraktivt at investere i danmark tværtimod

også peget på problemet med den røde plan en fair løsning er ikke lavet med henblik på at redde landet en fair løsning er udelukkende lavet med henblik på at skaffe

og sf ind i ministerkontorerne sekunderet af de radikale som har lovet evigt troskab det er så dybt dybt uansvarligt at man må tage sig til hovedet ja hvis man læser den seneste vismandsrapport som er kommet i dag på side to

klokkeklart at det er urealistisk at bygge danmark på en sådan plan på den anden side

en fair løsning er og bliver aldrig en fair løsning det er opskriften på en sikker kurs mod den socialdemokratiske afgrund problemet er blot at vi alle sammen bliver tvunget med i faldet

at herre mogens lykketoft

navn til dette makværk af en plan er en sand falliterklæring det var aldrig nogen sinde gået at lægge sådan noget frem i lykketoft og jelveds tid jeg ved det for jeg var der

plan på den anden side det er den med de to streger

venstre har jo anskaffet sig et socialdemokratisk slogan der hedder varig velfærd

omdøbes til varig nedtur for nu kender vi jo vkos bud på vækstplanen og det var den vi alle

varig velfærd omskrevet til en vækstplan hold nu fast

for her er alt hvad vko plus skiftende løsgængere vko nægtede jo

svinge sig op til efter det som finansministeren har kaldt et forhandlingsforløb af historiske dimensioner en flok toldere femtentusind kroner i fradrag for at få slået græsset en ny kommission der skal undersøge om vi måske en dag om mange år kan sænke selskabsskatten marginalt en forlængelse af nogle eksportkreditlån en analyse af de videregående uddannelser et eftersyn af de erhvervsrettede grunduddannelser

procent om året selv nyrup var mere ambitiøs han mente

procent var nok og så skattestigninger det var så det det var det vi ventede på med tilbageholdt åndedræt

resten er stilhed og en uendelig messen

sat to streger under nej vil vko

enormt opgør med efterlønnen jeg skal gerne indrømme

avisledere samt diverse annoncer indrykket af venstrefløjen ja så har man

indtryk af at det endelige opgør med efterlønnen endelig er

men hvad er sandheden når røgen har lagt sig at efterlønnen

jo fuldstændig ret i de har sikret at efterlønnen stadig væk

suppleret med en helt specifik strafforanstaltning imod dem der har taget sig sammen til at spare op plus en ny særpension som regeringen nægter at sætte tal på

kommer til at koste så tror jeg også at jeg

og har været så fair som muligt

som om der mangler noget altså set fra

ord om lavere skat om en mindre offentlig sektor om et grundlæggende opgør med den taberkurs som danmark er på senest illustreret i dag hvor vi har fået at vide at vi er

ude i en situation med negativ vækst

med den værste form for jantelovsmentalitet hvor alt går op i hvem der får hvor meget i stedet for at spørge

får lov til at beholde lidt mere af det som de tidligere skulle betale i skat jeg føler mig ikke på nogen måde overbevist om at man med den her plan har givet svaret på hvad danmark skal leve af i fremtiden

er endeligt vedtaget er det så sådan at de tyske direktører sidder og siger

helt bevidst over på venstres

konservatives folketingsgrupper er der nogle der mener at

er vedtaget sidder man i kø i tyskland for at

ikke gjort sit arbejde godt nok

kan alle herinde vores børn og børnebørn naboer og kollegaer kun se frem til endnu højere priser endnu højere skat endnu

gældsætning færre arbejdspladser og mindre til os selv

det er det der bliver kaldt en vækstplan det er det der skal føre til varig velfærd

hvor socialdemokratisk har man egentlig lov til at være som borgerlig

decideret og direkte til valg på at få sænket skatterne at få sænket skattetrykket

hele velfærdssamfundet vil fjerne alt hvad vi kender af det gode ved velfærdssamfundet nemlig fri og lige adgang til sundhedsvæsenet

socialt system et uddannelsessystem i verdensklasse kære venner det som vi beder om er at vi får sænket skattetrykket fra omkring seks og fyrre procent til

to og fyrre procent det vil stadig væk være sådan

i statskassen det er altså ganske voldsomt at kalde det ultraliberalisme man kan til

fuldstændig fordi efterlønnen er udtryk for velfærdssamfundets skiferie hvis man i en familie ikke tjener penge nok

man nødt til at skære ned på det som er fedtet

må det også være her jeg har oplevet at sidde i horsens kommune og skulle finde tres million kroner i en spareøvelse

og halvtreds million kroner på efterløn vi tager på nuværende tidspunkt penge fra de syge ældre og handicappede give dem til raske og rørige tres årige

gå på ferie på naboens regning det er asocialt og det skal vi turde sige

vi vil gerne udlicitere betydelig mere end man gør i dag vi vil gerne sætte som måltal at vi skal have fyrretusind færre ansatte

det er det ambitionsniveau liberal alliance har det er så beskedent at det er lige til at få røde ører

det er planen og med den plan

skat på arbejde og halvere selskabsskatterne fjerne multimedieskat iværksætterskat særskat på pensioner og bringe danmark tilbage på sporet

valgudfaldet skulle blive sådan at liberal alliance står med de afgørende mandater for at der kan komme en vko regering hvilket tema hvilket emne hvilken beslutning vil så

og en mere effektiv offentlig sektor og personligt så jeg gerne at vi stiller os sammen i folketinget

som blandt andet gør at man på danish

slagteri uden for horsens er nødt til som medarbejder at gå ned og forlange mere i løn næste gang

dermed forringes konkurrenceevnen og dermed ender vi i en situation hvor vi skubber endnu flere arbejdspladser ud af det her land det giver ingen mening at have den form for skatter som rammer op mod

danskere næste år

syvhundredetusind i citationstegn rige svin

men fortsat i europa

hørt at miljøorganisationerne er ude at advare kraftigt

den tyske beslutning om nu at stoppe med atomkraft fordi det vil have voldsomme negative konsekvenser i forhold til

problem med jeg er fuldstændig sikker på at det er en sikker energikilde hvis man ikke er så tosset at man lægger den lige

lavere skat mere vækst mere frihed og en mere effektiv offentlig sektor og det skal vi have på plads først

efter at sørge for at få forringet efterlønnen yderligere så der bliver bedre råd

mere social ordning end den hvor vi tager penge fra de syge ældre og handicappede for at give dem til raske og rørige tres årige det synes vi ikke er socialpolitik

kan betale to gange med de samme penge derfor skal der prioriteres derudover

min bedstefar startede med at gå til hånde på cementfabrikken dania ved mariager fjord

syv otte ni år så arbejdede han indtil han midt i nitten halvfjerdserne kunne gå på pension som otte og tres årig han havde udsigt til at leve

en krænkelse af menneskerettighederne hvis man siger til folk

at de ikke vil røre ved boligskatterne det

hvis man bliver afhængig af det radikale venstre bliver der jo rørt ved boligskatterne så ryger de jo i vejret sådan er

det er jo lige så sikkert som amen i kirken og

hverken gøre fra eller til

en helt formidabel evne til at udstille andre

nogle gange kan man så når man sidder og lytter til disse indlæg undre sig lidt over om ikke herre anders samuelsen

når man kigger i meningsmålingerne ser man at seks og halvfems procent af den danske befolkning stemmer på andre end

vk regeringen

der bliver givet yderligere skattelettelser

det går da den rigtige vej hvis man kan gå fire procent frem på et år

ikke stemmer på socialdemokratiet men det gør vel ikke at man vakler mere i troen på at

politik tilbage til spørgsmålet vi vil kæmpe for med de afgørende mandater vi har og får efter valget at sikre at vi får lavere skat det inkluderer lavere skat på arbejde

får en mere effektiv offentlig sektor at vi får mere vækst og at vi får mere frihed det er det vi vil bruge vores mandater på det lover vi vælgerne

om at der i næste valgperiode ikke kommer skattelettelser hvis han vel at mærke fortsætter som statsminister vil liberal alliance gå op imod

ikke acceptere det synspunkt man vil bryde det og kræve at der i et regeringsgrundlag kommer til at stå at i næste valgperiode skal der gives skattelettelser

et kommende vk regeringsgrundlag

at i den kommende valgperiode

og gøre det med udgangspunkt i at vi forhåbentlig har de afgørende mandater og så skal der vel lyttes

og herre kristian thulesen dahl som i øvrigt aldrig

det har de da de er da fantastisk dygtige politikere de formår at få enorm meget indflydelse ud af at have de afgørende

fru marianne jelved i sr regeringens tid hun truede aldrig med at vælte

fru marianne jelved ikke havde nogen indflydelse i de år

samuelsen har misforstået hvad det er der ligger i

om at sikre at der ikke kommer køer ved den danske grænse

at den der tryghedsreform og de der toldere

men mit grundlæggende spørgsmål er stadig væk et rigtigt spørgsmål har man med de ting som man nu har besluttet bragt danmark i en situation

vi alle sammen godt er klar over

vi vil til enhver tid foretrække det som ligger her frem for at der kommer rødt flertal vi kommer aldrig nogen sinde til at støtte som der var et lille håb om så vidt jeg forstod det fra

få væltet den efterlønsreform der ligger nu

man har truffet mellem vko og det radikale venstre det bryder vi os ikke om hos os men alt i alt er det selvfølgelig et skridt i rigtig retning for der er trods alt mindre efterløn vi ved bare ikke helt hvor meget mindre der er

at fjerne efterlønnen man er så begejstret for det at man i sine annoncer

de er store og har sikkert været dyre man kan få meget sjov

at gå lidt ind i det der handler om

her jeg har netop siddet til et byrådsmøde i horsens kommune det var så et af de møder hvor

andre steder skal de bruges til skattelettelser

var inde på altså hvor mange gange kan man egentlig bruge pengene fra

vi har betydelig færre udgifter forstået som skattelettelser end vi har af samlede forslag til besparelser så derfor hænger det

efterlønnen der skal finansiere alle mulige

og handicappede børn og pensionister andre steder

handler det om at afskaffe multimedieskatten

afskaffe udligningsskatten også finansieret med afskaffelse af efterlønnen og gudhjælpemig

frem for at vedligeholde kloaksystemet

finansieret og et

det og bruger pengene igen og igen og igen

her det er ikke særlig vanskeligt at forstå vi har fremlagt finansieringsforslag på cirka halvfjerds milliard kroner så har vi sagt at vi gerne vil reservere cirka femten milliard kroner til at fjerne topskatten cirka tyve milliard kroner til at halvere selskabsskatten og så nogle få milliarder på multimedieskatten og særskatten på pensioner og så videre

skat skal man yderligere hugge en procent af bundskatten det gør vi gerne det koster sytten

også villige til at kigge på yderligere finansieringsforslag hele pointen her er at vi gør det modsatte af hvad man gør

hvor man bruger en millionærskat som aldrig i denne verden kommer til at bidrage med det som man selv forestiller sig

adskillige gange på alle mulige kreative ideer

tidspunkt kostet danmark mere end det nogen sinde vil kunne komme til at bidrage

der ikke er sammenhæng mellem det man siger og

økonomiske beregning der ligger til grund man har brugt efterlønskronerne adskillige gange men én gang i dag har vi fået et meget klart svar og det var nemlig svaret til fru

vi kan forstå at en stemme på liberal alliance er en stemme på at der kommer atomkraft i danmark

herre anders samuelsen gav udtryk for man bare placere det i horsens så stemmer man på liberal alliance

et spørgsmål her folketingssalen fra fru anne grete holmsgaard som spurgte ind til det med atomkraft

baghave så tror jeg at

ligger henne hvis ikke det er i horsens det kan være det et andet sted

er meget nysgerrige efter at vide

liberal alliance vil placere et nyt atomkraftværk hvor er det man skal være udsat for den samme fare som japanerne udsat for her for nylig hvor er det man skal sove utrygt om natten i risiko for

liberal alliance og herre anders samuelsen har flere gange givet udtryk for en positiv

for en gangs skyld være konkret hvor skal vi have det atomkraftværk

her bygger på en fuldstændig falsk forudsætning nemlig at jeg skulle have stået her og sagt at når liberal

atomkraft når vi skal ud at finde ud af hvordan og hvorledes vi løser

jeg i øvrigt påpeget over for fru anne grete holmsgaard at miljøorganisationerne i dag er ude

at udfase atomkraft i det tempo som de har tænkt sig at gøre

i uhyggelig grad om den underlødige måde som herre rasmus prehn også for lang tid siden kørte en kampagne

den nuværende statsminister på det tidspunkt mistede jeg en gang for alle respekten for ordføreren

en økonomisk begrundelse moralsk

ikke rimeligt at man plukker folk så meget i skat som man gør i dag det er ikke rimeligt

politiker herre bertel dalgaard som sagde at hvis skattetrykket

revolution

på vej til at underminere velfærdssamfundet på alle mulige kanter og ledder og fra den ene side og fra den anden side der kom faktisk revolution der kom

købet forlangte nul procent skat på arbejde det gik så i vasken på alle måder

har været medlemmer af nu beder liberal alliance bare om at vi

jelved sænkede skatterne på arbejde

på den lange bane selskabsskatten er blevet sænket

det er ikke de sænkelser af selskabsskatten som gør at vi står

at sammenligne med irland giver ingen mening

den socialdemokratiske ordfører også igen gav det problemer for danmark at man sænkede skatten på arbejde under

vil ordføreren påstå det nej det er vejen frem har det givet problemer i sverige nej sverige har en vækst på over syv procent

vi burde måske spørge os selv

det helt åbenlyse redskab som

ok at det ramte socialt økonomisk og til tider også etnisk skævt

efterlønnen der bliver afskaffet er i orden

det er nødvendigt jeg vil egentlig høre hvad liberal alliances ordfører synes om ordet solidaritet er det solidarisk hvis de besparelser og de reformer der bliver lavet rammer socialt økonomisk

arbejdspladser der hvor jeg

på arbejdsmarkedet at flytte dem fra passiv forsørgelse til at blive aktive medborgere som

til at være en indtægt for fællesskabet ud over at det løftede dem menneskeligt var det også en styrkelse af nationaløkonomien hver gang det lykkedes og derfor bliver vi herinde nødt til hele tiden at have fat i hvordan skaber vi nye arbejdspladser hvordan gør vi det attraktivt at investere i danmark hvordan sikrer vi at vi får stoppet udflytningen af arbejdspladser fra det her land

tager den diskussion og altid ender i en diskussion af

får hvor meget hvis man letter skatten på arbejde

asociale og usolidariske med dem som står uden for fællesskabet i sverige har de et begreb for det der hedder udenforskabet udenforskabet skal gøres mindre fællesskabet skal gøres større og fællesskabet er der hvor vi alle sammen er med til at bidrage positivt og aktivt og er nettobidragsydere til fællesskabet

de mest velstående grupper i samfundet

nu hvor ordføreren er så fokuseret på at skabe

gavne allermest vil de gavne bankdirektørerne eller vil de gavne

jeg er fuldstændig ligeglad med hvor meget en bankdirektør eller en anden form for direktør får i skattelettelser

egne penge det er slet ikke derfor vi gør det her vi gør det for at skabe den dynamik i det her samfund som gør

interessant at være i det her land og arbejde og investere i det her land vi står

dine børn det er mine børn det er vores børn

så brækker de ryggen eller 2 de kan forlade landet og det vil der i stigende grad være nogle af dem der gør for de kan forlade landet

en endnu større opgave tilbage for dem der er tilbage det bliver vi nødt til at se i øjnene er det der er udfordringerne de der ikke ser det i øjnene

i den kommende valgkamp er ligesom blevet ridset op i dagens debat det handler om økonomi det handler om rød

ord som kan beskrive og virkemidler til at tilfredsstille nationens længsel efter bedre livskvalitet en længsel som strækker sig ud over økonomisk velstand

alle andre partier også optaget af at der er styr på økonomien men der skal også være en balance så der tages hensyn til borgernes livskvalitet det var vores udgangspunkt da kd blev inviteret til forhandlinger om regeringens

tyve pakke vi ville sikre at alle borgere i alle

tryghed og adgang til velfærd og sundhedsydelser derfor ville vi lukke de huller i danmarkskortet som en centralistisk sygehusplan har efterladt det giver ikke mening at man skal transporteres op til halvfems

et brækket ben vi ville sikre at flere borgere med blandt andet kroniske sygdomme

styrket deres livskvalitet ved at de i højere grad blev behandlet i eget hjem ved hjælp af telemedicin at der blev sat konkrete mål for andelen af både telemedicin og ambulant behandling

på sygehusene vi ville sikre at der kommer styr på økonomien så budgetoverskridelser i forbindelse med byggeriet af supersygehusene ikke går ud over behandling i fremtiden

men at fremtidens sundhedsbehandling i danmark bliver af høj kvalitet hvor man anvender den bedst mulige teknologi vi ville sikre at familierne får bedre livskvalitet mere frihed mere fleksibilitet i form af en familielivskonto som giver mulighed for at man afhængig af sin livssituation kan skrue op og ned for sin arbejdsindsats

tid til sine børn tid til syge familiemedlemmer eller hvad den enkelte familie konkret har brug for efter to ugers forhandlinger sagde regeringen ultimativt nej til kristendemokraternes krav det er sådan set fair nok vi sad på hver sin planet kd ønskede decentralisering regeringen ønskede centralisering

vi vil selvfølgelig fortsat pege på en borgerlig statsministerkandidat og stiller i den forbindelse tre krav såfremt kristendemokraterne får de afgørende mandater

første at familierne skal sikres mere frihed mere fleksibilitet med en familielivskonto for det andet at udviklingsbistanden skal hæves til en procent af bnp og for det tredje at

have tredive minutters kørsel til en skadestue og en fødeafdeling hvis ikke disse krav bliver imødekommet

selvfølgelig frit forhandle ud fra de parlamentariske muligheder

også anledning til at kvittere over for fru helle thorning schmidt som tidligere i dag åbnede en dør for at sygehusplanerne kan blive bragt

og kigge på dem ud fra kd’s perspektiv som handler om både at tage hensyn til økonomien og livskvalitet er det naturligt at starte med efterlønnen kristendemokraterne ønsker at bevare efterlønnen som er en god løsning for de borgere der i årevis har slidt og slæbt på det danske arbejdsmarked vi anerkender dog de økonomiske udfordringer danmark står over for og vil derfor fremrykke initiativerne fra to tusind og seks aftalen med fem år så de offentlige finanser forbedres med

også at denne fremrykning kunne

borgere der i slutningen af deres arbejdsliv

ned på en anstændig måde vi vil give familierne mere frihed mere fleksibilitet tanken om at alle skal arbejde mere uden hensyn til den enkeltes livssituation

har svært ved at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen ved at give borgerne adgang til at trække på

pensionsopsparinger noget før

bliver lidt længere på arbejdsmarkedet bidrager jo også til at styrke familiernes livskvalitet

forslag som var helt centralt for regeringens familie

fleksibelt arbejdsmarked i forhold til de lettelser på selskabsskatten på fem milliard

genindført også når det gælder om at løse udfordringerne frem mod

og tyve forhandlingerne problemet er

et spørgsmål om at man lukker akutfunktioner og fødeafdelinger og

man dermed forringer velfærden for de borgere der bor lidt uden for storbyerne det er jo altså også et problem i forhold til bosætning

spørgsmålstegn ved det konkrete forslag vi er kommet med

man måske i stedet for skulle gå ud og høre sit bagland og spørge om

tilfredshed med de centraliseringer der er sket blandt andet på sundhedsområdet gennem det seneste år

som åbenbart også har forplantet sig her

en specialist

eksemplet med en brækket arm er det rimeligt at borgere

decentral struktur når vi snakker akutfunktioner er der et godt eksempel i det nordjyske i

thisted hvor man jo ikke har en fuldt udbygget akutfunktion men man har en akutfunktion

helt enig i jeg ser bare ikke at der er et modsætningsforhold imellem at have et velfungerende moderne præhospitalt akutberedskab

udkantsområderne siger jo at langt langt de fleste ulykker langt langt de fleste skader nu taler vi ikke

kan man jo håndtere på en traditionel skadestue også uden at

fem specialer langt langt de fleste ting

det selvfølgelig mening hvis man har en alvorlig kompliceret situation at man kører folk hen hvor specialisterne er men tankegangen med at alle uanset

har påført sig skal køres til en specialist skal man altså være en del af sundhedsstyrelsen

vi have haft et folketingsvalg

pege på som statsminister

statsministerkandidat men vi stiller

pege på en borgerlig statsministerkandidat blandt andet at der maksimalt må være tredive minutters kørsel til en skadestue eller fødeafdeling at udviklingsbistanden skal op på en

der nu er lavet jo har sikret at fødeafdelingen bliver liggende på

inspireret når der er folk der vil

standarder og nogle mål og tage nogle geografiske hensyn i

godt kvittere for de initiativer som er lavet i forbindelse

der skal have æren for at det er

vil jeg da gerne kvittere for det er da positivt det ændrer bare ikke det faktum og det er jo det

holstebro svendborg og næstved

fra lohals eller fra bagenkop

sig i nordborg det være sig i nørre nissum kommer der en ambulance

men det er jo en helt anden indsats end at der bliver placeret nye fødeafdelinger

ønsker at fastholde på sundhedsområdet

er problemet er at man fra regeringens side har

godkendt en struktur hvor der er borgere

thyborøn der får op til halvfems

fordi man har ambulancer jeg synes egentlig

de borgere der betaler skat

rigtig dårlig adgang til både velfærds og

hvis man skal placere en fødeafdeling i fåre

fra thyborøn på tredive minutter

hvor hernings borgmester også brillerede ved at kalde

venstre har svigtet det er vel egentlig ikke kun kristendemokraterne nået frem til den konklusion

lokalafdelinger i lemvig thyborøn og holstebro

tage den her sag lidt mere alvorligt

kristian jensen

million kroner i nybygning af akuthuse lægehuse og andet i netop nordvestjylland

en fødeafdeling længst væk i

ikke seriøst jeg kan forstå at herre

fair nok men jeg kan ikke forstå at herre per ørum jørgensen nu vil lægge

et niveau

er jo netop at der er borgere der kan se frem til at få halvfems

en stor præhospital indsats

man skal rose regeringen for men hvorfor er den indsats nødvendig

at se på hele danmarkskortet man har kigget på hver region som var det en ø der ikke hænger sammen med andre dele af landet og så har man ikke fået den geografiske vurdering og der

med tredive minutter til en skadestue eller en fødeafdeling

folketinget stille nogle krav

man kræver at der skal være

til en fødestue og så er man ikke i stand til at redegøre for hvad sådan et krav koster

fødestuer fire i nordjylland fire i midtjylland eller hvor meget der nu skal til

at det må være rimeligt hvis man skal stille krav i

at pege på en kommende regeringsleder

at km til en fødestue kan

af socialdemokraterne som indtil for nylig havde det som sin politik det blev jo bekræftet så sent som i to tusind og otte af fru helle thorning schmidt at der maksimalt måtte være tredive minutters kørsel ikke tredive kilometer

har inspireret os ligesom dansk

så jeg undrer mig lidt over at netop herre mogens jensen

bare gå ind at kigge på hvad der indtil for nylig var socialdemokraternes egen politik

det er ganske konkret

samfundet når kristendemokraterne

er det største krav til en regeringsdannelse

det ved jeg ikke om er urimeligt eller ej det tror jeg man skal lade

er regeringen og dansk folkeparti der har sikret at der fremover vil være en fødeafdeling i holstebro sådan hørte jeg i hvert fald

understrege det når det så er sagt vil jeg også gerne benytte lejligheden til at fremhæve at

vi med finanslovaftalen for to tusind og elleve jo rent faktisk har afsat seks hundrede million kroner til den præhospitale indsats hvoraf en stor del af midlerne vil blive udmøntet

er meget optaget af senest har vi jo også

en yderligere forstærket indsats

i at det rent faktisk forholder sig sådan at det er de socialdemokratisk ledede regionsråd som rent faktisk har afgjort og besluttet hvordan sygehusstrukturen i

liberal alliance og kristendemokraterne og til dels enhedslisten der ikke har været med i nogen

er bent hansen regionsformanden

har gennemført det her sammen med konservative

på det samlede danmarkskort man har modtaget indstilling fra de forskellige regioner

supersygehus i køge helt oppe ved grænsen til region hovedstaden

det er en stor fejl og det er altså folketingets ansvar at sikre

og regeringspartierne der sikrer at der fremover vil være en fødeafdeling i holstebro så undrer det mig egentlig at

ørum jørgensen på samme vis ikke er parat til at anerkende at det er de samme partier altså regeringen og dansk folkeparti som netop

den præhospitale service rent faktisk kommer til at leve op til de standarder

som vi har en klar forventning om skal være

været den voldsomme begejstring der har præget

en del af det men når borgerne i det område ikke føler at det her

fantastisk så er det jo fordi

der har hørt efter måske med undtagelse af

ordfører fru juliane henningsen fra

afslutningen på min tid som medlem af folketinget

de kommende år det har været et privilegium at indgå i en dansk politisk kultur der på mange måder er forskellig fra den grønlandske men det har også været en udfordring fordi danske og grønlandske interesser nogle gange kolliderer det gør de eksempelvis når det gælder

stod danmark færøerne og grønland

vi blev konfronteret med en hundrede og tre og tredive kritikpunkter der på forskellig vis indikerer at danmark færøerne og grønland gør menneskerettighederne uret for grønlands vedkommende blev det nævnt at vi ikke er gode nok til at forebygge vold mod kvinder og overgreb på børn det tager selvstyret meget alvorligt og gør alt for at komme til livs gennem nye sociale projekter kampagner og tæt samarbejde med de lokale organisationer i grønland der arbejder med udsatte børn og voksne

partierne her på christiansborg har ofte rettet hårde angreb mod selvstyret når det gjaldt menneskerettighederne jeg synes vi er blevet gode til at tage kritikken til os og få løst problemerne skridt for skridt så meget desto mere undrer det mig at især dansk folkeparti ikke vil feje for egen dør nu hvor fn kritiserer danmark at foreslå at danmark skal skrive sig ud af de internationale konventioner og dermed slippe for at følge dem fjerner jo ikke problemerne snarere tværtimod danmark kunne få mere ud af at tage kritikken alvorligt blandt andet kunne regeringen følge fn’s

jeg forstår ikke hvorfor regeringen nægter at afklare om vi uden at vide det

af menneskerettighederne og brud på konventionen mod tortur selvstyret er nu enigt om at kræve en uvildig undersøgelse af regeringen

at danmark her skubber grønlandske interesser til side

amerikanerne velvilje regeringen kunne også anerkende kolonihistorien ved at følge udredningen om de grønlændere der som børn blev tvangssendt til danmark op med en officiel undskyldning og sidst men ikke mindst kunne regeringen give de juridisk faderløse i grønland samme retsstilling som alle andre i riget hvor jeg har oplevet regeringens modstand i de sager har jeg til gengæld oplevet dens velvilje i andre menneskeretlige sager det lykkedes os nemlig i året der er gået at sikre fortsat satspuljefinansiering af væresteder for socialt udsatte grønlændere og det lykkedes os for nylig at sikre at grønlændere og færinger fritages for at skulle betale for tolkebistand når de skal til lægen eller på sygehuset her i danmark det er kun naturligt at befolkningen i rigsfællesskabet har lige rettigheder

i de år hvor jeg har været medlem er det også lykkedes os at få sat fokus på de kritisable forhold som de grønlandske indsatte

lever under opførelsen af en lukket anstalt i nuuk kan gøre at de snart kan vende hjem

der er som sagt interesser mellem danmark og grønland der kolliderer men der er også interesser vi er fælles om udviklingen i arktis er en af dem her står danmark og grønland sammen om at imødegå klimaforandringerne og den øgede menneskelige og industrielle aktivitet

mødet i nuuk var et tegn på at der er en vilje til at samarbejde om de ting og det gjorde indtryk på mange grønland og danmark delte værtskabet på en god måde vi fandt fælles fodslag i aftalen om søredning og vi finder mig bekendt også fælles fodslag i den kommende fælles arktiske strategi med hensyn til hvordan vi udvinder olie gas og mineraler samtidig med at vi værner om den arktiske natur og sikrer befolkningens sundhed trivsel og velfærd

især den sidste del menneskenes trivsel og sundhed i arktis har ligget mig særligt på sinde derfor har jeg som folketingets repræsentant i komitéen

der samler al den viden og de anbefalinger vi har om befolkningernes sundhed og trivsel i regionen

det ser nu ud til at vi får en sådan rapport da det nye svenske formandskab har imødekommet forslaget befolkningens rettigheder til sundhed tryghed og indflydelse på deres egen fremtid bør være vores førsteprioritet som politikere lad os en gang for alle gøre dem til vores førsteprioritet i praksis og få kastet lys over de tilfælde hvor danmark og grønland har gjort hinanden

menneskerettighederne uret også i det internationale samfunds øjne tak for nu

i folketinget af fru juliane henningsen og jeg mindes stadig væk ikke at have hørt et indlæg hvor der bliver nævnt noget som helst positivt om det dansk grønlandske forhold der bliver til gengæld hver eneste gang nævnt en masse problemer men vi har en ægte interesse i det grønlandske samfund og grønlandske forhold og jo også i det faktum at der i forbindelse med

med henblik på at grønland kan et økonomisk mere selvbærende samfund derfor vil jeg gerne

der foregår og foregået på det seneste for at stoppe olieefterforskningen

aktiviteter i grønland når man ser tilbage på historien og ser hvilke konsekvenser det har haft for det grønlandske traditionelle erhvervsliv

en skadelig effekt men jeg mener på sin vis også at greenpeaces aktiviteter i grønland har ført til at vi i grønland diskuterer miljøkonsekvenserne bedre

at vi diskuterer tingene langt bedre og kan forklare omverdenen hvorfor vi gør som vi gør for at sikre

det har været ok at greenpeace har råbt vagt i gevær det har givet

en mere fokuseret miljødebat i grønland men at greenpeace

mod efterforskningen af olie jeg tror det var nogenlunde sådan

modsætningsforhold til den danske samfund ligger mulighederne

i endnu højere grad fra danmark jo i kraft af at man finder olie og så bliver et økonomisk mere selvbærende samfund hvordan er udsigterne

i olieverdenen men jeg mener nu at når vi ved at selvstændighed er et erklæret mål i grønland

på sin plads at sige at

fået indført selvstyre i grønland for to år siden og der mener jeg at vi har en kæmpe opgave at løfte som grønlandske politikere

fra danske politikere i forhold til det første der blev nævnt omkring samarbejdet med med danmark og at jeg er kendt for kun at nævne dårlige ting

jeg mener at danmark og grønland gjorde et rigtig godt stykke arbejde

lene espersen gjorde et rigtig godt arbejde og viste at man godt kan dele et værtskab mellem to lande

som jeg oplever der er taget hånd om og hvor der er fremskridt er

hvor den grønlandske regering sammen med blandt andet unicef og red barnet

udtryk for her jeg synes det er rigtig positivt at den grønlandske regering den nye regering

problemerne alvorligt og nu er på vej med en børne og ungestrategi til efteråret man kan også sige at den den åbenhed som man har udvist fra regeringens side i grønland

at man inviterer alle der har noget at bidrage med til det grønlandske samfund hvor man

det hele selv men nu er tonen mere at vi

alle dem der har noget at bidrage med i forhold til børne og ungeproblematikken så det synes jeg bare er noget vi skal glæde os over her i

på ordføreren at man har snakket meget frem og tilbage om de aktiviteter der er

i grønland og jeg mener at

løsningen på de problemer som greenpeace måske kan

bedste internationale standard i forhold til olieboringerne og vi samarbejder rigtig godt med norge feks

fortrøstningsfulde i forhold til de aktiviteter der er i grønland

er kendt verden over for at lave et udmærket stykke arbejde når det omhandler

olieboringer de gør det på en

nu ender det så med at greenpeace på alle mulige måder

er der noget aktivt initiativ fra den grønlandske regerings

til er at diskutere miljøpolitik med greenpeace og så måske også stadfæste at at vores brug af vores egne ressourcer og vores land er noget vi selv bestemmer og det skal

grønland altså underforstået at det er danmark der undertrykker grønlænderne er det noget der stadig væk pågår føler grønlænderne måske specielt de grønlandske politikere at de bliver undertrykt

der er en udmærket dialog

vi stadig væk har nogle nogle ting vi skal have afklaret er for eksempel

til danmark og der mener jeg at det er på sin plads at give de familier der stadig væk har sår og

en officiel undskyldning så jeg mener at der er en afpolitiseringsproces i gang som jeg mener fortjener anerkendelse af danske politikere også også nu

laver deroppe synes jeg

har foretaget sig noget aktivt

jeg har hørt er et ring fra en grønlandsk radiovært som spurgte om vi kunne gøre et eller andet og det har vi jo så egentlig forsøgt at gøre

om det var en opgave for flåden at sørge for at den borerig kunne udføre sine opgaver som den nu var lavet til og

indblanden i grønlandske interne affærer som vi ikke skulle gøre og som grønlænderne helst er foruden altså skal vi

politikere værner om den grønlandske natur

rigtig positivt at man bidrager med mulige løsningsforslag til de aktiviteter der er og det er jo ulovlige aktiviteter så jeg mener at regeringen i grønland sammen med regeringen i danmark kan finde en god løsning på det område

juliane henningsen for det store og altid loyale arbejde hun har gjort i den arktiske parlamentariske forsamling hvor jeg har den glæde at sidde sammen med fru juliane henningsen som nordisk råds repræsentant selv om ordføreren ikke altid har været enig med den danske regering i linjen så har

det der er blevet fremført i den arktiske parlamentariske forsamling været en fornøjelse

mener vi har fået fælles fodslag i forhold til

parlamentarikere men også generelt har vi haft fokus på befolkningens sundhed og trivsel i regionen for hele arktis så det vil

jeg store arbejde fru juliane henningsen har udført i arktisk råd men også

opfattelse at der er nok fokus på spørgsmålet om de mennesker der bor i arktis altså ikke bare på at der er noget is der smelter og nogle skibe der kommer til at sejle men at der faktisk lever mennesker i arktis som også fremover

få lavet en ny rapport der opsamler al viden om menneskenes trivsel og sundhed og det mener jeg at det svenske formandskab har imødekommet nu ved at sige at den rapport skal

laves i deres formandskabsprogram så jeg mener at der generelt er mere forståelse for at der bor mennesker i arktis og at de mennesker

ret til selvbestemmelse det føler jeg bliver mere og mere forstået også ved

beslutningen om at gå

herre høgni hoydal undrer sig over at man ikke havde konsulteret

men når nu man har muligheden

og det er indrettet på den måde at

en masse andre områder som regeringen fører

det er da et lidt underligt krav og man kritiserer udenrigsministeren for ikke at konsultere

ærgerligt at man ikke vælger at udnytte de muligheder som der nu er vi ville synes at det var alle tiders hvis herre

i rigsfællesskabet og inddrage færøerne og grønland i så væsentlige beslutninger som at gå i krig derfor vil jeg gerne høre om man også i forhold til

meget vidtrækkende beslutning der er truffet om at udenrigsministrene i det nordiske fællesskab er gået ind

og har haft dem med inde i diskussionen om den vidtgående beslutning om at indgå en nordisk solidaritetserklæring om at

for sambandsflokkurin

status over det politiske år som er

denne afslutningsdebat er den sidste i denne valgperiode og derfor vil jeg også kort se tilbage på en efter min mening god givende og interessant periode

den første test var kreditklemmen så kom finanskrisen

test var en regulær global økonomisk nedsmeltning på færøerne har vi været igennem et stort bankkrak men med bankpakkerne og andre tiltag i rigsfællesskabets regi har vi klaret skærene ingen på færøerne har mistet indlån ingen det er ret flot midt i en global økonomisk krise rigsfællesskabet bestod prøven med glans

jeg må for en god ordens skyld pointere

finansielle system

tænk hvad der ville være sket hvis denne

kollapset samfund men det skete heldigvis ikke

rigsfællesskabet har bestået prøven med højeste karakter

jeg skal ikke dykke langt ned i den aktuelle økonomiske situation på færøerne men jeg skal hilse og sige

over for store udfordringer virksomhederne kæmper men vilkårene er svære arbejdsløsheden er stadig i overkanten og velfærden er under pres

selv om der nu er en vis økonomisk vækst præger store underskud de offentlige budgetter den vigtigste udfordring på færøerne er at skabe

den måde vi tackler denne udfordring på kan vise sig at blive afgørende

sambandspartiet går ind for samarbejde i folketinget det har givet resultater

en række lovforslag arbejdet aktivt med at søge at øge

har besøgt færøerne og vi har planlagt

en tur til færøerne til august besøgene giver god indsigt gode kontakter og personlige relationer

at den berøringsangst som politikere her i huset har haft over for færøerne

er om færøerne medlemmerne er kommet med deres

der er også kommet mere konkrete resultater ud af samarbejdet i to tusind og ni bevilgede folketinget penge til et klima og havforskningsprojekt på færøerne projektet er endnu ikke afsluttet men det vil give en bedre forståelse af havet i sin helhed og forhåbentlig være med til at sikre en mere bæredygtig forvaltning

et andet projekt som

løftes i fællesskab af danske og færøske kræfter er kulturprojektet salt her omdannes en gammel saltsilo fra nitten tredive ’erne til et koncert og kulturhus af international standard et meget spændende projekt som mange på færøerne glæder sig

studerende det vil gøre den økonomiske dagligdag lidt nemmere for de studerende og det vil også give et økonomisk råderum så vores studerende

opretholde forbindelsen til henholdsvis færøerne og grønland under studierne

selv om folketingsåret og valgperioden nærmer sig

arbejdet langt fra færdigt vi bør fortsætte det gode samarbejde og udvikle rigsfællesskabet til gavn for de tre lande færøerne grønland

for et godt samarbejde og ønske

meget i løbet af de sidste tredive år

fremlagde socialdemokraterne gang i halvfemserne det var jeg pennefører for og det var svaret på en borgerlig regering der havde skabt stagnation og stor arbejdsløshed

i maj to tusind og elleve udkom s og sf med en fair løsning to tusind og tyve som svarer på tilsvarende problemer og bygger på samme holdninger som gang i halvfemserne der jo var udgangspunktet for nyrupregeringens politik der bragte mere end tohundredetusind flere danskere i arbejde langt de fleste i den private sektor og skabte overskud på betalingsbalancen og statsfinanserne under et samlet set uændret skattetryk hvorfor nævner jeg det jo for da gang i halvfemserne udkom kom finansministeriet under den daværende borgerlige regering med en bedømmelse om urealistiske forudsætninger der ville føre til finansieringshuller stigende skatter

så borgerlige regeringers misbrug af finansministeriet til at give dårlige karakterer til oppositionens økonomiske politik på totalt forvredne forudsætninger

ikke noget nyt fænomen jeg nævner det bare i forbifarten

men jeg tror i virkeligheden de fleste borgere er trætte af at høre os slå hinanden oven i hovedet med hvem der er bedst til at regne alle planer det gælder regeringens s og sfs de radikales bygger på et sæt forudsætninger som man altid kan udsætte for kritik men man får den bedste vurdering ved at se på hvordan folk i praksis agerer når de er ved

år set på en borgerlig regering der lagde ud med uansvarlig bobleøkonomi ufinansierede skattelettelser lånefinansieret overforbrug og derefter arbejdsløshed og recession

og langt dårligere konjunkturstyring end under nyrupregeringen og nu kulminerer det hele så med gennemførelse af socialt skæv nedskæring i kommunerne

politisk prioritering for politik handler om at skabe værdier og fordele værdier hvorfor kan vi ikke få en debat om at vi har forskellige holdninger vi har forskellige menneskesyn og vi har forskellige opfattelser af hvilke teorier

velstand jeg tror for eksempel mest på nobelpristagerne stiglitz og krugman venstre har altid ment at man kun kan få de rige til at arbejde ved at give dem skattelettelser

kun kan få de fattige til at arbejde ved at skære ned i deres ydelser de konservative er enige og dansk folkeparti har nu taget sit eget initiativ til at udstrække starthjælpens sulteydelse til en ny målgruppe

som beskæftigelsesministeren så smagløst udtrykker det det hele er efter min mening en usympatisk og primitiv opfattelse af hvad der motiverer folk

forkert at skattelettelser er det bedste middel til at få folk til at arbejde mere og virksomheder til at investere mere det er i hvert fald mange gange mere effektivt at bruge de samme penge på mere og bedre uddannelse til flere også dem der er lidt oppe i årene og ude på arbejdsmarkedet og til forskning og infrastruktur det er det det giver konkurrencekraft jeg har godt hørt regeringen kaste omkring sig med en hel masse tal om at man sandelig bruger mange penge men der skal meget mere til

kan vi sagtens om ti år have

der ikke er i arbejde fordi de mangler kvalifikationer og samtidig mangle ethundredetusind

det er jo forenklet at tro at bare man øger arbejdsudbuddet så stiger beskæftigelsen det gør den kun hvis vi investerer massivt i kompetence ellers stiger strukturarbejdsløsheden bare da jeg kom ind i finansministeriet i

tre og halvfems sagde jeg vi har en opgave

og så sagde de yes minister men strukturarbejdsløsheden er på ni procent

at det er rigtigt det tror jeg i hvert fald i har ret i men derfor har vi altså to opgaver vi skal både nedbringe arbejdsløsheden og strukturarbejdsløsheden

i samme takt det er den opgave regeringen forsømmer ved at nedruste den aktive arbejdsmarkedspolitik og den virkelige uddannelsesindsats for de ledige vi fik strukturarbejdsløsheden sænket med firstusind alligevel

sidder finansministeren nu og siger nåh i kan nok ikke sænke med yderligere titusind jo det kan vi godt

der skal til det gjorde vi også

ellen trane nørby carina christensen anders samuelsen kristian jensen tom behnke rasmus jarlov mads rørvig mike legarth charlotte dyremose vivi kier vivi kier og simon emil ammitzbøll

ja den første er fru ellen trane nørby for en kort bemærkning

at socialdemokraternes tidligere formand

og jeg kan jo forstå på socialdemokraterne at fremtidens

med fortidens politiske indgreb

herre mogens lykketoft forholde sig til en af dem der var

en ny aktiveringspolitik for de ledige

situationen i dag er ikke sammenlignelig i begyndelsen af nitten halvfemserne havde vi været igennem en længere periode med jævnt stigende ledighed

de aktuelle ethundredetusind nettoledige ledighedsproblemet er slet ikke af samme størrelsesorden

økonomiske vækst er lige nu omkring to procent årligt og ledigheden svagt faldende

med et voldsomt behov for indgreb af hensyn til ledighed

set dagens tal for udviklingen i nationalproduktet vi er ikke inde i en vækstperiode vi er inde i en nedgangsperiode som er overraskende skrap og som også har overrasket statsministeren i forhold til hans tale her til morgen

vil godt anholde en enkelt ting som fru ellen trane nørby ligesom prøver

fortidens løsninger på fremtidens problemer

forbedre menneskers beskæftigelsesmuligheder og samfundets konkurrenceevne ved at opkvalificere dem eller er det ikke lige præcis

hovedsvaret på alle de problemer vi har nu og er det ikke også sådan fru ellen trane nørby at man

kan få alting her i verden at man jo er nødt til at prioritere

få skattelettelser skattelettelser og skattelettelser og så oven i købet lave århundredets største investering

aktive i danmark under de initiativer som sr regeringen tog i

sad i nationalbanken han siger også til ritzau den seksogtyvende maj

i at bremse krisen med en ekspansiv finanspolitik

i folketinget har besluttet at lukke femten

tilbagebetaling af efterlønskontingent og derefter lave uden overgrænse en fradragsordning for reparation og vedligeholdelse og hushjælp med videre det må man sige

en klog mand sagde til mig forleden dag det er mere

og der vil jeg nok sige at det her

for at gøre mere skulle man så ikke tage at gøre det på de områder hvor det samtidig kunne bidrage til at vi havde flere arbejdspladser og større konkurrenceevne i

i stedet for at hælde pengene ud på en måde

som jeg jeg prøvede at forklare og det var derfor jeg tillod mig med den med den

nævne noget fra fortiden

den slags elendige manipulerede notater også for to og tyve år siden her i

der da den blev sat i værk viste sig

skabe overskud på job på betalingsbalancen på statsfinanserne

prøve at lave urealistiske forudsætninger i en stil og grad som dem regeringen har pålagt finansministeriet at lave på s sf planen at påvise

samler syv og fyrre milliard kroner sammen er langt større i regeringens plan end den er i

fru carina christensen men jeg har i hvert fald lært én ting gennem årene og det er er at den slags regnestykker især når man

af hvilke forudsætninger man putter ind i dem og forudsætningerne er

politiske for de regnestykker

han var finansminister forringede han efterlønnen forkortede dagpengeperioden sænkede skatten på arbejde indførte introduktionsydelsen

ikke motivet for at stille spørgsmålet det er rigtigt at efterlønnen blev ændret efterlønnen blev ændret i et forsøg på at få anstændige borgerlige partier til så til gengæld at vedkende sig at en efterløn både skulle fastholdes i en længere periode og var blevet økonomisk mere holdbar det er rigtigt jeg er aldrig gået ind i diskussionen hverken i nitten otte og halvfems eller i to tusind og seks om efterløn for at afskaffe efterløn jeg er gået ind i den med det udtrykkelige formål at gøre den langtidsholdbar for dem der havde mest brug for den

godt sige om det med dagpengeperioden at det er rigtigt at den blev forkortet men det er også rigtigt at den aktive opsøgende indsats der blev gjort for at folk ikke faldt ud af dagpengeperioden betyder at jeg faktisk ikke har mødt et eneste levende menneske der faldt på grund af den forkortelse

villy søvndal førte an i snakken om den sociale massegrav og hvordan folk ville vælte ud over kanten når

sociale massegrav og det har den daværende finansminister jo også netop

aldrig nogen sinde mødt et menneske

det blev afvist med en eller anden motivfortolkning som

skatten på arbejde blev sænket at man indførte introduktionsydelsen

samuelsens himmelsk fantasifulde

man kan udrette ved at sænke skatterne det er jo et efter min mening uhyre optimistisk eller

fantasifuldt syn som borgerligheden har med herre samuelsen i spidsen selvfølgelig om at bare man sænker skatten så opfører folk sig på den måde at de gør en større indsats og de investerer mere det der skete i nitten halvfemserne var ikke at vi sænkede skatten det var at vi lavede nogle omlægninger af skatten vi udvidede skattegrundlaget og fik marginalskatterne nederst det har jeg været tilhænger af det har jeg deltaget i i hvert fald tre forhandlingsrunder om at gøre siden

begrænset positiv virkning der men det vi gjorde var ikke at vi sænkede de samlede skatter

den anden del af den her fortælling herre samuelsen og det er jo der hvor hvor vi fuldstændig

at de der skattepenge der skal ind

bruges til noget de skal bruges til at investere i noget som er forudsætningen for at det her samfund hænger sammen eksisterer og har beskæftigelse og konkurrenceevne også om fem år og også om femten

afdæmpet og uden pegefingre

det lykkedes faktisk den daværende regering at bringe over tohundredetusind flere danskere i arbejde de fleste i den private sektor det der er lykkedes for det nuværende flertal er at fjerne ethundrede og halvfjerdstusind private job siden finanskrisen brød ud

når vi har et for optimistisk indtryk af hvad ledigheden er

så er der to grunde til det en stor del af de job vi har har tabt var besat med folk som desværre ikke havde arbejdsløshedsforsikret sig og derfor er forsvundet ud af statistikken en anden stor del var besat med folk som vi havde lånt i udlandet især i polen og baltikum derfor er den stigning vi har set i arbejdsløsheden langt mindre end det tab vi har haft

vi har så vidt jeg ved af vælgerne fået nogenlunde den samme ret til at udtrykke os på den her talerstol så

end vi kan se i statistikken vi havde en arbejdsløshed der faldt dramatisk men forudsætningen for at den kunne falde yderligere var jo at man blev ved med at investere i folks kompetencer at man blev ved med

en indsats for at udrydde

når den nuværende regering griber ind og fjerner den aktive arbejdsmarkedspolitik demonterer og demobiliserer den aktive arbejdsmarkedspolitik som var forudsætningen for at

kunne blive ved med også i den her regerings tid at komme ned

ja så er vi i risiko for

enkle spørgsmål nemlig om

hvis man vil lave en eller anden form for bare nogenlunde anstændigt regnestykke på hvem der har skabt job og hvem der har tabt job så vinder nyrupregeringen det mener jo i øvrigt også

men problemet er jo det at de fjer som herre kristian jensen pynter sig med er den aktive arbejdsmarkedspolitik der blev grundlagt i nitten halvfems ’erne og videreført et stykke ind i det sidste årti men efterhånden er blevet ødelagt og derfor vil man ikke med fortsættelse af den

handler om at en væsentlig del af den her en fair løsning det her program som

er at danskerne skal arbejde en uge mere om året

bruge den her tid til at få så mange klare svar som muligt vil jeg meget gerne have herre lykketofts anvisning på præcis hvornår det skal træde i kraft

lav ledighed det har vi fået konstateret den er lavere end den var i nitten halvfems ’erne vi har vel fire gange siden nitten fire og halvfjerds haft en ledighed under ethundredetusind så er det lidt interessant at

sagt at det her med den uge ekstra om året skal træde

er det egentlig at regnestykket med de femten milliard

udgav jo en annonce ved nytårstid som var bygget over den gamle vittighed man kommer ind i en virksomhed og spørger hvor mange arbejder her og svaret er halvdelen

halvdelen af danskerne arbejder sagde statsministeren det er det der er problemet nej det er det sådan set ikke

i arbejde end i de allerfleste andre lande men forskellen er at deres årlige arbejdstid er noget lavere i danmark derfor er det et fagøkonomisk fornuftigt svar at satse på trepartsforhandlinger hvor man kan

hæve den gennemsnitlige arbejdstid det er noget der

sfs udspil skal tages fat på straks efter valget og som selvfølgelig skal sættes

hvis vi skal arbejde en uge mere om året for at socialdemokratiets regnestykke hænger sammen

et politisk valg og hvis vi så skal have et realistisk alternativ og

at i stedet for at gøre a gør vi b nemlig det at vi siger at alle danskere arbejder en uge mere om året

herre henrik sass larsen

vi har en ledighed under ethundredetusind

og halvfjerds eller hvis lo som skal være en del af de her trepartsforhandlinger siger

når ledigheden er væk så har det lidt lange udsigter så kommer pengene jo ikke i kassen

hvornår skal det træde i kraft for at den økonomiske plan som s og sf har fremlagt

mening forkerte indgreb i tilbagetrækningsordningerne som regeringen og et flertal har besluttet sig for og ideen

det gælder jo om begge planer at de selvfølgelig ikke træder i kraft med fuld styrke

er jo ingen forskel det er derfor jeg synes i virkeligheden

svar til flere og det vender tilbage til det jeg sagde indledningsvis

at han tilbage i maj nitten ni og firs skrev et oplæg grundet den store ledighed det må have været tallet

årsag altså den store ledighed når nu vi har fået præciseret

for ledigheden er jo ikke stor den er historisk lav det har herre mogens lykketoft jo selv

og som ingen jo kan bestride er at når ledigheden ikke ser så høj ud

er det fordi der er titusindvis af mennesker der er forsvundet ud af statistikken

ikke fordi vi har flere job så er det fordi vi har færre som er på arbejdsmarkedet det hænger så i øvrigt sammen med at der desværre ikke er blevet gjort noget for at fastholde folk i

alt for mange mennesker er drevet ud i

at være uden forsørgelsesgrundlag eller over

var i arbejdsløshedsforsikring fordi de troede på at den boble som den nuværende regering pustede op fra to tusind og fire til to tusind og otte garanterede evig beskæftigelse så det kan godt være at man kan bryste sig af nogle arbejdsløshedsregistreringstal som er forholdsvis lave men man har tabt titusindvis af job det

intet tidspunkt mens han sad i regering var færre ledige end der er i dag på intet tidspunkt var der færre langtidsledige end der er i dag

en tidligere finansminister udtale som jeg hørte det at han mente at finansministeriets folk manipulerede med fakta det er jo en ret grov beskyldning og jeg kan kun se to muligheder for at man kan komme med

taler herre mogens lykketoft af erfaring eller også er der tale om simpel nedværdigelse af dygtige embedsfolk i finansministeriet

den karaktergivning som den daværende borgerlige regering sagde til finansministeriets embedsmænd at de skulle levere

herre tom behnke jo ikke helt have

et spørgsmål om at regne galt det er et spørgsmål om hvilke forudsætninger man beder folk om at regne på

er jo politisk valgte forudsætninger som embedsmænd som er under politisk kommando bliver sat til at regne på det er ikke nogen af de forklaringer herre tom behnke efterlyser som er sandheden det er det jeg siger her som er sandheden om den slags beregninger med hensyn til langtidsledigheden

ikke bekræftet de tal det er klart at man kan finde nogle tal der tilsyneladende giver det billede men det er jo som jeg sagde før og har sagt i et par omgange fordi vi er oppe imod det fænomen at titusindvis af mennesker er forsvundet ud af statistikken fordi de ikke har været

ordførerskaber partistørrelser og alting

jo fri adgang bagefter til at gå op

har et ganske simpelt spørgsmål som også relaterer sig

hvorfor afskaffede herre mogens lykketoft aktieomsætningsafgiften i

et interessant spørgsmål jeg kan sådan set ikke helt huske de nærmere omstændigheder jeg kan huske at jeg har lavet ganske mange forlig med stort set alle folketingets partier i de otte år jeg var finansminister og der kom af og til nogle planter ind i buketten som ikke var vokset op i min have sådan at de politiske vilkår jo også under den her regering kan man jo tydeligt se det når man ser alt det den sluger fra dansk folkeparti sådan vil det også være under en kommende regering under socialdemokratisk ledelse

provenu på en milliard kroner hvis vi kigger på de svenske erfaringer

før aktieomsætningsafgiften blev en og fyrre procent af sony ericssons aktier handlet i stockholm efter man indførte den dalede det til tre og tyve

har så uhyre store konsekvenser for dansk økonomi og de arbejdspladser der beskæftiger sig med netop aktiehandel så gør det ikke indtryk på herre mogens lykketoft at man selv budgetterer med fire milliard kroner i provenu på det her

regnestykker på at det sådan set ikke

det det håbede jeg at jeg alligevel havde fået over pulten her

ni og halvfems vi havde meget mellem hænderne dengang

undladt at tage del i debatten selv om det jo i virkeligheden var

statsministeren værsgo

at takke herre mogens lykketoft for at have taget ordet her til sidst og tilføre debatten den kraft og saft som den måske har manglet i

dagens løb det synes jeg har været befriende selv om

naturligvis ikke deler det der grundsynspunkt om at man bare kan trykke en

oplevelse jeg selv har haft men jeg medgiver selvfølgelig også at min egen erfaring som finansminister

kan måle sig med den erfaring som herre mogens lykketoft repræsenterer og at min erfaring ud i disse

ikke kan måle sig med herre mogens lykketofts ellers vil jeg

meget lang debat her i i dag om om status på danmarks situation afslutningsdebatten er jo på mange måder

højdepunktet i folketingsåret

vi gør status det er her vi kigger frem

jeg oprigtigt glædet mig til debatten her i i dag for danmark er jo udfordret det er også derfor regeringen med et flertal i folketinget har truffet svære men nødvendige offensive beslutninger som har ført til at vi helt kontant har et budget for danmark der hænger sammen og som sikrer fremtidens velfærd hvor vi kan betale faste omkostninger til tiden med penge vi kan regne med ikke fugle på taget som måske engang kan fanges ind men med rigtige

fordelen ved det er jo ikke bare at vi så har et kontant budget der hænger sammen fordelen er også at det giver tryghed

i befolkningen det betyder at befolkningen ikke skal ligge søvnløs med udsigt til at vi pludselig kommer og overrasker dem med ubehageligligheder eller ubetalte regninger eller et hul som der ikke kan gøres rede for og som sætter sig i spekulation mod kronen

danskerne ved med andre ord hvad regeringen har tænkt sig at gøre frem mod år to tusind og tyve og det er vigtigt for det er også vigtigt for at få optimismen frem igen hos den danske befolkning med afslutningsdebatten her i dag har der jo tegnet meget klart billede af hvad de to sider af folketingssalen folketingssalen repræsenterer der er dem som har meldt sig ud

lidt ind her til sidst med nogle historiske indlæg

på nogle af oppositionens medlemmer da der kom disse foreløbige nationalregnskabstal fra første

jeg mener jo at vi er her

vi er nu altså i en situation hvor vi

for to år siden stod midt i en krise af dramatisk historisk omfang som vi styrede os igennem med en stribe offensive krisetiltag

investeringer udbetaling af sp midler forlængede kredittider i erhvervslivet bedre eksportkreditordninger en fuldt finansieret skattereform faset ind på en sådan måde at den holdt hånden under familiernes økonomi rekordhøje anlægsbudgetter i den offentlige sektor alt sammen med den effekt at arbejdsløsheden er toppet på et niveau der er fyrretusind lavere end det alle gik og frygtede

at arbejdsløsheden ingen uge ingen dag ingen time og intet sekund

så lav som den er nu hvor vi har været igennem så hård en krise som vi har været igennem det samme gælder

nu handler det så om at kigge frem og sørge for at det danske samfund får optimismen

møller på visse væsentlige strækninger det radikale venstre som har truffet rigtige beslutninger der løser rigtige problemer og i morgen vedtager

vi her i folketinget boligjobplanen som skal skabe endnu mere aktivitet ude hos vores håndværkere ude hos vores servicevirksomheder for vi har brug for politisk handling ikke politisk snak

og valg og ja vi skal have et valg

ret og rimeligt hvis denne den sidste afslutningsdebat inden det valg på et tidspunkt kommer havde bragt klarhed altså ikke alene klarhed over regeringens politik

den er der men også over oppositionens politik men her må den opmærksomme seer eller lytter dem der har holdt ud hele dagen jo sidde tilbage svært skuffede for hvad har vi

ikke hænger sammen som er underfinansieret som øger den offentlige gæld som øger afgifter og skatter på vores virksomheder og som mangler minimum

to og tyve milliard kroner knap tretten milliard kroner fra skattetiltagene som ikke ventes at indbringe det provenu som

aktieomsætningen det har også lige været vendt her ingen tror på det cigaretterne hvem tror på det vi vi er gået til kanten med at sætte tobaksafgifterne op så langt de kan sættes op uden at det sætter sig negativt i grænsehandelen eller smugleri man må forstå at noget af det første en eventuel ny regering skal gøre er at iværksætte en rygestartkampagne for at sikre at langt flere danskere begynder at ryge for hvis ikke det sker kommer de her penge aldrig hjem

der mangler tretten milliarder så vurderes det jo helt ædrueligt at

beskæftigelsesstigning ikke hænger sammen uddannelsesmålsætningerne dem har vi i øvrigt i fællesskab og tro mig hvis man lige kunne plukke nogle milliarder ned ved at indfri en uddannelsesmålsætning som regeringen har og som vi forfølger og hvor vi glæder os over

videregående uddannelse hvis man ud af det kunne plukke nogle milliarder ned i vores plan så havde vi bestemt gjort det

det selvfølgelig fordi det er løse fugle på taget

milliard kroner fra de berømte tolv minutter

eventuel kommende regerings parlamentariske grundlag enhedslisten jo har skudt godt og effektivt ned her i dag og som vel ingen tror på

være store tal at holde rede på men bare for at sætte det i perspektiv svarer det til halvdelen af de årlige omkostninger ved at drive vores sundhedsvæsen halvdelen af de årlige omkostninger ved at drive vores sundhedsvæsen

det hænger ikke sammen

været rart hvis nogen i dag havde fodret debatten med informationer der kunne fylde det her hul ud men det er desværre ikke sket

sædvanlige herre villy søvndal i sit sædvanlige lunefulde humør jeg kom til at tænke på

ikke på tegneserien gyldenspjæt jeg tænker på ib boye

gik under navnet gyldenspjæt og som om politik har sagt at det

være blomstersælger at sælge frø i poser så skal man have en fantastisk evne til at mane de store billeder frem for det indre øje af de blomster der skyder frem

i relation til erhvervspolitikken da herre villy søvndal slog sådan en lidt hånlig latter op

regeringens initiativ om et treårigt regelstop det blev der grinet

kommer dertil for hvis man ser på den erhvervspolitik der er lagt op til så

den ene hånd de her flotte blomster der manes frem i floromvundne sætninger

ethvert frø til at gå ud før det overhovedet sætter

en spire der er ekstra selskabsskat der er ekstra kørselsafgifter på lastbiler der er sanering af erhvervsstøtte ogeller en forhøjelse af selskabsskatterne der er passagerafgifter der er landbrugsbeskatning der er en kulbrinteskat der er aktieomsætningsafgift der er arbejdsskadesafgift

mindre konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor der er et opgør med at de ældre selv kan vælge frit derude sådan

alle de små private servicevirksomheder ihjel der er tanken om at lave sociale virksomheder der kan udkonkurrere firmaer som i dag løser de pågældende opgaver der er tilbagerulningen af landbrugslovens liberaliseringer der er tvungne tredageskurser i psykisk arbejdsmiljø for alle med personaleansvar der er et forbud mod vikarfirmaer i

sundhedssektoren der er et forbud mod happy meals og forbud mod tv lotteri

forbud på forbud på forbud

vil true med at slå ethvert spirende

helle thorning schmidt jo meget gerne

at tale om valg burde man måske snarere bidrage til

at skabe den folkeoplysning der gør at danskerne når den dag kommer ved hvad de vælger imellem måske burde man

give danskerne nogle klare svar på socialdemokratiets såkaldte løftepolitik for sandheden er jo at ikke engang her i dag under afslutningsdebatten er socialdemokratiet i stand til at give klare svar over for socialdemokratiets

eventuelt kommende parlamentariske grundlag ikke engang enhedslisten må få klare svar hverken fra fru helle thorning schmidt eller herre villy søvndal når der spørges til dagpengereformen de to år skal den rulles tilbage

ikke rulles tilbage så kommer der noget floromvundet snak om noget moderne dagpengesystem vi må da have nogle klare svar

meget vi mangler svar på bompengene s og sf vil ikke sige hvor meget det skal komme til

differentieret ventetidsgaranti opgøret med at patienter har mulighed for at blive behandlet inden for en måned vi kan ikke få svar på hvad

patienter der ikke skal behandles hvem er det der skal arbejde tolv minutter mere og hvornår er det de skal gøre det hvilket niveau for ledighed er det vi skal ned på

hvem er det der skal arbejde mere er det tolv minutter mere om dagen er det den femte ferieuge er det noget helt tredje vi får ingen svar hvad bliver s og sfs oplæg til de trepartsforhandlinger man ønsker at indkalde til inden for tres dage stod det til fru helle thorning schmidt må man forstå er det nærmest lige rundt

for i dag skulle vi slet ikke have haft den her store debat vi skulle

om en og tyve dage skulle være en ny regering og om yderligere tres

vel ret og rimeligt hvis man sagde

grundlag de skal føres hvad er det for nogle usunde fødevarer der skal pålægges yderligere afgifter er det mælk og kød hvad er det for nogle borgerlige debattører der skal udsættes for

hvad er det for dagblade der skal lukkes hvad sker der med efterlønnen hvis ikke der er et rent rødt flertal hvad sker der med dagpengeperioden skal den tilbage på fire år og hvorfor er der brug for en kommission der skal kigge på skattestoppets konsekvenser for boligbeskatningen hvis ikke man ønsker at pille ved boligbeskatningen der er sådan set rigtig rigtig mange spørgsmål som oppositionen her i dag godt kunne have givet nogle klare svar på men det hele blæser i vinden men det betyder ikke noget for der er mere der samler end skiller det er det man må forstå der er mere der samler

helt stilfærdigt og lyttet til de mange kloge indlæg for vi har

er uenige om hvad vej danmark skal gå

hvor det radikale venstre tager ansvaret for en tilbagetrækningsreform og en dagpengereform mens s og sf ikke har nogen politik og vil overlade ansvaret til arbejdsmarkedets parter der står det radikale venstre

men i modsætning til regeringen og dansk folkeparti udsættes det radikale venstre ikke for nogen hån ikke for nogen latter jeg må bare konstatere at det

guldægget i socialdemokratiets politik guldægget selve tryllemidlet

engang kan genfinde i det forslag

tryllemidlet er forsvundet fordi det radikale venstre ikke tror på

hvor s og sf vil indføre en særskat

og sænke skatten på arbejde det radikale venstre vil hæve skatten på boliger mens s og sf ikke vil det siger de i hvert fald

er en kommission der skal kigge på det der er udlændinge og integrationspolitikken hvor de radikale er lodret imod selv fair og fleksible pointsystemer mens s og sf støtter ideen

derfor spørger man sig selv hvad er det mere der samler end deler

for det meget meget uklare projekt

engang her i dag samtidig med at man står og siger at det burde være sidste dag

fra folkesocialisternes side

hvordan man stiller sig til de aftaler der er indgået om tryghed og udvisningsregler de sidste uger som har fyldt hele det offentlige rum og som har været debatteret i alle medier

på den form for uklarhed og floromvunden snak står der altså en regering med et flertal bag sig for en politik der hænger sammen en ansvarlig økonomisk politik baseret på reformer der skaffer sikre penge reformer der giver tryghed om skatten baseret på skattestoppet og reformer der skaffer balance mellem udgifter og indtægter en fast og fair og fornuftig udlændinge og integrationspolitik baseret på respekten for det enkelte menneske og de grundlæggende værdier i det danske samfund

enig i en ting som flere har sagt her i dag at

klart valg nemlig mellem de klare svar og de meget

hvem vi har registreret helle thorning schmidt villy søvndal per clausen carsten hansen klaus hækkerup steen gade karen hækkerup eigil andersen simon emil ammitzbøll johanne schmidt nielsen morten bødskov line barfod mette frederiksen yildiz akdogan nanna westerby jesper petersen lennart damsbo andersen jonas dahl benny engelbrecht mogens jensen og anne grete holmsgaard det er i alt enogtyvende

den første er fru helle thorning schmidt

at udskrive valget jeg vil nu stadig mene at når der er så stor usikkerhed i forhold til tilbagetrækning efterløn folkepension og alle de andre spørgsmål

at vi i oppositionen skulle være glade for de nyheder der tikkede ind mens statsministeren talte tidligere på dagen særdeles upassende

det må jeg sige om statsministeren forstår

statsministeren når et land to kvartaler i træk har negativ

i samfundsfag selv om man godt kunne få det indtryk da den tidligere finansminister var på talerstolen

at vi er på vej frem den private beskæftigelse er steget eksporten er på vej frem arbejdsløsheden er toppet præcis derfor er det så vigtigt at vi giver det hele det sidste skub

har foreslået en stribe vækstinitiativer hvor et af dem er et vi vender tilbage til i det nye døgn om fem kvarter nemlig en boligjobordning som skal give fradrag for istandsættelse og hjælp i egen bolig sådan at der kommer gang i vores håndværksvirksomheder i vores servicevirksomheder

der er kommet i dag jeg hæfter mig ved at de er foreløbige

et meget overraskende element nemlig det

de offentlige forbrugsudgifter i første kvartal er lavere end det vi har planlagt med i kommuner regioner

gerne sige at det både håber og tror jeg retter sig

i mange år kæmpet for at det offentlige ikke skulle bruge mere end vi har planlagt med og jeg nægter altså personligt at tro på at to tusind og elleve skulle blive året hvor det offentlige bruger mindre end det vi har planlagt efter

set er i recession det betyder

i når han siger

for statsministeren at når man trækker aktivitet

den offentlige sektor en nulvækst

så holder igen med at forbruge samtidig med at

så dårlige økonomiske resultater som det danmark præsterer i dag

bare to andre lande som har haft lige så dårlige resultater altså to kvartaler med negativ vækst

disciplin man kan optræde i nemlig at forsøge at tale alting ned alting ned

set ingen grund til fordi det er på vej frem den private beskæftigelse er steget eksporten stiger arbejdsløsheden falder ingen dag ingen time intet sekund var arbejdsløsheden lavere under poul nyrup rasmussens regering end den er nu vi har to udfordringer hvis man ser på de tal i dag og lægger dem til grund

niveau vi har planlagt efter det vil jeg altså gerne lige se på den halvlange bane

vil jeg gerne sende den opfordring her til kommuner og regioner at de skal bruge de penge vi har aftalt for vi ønsker ikke at trække aktivitet ud

det andet forhold er at

hvad vil man så stille op med det man vil hamre nye skatter og afgifter ned over befolkningen

boligskattespøgelse florere frit skulle

den private tillid næh det der er brug for

set at vi i forlængelse af den politik vi har ført

siden klokken ni i formiddags før det lykkes at få

af tallene fra danmarks statistik nej det ser ikke så godt ud det glansbillede som statsministeren tegnede da han skrev sin tale i nat eller hvornår han nu gjorde det og den tale som venstres ordfører har skrevet passer slet ikke med virkeligheden

der kommer med et billede af situationen i danmark det er dog ganske bemærkelsesværdigt at statsministeren siger

der billede som er det retvisende billede ifølge danmarks statistik

ikke rigtigt når statsministeren siger at der ikke er håb i den her debat det er der da der er det håb knyttet til debatten at et folketingsvalg betyder at vi får en regering der satser på vækst satser på uddannelse satser på at sparke gang i danmark igen

det håb der deles af rigtig mange ude i landet og det var grunden til at jeg glædede mig over at statsministeren på side femten skrev noget om

tre år endnu med den nuværende regering det synes jeg sådan set var

søvndal jeg kan ikke forstå at herre villy søvndal

slår så stor en latter op over tanken om at give de nystartede og små virksomheder i danmark en regelpause

synspunktet om at vi skal have væksten igen og derfor har vi

set brug for at give de små virksomheder et frirum

de kaskader af nye forbud og regler og afgifter og skatter som herre villy søvndal

jeg tegner et realistisk billede og det realistiske billede er det at dansk eksport er i gang igen at den private beskæftigelse er steget det er en del af det realistiske billede det er en del af det realistiske billede at arbejdsløsheden er toppet på et niveau der er fyrretusind lavere

at de økonomiske vismænd i dag har sagt lad nu være med at panikke over disse foreløbige tal hold fast i strategien lad nu være med at fremrykke offentlige investeringer det er der jo et massivt

statsministeren forsøger at tegne et fuldstændig forkert billede af den plan s og sf

er jo at regeringen har den opfattelse at den måde vi skal komme igennem krisen på er at gøre lagkagen der skal fordeles stadig mindre vi har en opfattelse af at vi skal passe rigtig godt på pengene men det der er danmarks hovedproblem og det er

er påvist i dag er manglende vækst

manglende vækst nu i to kvartaler i modsætning til situationen i vores nabolande man kan kigge til tyskland

hvor det går rigtig godt og en af grundene til at danmark også bliver trukket op er at det går rigtig godt i vores nabolande

strejfet statsministeren at man som leder af landet den der har magten den der har vagten og har haft den i mange år står med et land der er omgivet af lande hvor væksten går rigtig godt af mange forskellige grunde det medgiver jeg gerne og så har vi et land der hænger fast i lavvækst

bare at sige at dem der påpeger det faktum

er det håb som store dele af befolkningen knytter sig

lige godt to år jeg har været

den situation vi har stået i hvor vi blev ramt af krisen og skulle styre os igennem

er lykkedes uden de voldsomme menneskelige omkostninger vi har en arbejdsløshed der er toppet og

igen jeg er tilhænger af vækst

det ene sunde offentlige finanser der hænger sammen

ikke er et hul på to og tyve eller ni og tredive milliard kr man ikke kan gøre rede for og som en eller anden dag sætter sig i panikforslag om nye skatter eller sætter sig i at de internationale finansmarkeder siger de der mennesker har ikke styr på det vi straffer dem med at renten går

det har regeringen styr på

den anden forudsætning er at vi tilvejebringer den arbejdskraft der skal bruges til de virksomheder

har regeringen sikret alt hvad s og sf foreslår trækker den modsatte

til vedtagelse fra venstre

til vedtagelse er man jo egentlig noget mere nøgtern end statsministeren var i sin tale man taler om at danmark står over for betydelige udfordringer der

handling væksten skal øges ledigheden blive mindre

egen tilgang

skal opfordre fru margrethe vestager til

set meget godt det der er brug for der er brug for reformer der er brug for en ansvarlig økonomisk politik der sikrer sikre ressourcer til velfærd der er brug for fugle i hånden og ikke

når fru margrethe vestager i øvrigt er leder af et parti

jeg gerne kvittere for som har været med til at lægge en af de tungeste brikker i det puslespil der skaber den sammenhæng nemlig tilbagetrækningsreformen jamen så er det da bare at trykke på den grønne knap når vi på et tidspunkt kommer til

udfordringer fremadrettet og hvis det

at den politik man gennemfører

kvittere fuldstændig uden nogen

her lægger op til behovet for sikker politisk handling

ledigheden det forudsætter en ansvarlig økonomisk politik det er den der nu er resultatet af et meget langt forhandlingsforløb der sikrer at der er balance i de offentlige finanser

to tusind og tyve perspektiv og det er den første og væsentligste forudsætning for at få holdbar vækst igen det er det der gør at boligejerne kan sove trygt om natten uden risiko for pludselige isolerede danske

rentehop det er det der gør at boligejerne kan sove trygt i vished om at der ikke er et hul i kassen som nogle pludselig vil fylde ud med øgede boligskatter

oven på det er der så en stribe vækstinitiativer og dem appellerer vi jo til

blev anklaget for at være sur men jeg prøver så alligevel at sige til statsministeren at jeg faktisk var glad under hans tale i dag hans afsluttende tale

af så kort tid er en oppositionspolitiker efter min smag så det glæder jeg mig til

et enkelt spørgsmål når nu vi er i den situation at det man kalder arbejdskraftreserven vokser

som står ude og banker på og gerne vil ind at have et arbejde hvordan er

der kommer en smule glæde og optimisme over de tegn på fremdrift der er i det her samfund frem for at vi vender os mod befolkningen og forsøger at tale håbet ud af dem det er

set ikke det der er brug for for det går faktisk ret fornuftigt

er skabt klarhed over i dag

altså de fire partier bag aftalen venstre det konservative folkeparti dansk folkeparti

det betyder jo at i alle situationer uden et rent rødt flertal er tilbagetrækningsreformen kommet for at blive

heller ikke ret når hun før sagde at der er skabt maksimal usikkerhed

og femogtyvetusind flere folkepensionister i en situation hvor der vil være halvfjerdstusind færre på arbejdsmarkedet

på vej og det er en dejlig ting i politik

hvorfor det var svaret på en arbejdskraftreserve på

efterlønnen så fik jeg at vide af statsministeren at det var fordi der engang i fremtiden ville blive mangel på arbejdskraft så spørger jeg bare statsministeren hvor meget er det arbejdsstyrken falder med frem til

og tyve også set i lyset af at vi har en arbejdskraftreserve

fordi vi på den måde kan sikre at regeringens og statsministerens forudsigelser om at lønmodtagernes andel af produktionsresultatet i danmark skal reduceres i de kommende år det kunne være spændende

at i den periode vil det være sådan at for hver gang der er fem der forlader arbejdsmarkedet

på pension så er der kun fire unge der træder ind det vil være sådan at andelen af befolkningen der er i beskæftigelse medmindre vi gør noget falder i forhold til det vi oplevede i årene op mod den internationale krise

kan man ikke klare med vækst den kan man ikke via vækst hoppe hen over det fylder ikke hullet ud og derfor er vi nødt til

sørge for at træffe de rigtige reformbeslutninger der sikrer flere hænder på arbejdsmarkedet det forstår jeg

måske bortset fra enhedslisten egentlig grundlæggende ser

ens på for det er vel det der driver tanken om at danskerne skal tvinges

fordi man har soldet et historisk

hvor der står ændringerne i tilbagetrækningssystemet vil sikre finansiering

var en meget meget god aftale det var en god aftale som jo

det man bare helt nøgternt må konstatere er at den

nok vi har blandt andet set at levetiden i det danske samfund

og hurra hurra for det er steget hurtigere end det der lå til grund for den aftale for nu bare at trække én ting frem

i to tusind og fire fire inden for det råderum der var og som man overtog fra den tidligere regering der er givet skattelettelser i to tusind og syv finansieret ved en fremadrettet indeksering af energiafgifterne

leve op til den lovgivning tidligere regering havde vedtaget om at når arbejdsløsheden faldt

skulle arbejdsmarkedsbidraget sættes nederst

i to tusind og ni lavet en fuldt finansieret skattereform krone til krone uden at indregne dynamiske effekter der i øvrigt gør samfundet

milliard kroner rigere så der er ikke givet for en bøjet femøre ufinansierede

vi har indtegnet indtil klokken er nul nul femten men hvis man vil debattere

forvandle en fem årig efterløn til en tre årig efterløn så er der et tilbud om at de mennesker

ambition at efterlønnen skulle helt væk for jeg synes ikke at vi i en tid hvor vi er på jagt efter penge til sygehuse til uddannelse til forskning skal betale raske mennesker for at træde ud af arbejdsmarkedet

hvor regeringen stod over for et parti dansk folkeparti som kæmpede

derfor er vi jo landet på at lave en ordning

den er mere fokuseret den er mere socialt balanceret og så har vi jo i øvrigt samtidig lavet en

der gør at folk der reelt er nedslidte uanset

om de er skrevet op til efterløn eller ej har en mulighed for

jo situationen så der er ikke tale om nogen massakre

i en situation hvor vi lever længere og længere og heldigvis for det

hurtigere lever længere end det man regnede med i to tusind og seks

skal vi sørge for at have en ordentlig balance mellem dem der går på arbejde

der prægede den og

har et andet bud som skaber optimisme

som vi tror på og er sikre på giver vækst og beskæftigelse men det er bare en indledning til det sted hvor statsministeren siger at der er grund til lidt optimisme er

er jeg bestemt glad for men så vil jeg bare bede statsministeren være lidt alvorlig og

at vi er kommet alt for sent i gang med at eksportere til brik landene er det ikke rigtigt

måske mere i eksportindtægter hvis vi havde været lige så hurtigt ude som tyskland er det ikke rigtigt at regeringen har skåret ned på eksportstøtten

ikke rigtigt at mange små virksomheder

og sf det er jo fint nok altså det var bare rart hvis det så også var en plan der for alvor kunne skabe en

det er derfor vi spørger lidt interesseret ind til alle de steder hvor det er meget meget meget fluffy og hvor man ikke kan få klare svar men lad nu det være omkring eksporten jo vi skal gøre en

det er jo præcis grunden til at vi i den vækstpakke

oven på et budget der hænger sammen hvor vi har styr på pengene har aftalt en målrettet fokuseret indsats mod de fire brik lande og mod en pulje af de mest lovende next eleven lande det er derfor vi udnævner eksportambassadører det er derfor vi nu laver strategier for de her

ikke noget statsministeren kan tage patent på

rigtig mange der håber at vi får en anden regering der håber at

på de fejl og skavanker der ligger i det danske samfund

at vi skulle gøre noget mere for eksporten til

statsministeren udnævnt nogle ambassadører

jeg tager set bare optaget af

er der er til stede og langt hen ad vejen løfter opgaven selv men jo også i tæt samarbejde med dansk eksportråd

danske ambassader det vi i høj grad har brug for er at få de små og mellemstore virksomheder til

turde få appetit på

den danske eksportandel til de markeder udgør efter min bedste hukommelse

omkring fem procent af den samlede danske eksport det tilsvarende svenske tal er syv

kan forklares ved en anderledes erhvervssammensætning

præcis derfor vi tager de her initiativer og når vi tysk niveau svarer det til en mereksport på tyve milliard

kommet for blive og

statsminister i en ny valgperiode

ikke tale om at liberal alliance eller eller nogen andre kan pille ved det det vil være et kardinalspørgsmål i en ny periode det står i skærende kontrast til den attitude

set bare handler om at komme til fadet og så kan man i øvrigt godt se sig selv administrere en regering der skal føre økonomisk fodnotepolitik det vil jeg ikke udsætte mig selv for vi har lavet en aftale her som der er bred opbakning til hen over midten i dansk politik de to regeringspartier dansk folkeparti det radikale venstre

og jeg har noteret mig at liberal alliance har sagt ja vi ønsker ligesom jeg også selv gjorde i min nytårstale at gå skridtet videre men det skridt der er taget er bedre end ikke noget skridt derfor vil det i den situation der spørges til være sådan at den her aftale skal leveres

spurgte fru karen hækkerup om

jeg har givet det klarest tænkelige svar man kan jeg er her for at gøre det rigtige jeg ønsker ikke

til en valgsejr ved at fortie tingene ved ikke ordentligt at lukke op for posen før efter valget ved at lade det henstå i det uvisse hvordan store tocifrede milliardunderskud skal finansieres sådan arbejder jeg ikke og sådan har jeg ikke arbejdet i de lige godt to år jeg har været statsminister

lave en dagpengereform den er vedtaget her i folketinget og ja vi snakkede ikke om det før men den fases altså også ind på en sådan måde at de første der eventuelt mærker den forkortede dagpengeperiode gør det i sommeren to tusind og tolv

men vi kan ikke oppositionen til at sige om man vil lave det om hvad angår efterlønnen så vil den nye tilbagetrækningsreform blive faset ind fra to tusind og fjorten

og jeg siger her at den aftale der er indgået mellem regeringen dansk folkeparti og det radikale venstre skal gennemføres hvis jeg skal være statsminister

og jeg mener der er behov for at sætte fokus på en del af regeringens plan hvor der i høj grad er tale om fugle på taget ødelæggelsen af efterlønnen og

af folkepensionsalderen vil ifølge regeringen betyde at

flere på arbejdsmarkedet og regeringen mener at alle femogtredstusind vil få et job

at alle de her mennesker som hidtil har kunnet gå på efterløn eller

folkepension kan ende med at blive arbejdsløse og så falder hele regeringens økonomiske plan sammen jeg vil gerne spørge statsministeren hvad han mener om det

hvad han mener om at titusinder af lønmodtagere der hidtil har kunnet gå på efterløn nu risikerer at

deres arbejdsliv som arbejdsløse er det en værdig måde

det er en meget meget konkret

meget solide forudsætninger bag herunder jo også forudsætninger om at der selvfølgelig fortsat vil være nogle folk

dag ville gå på efterløn men som nu går på seniorførtidspension i stedet for sådan vil det være men det er nu en rimelig anerkendt sammenhæng i al økonomisk

følger beskæftigelsen også med det så vi også dengang

tidligere socialdemokratiske regering afskaffede overgangsydelsen

fugle på taget her overhovedet ingen

dages økonomiske debat

at det historisk set har været sådan at selv om arbejdsudbuddet udbuddet af mennesker der kommer ud på arbejdsmarkedet stiger voldsomt er det slet ikke det samme som at antallet af job stiger i samme

kommer senere på efterløn og kan være færre år på efterløn sådan hænger tingene jo ikke sammen og derfor betyder det jo altså at der vil være titusinder af

hidtil har kunnet gå på efterløn som vil ende med at blive arbejdsløse og måske ende på kontanthjælp som i mange tilfælde

nul kroner man havner i det sorte hul det kan samfundet ikke være bekendt

hvis jeg

er én ting som oppositionen og regeringen er enige om og det er at

få nogle flere hænder ud på arbejdsmarkedet for at kompensere for at arbejdsstyrken ellers falder for situationen er jo altså den

for hver gang der er fem der forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension så

fire der træder ind for at tage over

går det danske samfund i ubalance

berolige med

vi har fire mærkesager som vi forventer at få indflydelse på og det ved vi jo også godt at vi får når og hvis vi får de afgørende mandater

går til valg på er udgifter det er afgifter det er skatter og det er socialisme

altså man hører lidt om eksportambassadører og ritt bjerregaard og

at tyske og amerikanske virksomhedsledere

til kina vi i særlig grad sætter ritt bjerregaard ind

sænke selskabsskatten markant fra fem og tyve

fuldt finansieret via en omlægning af de direkte erhvervstilskud til generelt bedre rammevilkår der er tanken om at lave

hjælpende hånd der er

om at lave et tre årig t regelstop og så er

at have en sund offentlig økonomi der frigør de ekstra ressourcer der skal til for fortsat

satse på forskning vi har øget den danske forskningsindsats med fem og tredive procent over de sidste fem år man kunne jo få et andet indtryk når man lytter til oppositionen her i dag

løftet de danske forskningsudgifter fem og tredive procent på fem år det er jo også et sted vi skal sætte yderligere ind for at understøtte

en politik hvor sloganet skulle være at det som ikke alle kan eksportere skal ingen eksportere

betydning for at danmarks konkurrenceevne kunne blive bedre at danmark kunne blive et mere attraktivt land at investere i

i forventet vækstniveau for det er jo stadig det

morgen med

og så er der nogle af de tunge beslutninger som først kan træffes på den anden side af

ja der bliver brug for reformer der bliver også brug for reformer

er en diskussion ved siden af den der handler om

nemlig den diskussion der handler om hvordan

vi kommer også til at åbne den offentlige sektor over for den private noget af det som er en

fremtidig eksportmulighed

velfærdsteknologi det er jo noget af den

som det danske samfund har bygget op fordi vi er et skandinavisk velfærdssamfund men det er en viden som i dag er monopoliseret i den offentlige sektor

vil ud på de nye markeder og sælge dansk knowhow dansk velfærdsteknologi

vi nødt til at starte hjemme med at åbne den offentlige sektor op

partnerskaber og have en langt mere fordomsfri tilgang til det

tre måneder ellers ryger han ud og så kan

laver et pointsystem som drejer de her regler i en mere fleksibel retning og giver mennesker et større

jo fordi vi er nødt til at forholde os til den virkelige verden vi lever i hvor danmark på trods af at oppositionen forsøger

være et åbent samfund men vi skal ikke være pivåbent vi skal sørge for at de mennesker der kommer til danmark vil leve hele deres liv her at de har viljen til

frem for mere firkantede regler med at stille et alderskrav som ubetinget er den eneste

lave et pointsystem som er i den enkeltes egne hænder og hvor man selv nogle måske med et længere tilløb

men

fra et sæt objektive kriterier

lempe de individuelle krav

at rationalet bag det jo

lovgivning der så fleksibelt som muligt sikrer at de mennesker der har integrationspotentiale

sikres en let og og fleksibel adgang det er jo

set det der er tænkningen bag regeringens pointsystem og de supplerende ændringsforslag som integrationsministeren har

er optaget af at løse problemer nu kan man så sige at vi jo teknisk set er gået i recession efter to kvartaler med negativ vækst produktiviteten står i stampe fornyelsen og innovationen er ikke i top vi har for få nye vækstvirksomheder og uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande det var ikke oppositionen der sagde det det var regeringens eget vækstforum der sagde det alligevel sparer regeringen så frem

tale for øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet og annonceret at man måske skulle have en kommission efter valget som skulle se på hvor

om statsministeren er enig i at sundhedsvæsenet ikke skal være et område der er belagt med tabu når det handler om brugerbetaling er man enig i skal mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet og er man enig i at hvis man genvinder magten skal der nedsættes en kommission til at se på

for øget brugerbetaling i det danske sundhedsvæsen det kan være der er noget der er gået mit hoved forbi

det er jo et faktum at vi har brugerbetaling

tandlægebesøg vi har brugerbetaling på

vi har gratis høreapparater men vi har masser af brugerbetaling og jeg tror

ekspert udi temaet at hvis man sammenligner brugerbetalingsniveauet i den danske sundhedssektor med en lang række sammenlignelige lande

eller mindre brugerbetaling end man har så mange andre steder vi har så valgt at opkræve det på nogle bestemte ydelser og og jeg har ikke hørt

må bede sin vicestatsminister om på næste møde hvor de sidder sammen

at trække det store interview i ældre sagens blad tilbage

borgerne skal betale for sundhed og der står at sundhedsvæsenet

hvor brugerbetaling er tabu der står også at den konservative partileder det er jo så vicestatsministeren

når det kan være redskab til at sikre bedre balance i den danske velfærd og finansiere skattelettelser derfor er det bare vi spørger stille og roligt

nu har statsministeren jo

så er et nærliggende spørgsmål til arkitekten bag det største misbrug af skatteydernes penge de sidste ti år nemlig

stolt over at vi har givet patienterne et frit valg

også glad for at vi som årene er gået og konkurrencen er blevet skærpet har kunnet presse priserne længere og længere ned

spørgsmålet gik på det der som justitsministeren har været ude med og jeg gentager bare igen jeg har ikke hørt nogen heller ikke justitsministeren gøre sig til fortaler for at man skulle øge brugerbetalingsniveauet i den danske sundhedssektor

og den skal justitsministeren jo selv svare på

ikke formand for det konservative folkeparti men som jeg

handler den om om man kunne opkræve brugerbetaling anderledes end man gør

hvis der så spørges til om regeringen har nogen planer i den henseende

flertal bag regeringen som har nogle bestemte planer for hvordan danmarks økonomi skal udvikle sig frem mod to tusind og tyve

krone for krone redegjort for hvordan tingene hænger sammen så har statsministeren også på glimrende vis redegjort for hvordan

fik mig til at

som øjensynlig gerne vil være statsminister selv om hun skal føre en økonomisk politik som ikke er hendes egen

en økonomisk politik som er dikteret af et flertal

tankeeksperiment kunne statsministeren tænke sig at være statsminister for en regering der var bundet på hænder

ikke et ansættelsesforhold vi befinder os i hvor vi købes ind som administrerende direktører

flytte samfundet derhen hvor vi gerne vil have at det skal flyttes hen

at sige til befolkningen at der skal ske noget ganske bestemt med efterlønnen for så at gå i en tidligere rasmussens fodspor og gøre noget helt andet efter valget

derfor vil det være sådan at den tilbagetrækningsreform der er aftalt

stå i spidsen for en regering der med hænderne på ryggen og i håndjern

socialdemokratiet socialistisk folkeparti radikale venstre og enhedslisten som er blottet for et bestemt punkt nemlig en sætning om

at en ny regerings første og vigtigste opgave er at øge væksten og beskæftigelsen der står videre først skal gennemføre en kickstart af dansk økonomi for at komme ud af krisen kickstarten består en fremrykning af offentlige

for ti milliard kroner

skal gennemføre er det så ikke mærkeligt at det ikke er reflekteret med et eneste ord i det forslag til vedtagelse som de selv samme partier

løber op i et trecifret milliardbeløb men man må forstå at lige præcis

gør hele forskellen det tryller danmark ind i et

ikke vide hvorfor men jeg har jo noteret mig at vismændene

for en sådan kickstart

som jeg har lyttet mig frem til det i

om det forklarer det ved jeg ikke jeg kan bare se at det

set ret klart vi har en vicestatsminister der ad flere omgange har bebudet indførsel af brugerbetaling i sundhedsvæsenet nu har vi muligheden for her i folketingssalen også selv om

tiden er fremskreden til at få en diskussion af om det er regeringens officielle politik eller ej vicestatsministeren går endda så langt i det interview der også er omtalt tidligere nemlig

helt urimeligt at indføre brugerbetaling og så ikke samtidig give skattelettelser

og vi står foran et folketingsvalg jeg tror egentlig at en af de mest centrale værdier for danskerne er den fri og lige adgang til sundhed og derfor

svare på spørgsmålet indgår det også i statsministerens overvejelser og planer at der skal indføres brugerbetaling eksempelvis på

sundhedssektor vi har brugerbetaling

vi taler jo ikke om en tilfældig politiker eller en anden aktør i den offentlige debat vi taler om en vicestatsminister der meget klart ad flere omgange har tilkendegivet at man ønsker at nedsætte en kommission der skal komme

til at indføre brugerbetaling at man eksempelvis ønsker at indføre brugerbetaling på praktiserende læge og at man sågar vil kræve at brugerbetaling skal efterfølges af skattelettelser og så står statsministeren i dag og siger at nej

skal danskerne tro på den konservative leder justitsministeren vicestatsministeren eller skal vælgerne

det lidt svært for mig at stå og besvare et spørgsmål der rettelig burde stilles til det konservative folkepartis formand jeg hæfter mig bare ved

hørt nogen overhovedet inklusive justitsministeren der har gjort sig til fortaler for at man skulle øge brugerbetalingen i den danske sundhedssektor

har regeringen nogen planer om

lave mere brugerbetaling i sundhedssektoren nej

ved at væksten er gået tilbage to år

er en teknisk recession hvilket også er lidt interessant men

som er slidt og havde set frem til sin efterløn

uddannelsessystemet og ikke har en praktikplads at se frem til

for den familie der bliver smidt ud af sin lejlighed

her kærlige skub fra regeringens side

har toppet den blev ikke så høj som vi frygtede

frygtede den er i dag selv efter den her voldsomme krise vi har været ude i lavere end på noget tidspunkt op igennem nitten halvfemserne langtidsledigheden er lavere end vi så det ungdomsarbejdsløsheden er lavere

nu også truffet de beslutninger der gør at vi kan tage hånd om de svageste og udsatte i vores samfund i de kommende år for sandheden er jo den

skal vi begynde at sætte mange ting i bakgear så har vi ikke råd til at

flere penge i uddannelse det skal til når der kommer flere unge og ja der er langt flere unge der i dag tager en ungdomsuddannelse og ja frafaldet falder og ja der er masser af drenge og piger med integrationsbaggrund

jeg nævnte en af dem i min egen tale tidligere i dag

negativ vækst i i to år i danmark

det går fremad for danskerne siger statsministeren

statsministeren holder fast i det samme og siger noget

fremad det går faktisk tilbage for nogle bestemte grupper i det her samfund vi har fattigdom i dagens danmark i et velfærdssamfund statsministeren skulle måske bare gå en lille tur i tingbjerg og se hvordan det går

i tingbjerg har det altså ikke særlig godt på grund af regeringens fattigdomsskabende ydelser den unge hassan

har en praktikplads at se frem til

at statsministeren uddybede lidt mere

uanset om man hedder hassan eller eller mogens

et enormt løft at vi nu kan give en langt bedre kræftbehandling så det går fremad vi lavede vel i omegnen af halvtredstusind praktikpladser sidste år

i gang med at tage en ungdomsuddannelse som tilfældet er nu

så mange med indvandrerbaggrund der er i beskæftigelse

i i uddannelse som det vi har set de seneste år så det går fremad er det så det samme som at der ikke er nogen mennesker der har problemer nej det er det da ikke der er masser af problemer og udfordringer at tage fat på

det ville være så ødelæggende hvis nogen kom og rullede starthjælpen to hundrede og fem og tyve timers reglen eller kontanthjælpsloftet tilbage og dermed flyttede langt flere

danskere over i den lejr der hedder det kan ikke betale sig at tage et arbejde

jo præcis fordi vi har gjort det attraktivt at arbejde at vi har været i stand til at knække koden og at et stadig større antal med indvandrerbaggrund er i beskæftigelse og i uddannelse

en uddannelse det er sådan set et frihedsbrev til fremtiden det er også derfor det er ekstremt positivt at der aldrig aldrig aldrig nogen sinde

er i gang med at tage en ungdomsuddannelse som tilfældet er nu det er derfor det er så positivt at vi sidste sommer havde

de videregående uddannelsesinstitutioner aldrig aldrig aldrig før i danmarkshistorien

det koster penge dem skaffer vi og det er derfor vi bruger et par milliarder efter min bedste hukommelse mere i år på uddannelse end vi gjorde sidste år

være en forbrydelse mod ungdommen for nu at bruge den her lidt hårde retorik ville være hvis vi forsømte at tage ansvaret for at skabe sammenhæng i økonomien i de kommende år for så ville regningen for vores forsømmelser blive de unges

det dem der kom til at slæbe et ungdomsliv og et voksenliv og et langt arbejdsliv med at gå og betale

set derfor at vi har brugt de sidste seks uger på at lave store økonomiske aftaler der skaber sunde offentlige finanser som forudsætning for at få væksten igen og at vi oven i det har

forhåbentlig vedtager en boligjobordning der gør at sort arbejde kan blive hvidt der gør at noget af det gør det selv arbejde vi ja

jo bare tale for mig selv går og roder med kan flyttes ud

mulighed for at man hos vores håndværkere kan tage praktikanter ind

sådan vi skal gøre det så det handler om sunde offentlige

skabe nogle job at få væksten igen jeg glæder mig så over at den ungdomsarbejdsløshed vi har i dag

er på et helt andet niveau end det man så

bliver sagt ude i siden jeg beder om at man er i ro herinde og

lokale fru line barfod værsgo

jeg håber at statsministeren kan redegøre for

er nogen saglige grunde er der tale om diskrimination

statsministeren jo godt derfor håber jeg at statsministeren kan redegøre for hvad

kriterier der er for at man siger at en mand der kommer fra argentina for at blive gift med en dansker skal bestå en meget svær danskprøve efter tre måneder ellers bliver han smidt ud og hans danske kone kan ikke længere leve sammen med ham i danmark hvorimod en mand fra japan ikke skal bestå en sådan prøve

statsministeren mener at en mand fra argentina

præcise svar på de spørgsmål der relaterer sig til det lovforslag som er under behandling

som som giver en ramme som ministeren efterfølgende kan udmønte

kriterier for at en mand fra argentina vil have sværere ved at klare sig i danmark vil have sværere ved at lære dansk end en mand

debatten om det her vigtige tema vil være en fordel at debatten

mellem fru line barfod og den minister der har det her ressort i forbindelse med det

mangel på format at stille sig op

at oppositionen ville sætte gang i nogle rygestartkampagner og at vi i virkeligheden er deprimerede

at tyve procent ikke kan få et job af helbredsmæssige årsager

hvor har man lige de tyve procent fra af dem der ellers

tyve procent fra hvordan har man regnet

rygestoppet det var fordi jeg noterede et spørgsmål fra

spørgeren tidligere i debatten der var

at man flere gange brugte den samme besparelse nemlig afskaffelse af efterlønnen og så tror jeg det

trane nørby der stilfærdigt gjorde opmærksom på at det provenu som sf henter ind ved at sætte cigaretafgifterne i vejret havde man brugt til forskellige formål skoler flere ansættelser i sundhedssektoren kræftbehandling og og andet og så må jeg bare logisk sige at man bruger nogle penge som er højst tvivlsomme

politisk at vi ønsker at de danske tobaksafgifter skal være præcis så høje de kan være uden at vi i virkeligheden bare sender pengene ned i den tyske statskasse eller i nogle smuglerlommer det er den politiske bestilling vi har givet til embedsmændene når vi har

pengene er der og under alle omstændigheder

bruger dem mange gange og så er det at jeg rent logisk siger at hvis det regnestykke skal hænge sammen

og det var jo næppe det der var formålet

på et sagligt forarbejde i i finansministeriet og regnestykkerne er jo genkendelige

konstatere at pengene kun bliver brugt én gang så der

at man kan sige det så skråsikkert det er med to streger under eller hvor mange der

er tyve procent af dem der ville have været på efterløn men tredive

så mangler der tre milliard kroner samtidig forudsætter man at virkningen på beskæftigelsen skal

meget meget hurtigt regeringen regner med at den øgede arbejdsstyrke nærmest omgående slår igennem som

regeringen forudsætter så mangler der fire

ved siden af regeringens skøn og som så vil betyde at der mangler syv

i dag i to tusind og elleve sige præcis hvordan det er i to tusind og tyve

der mangler syv milliard kroner jeg synes det er usikkert

beslutninger som har en konkret betydning for adfærden i vores samfund og det har det når man går ud til nogle danskere der i dag kan komme på folkepension som fem og tres årige og siger at de må vente et år

i modsætning til

lidt mere en ønsketænkning om

uden at man egentlig handler på at det skal falde eller hvis der kom flere indvandrere i arbejde uden at man handler på at flere indvandrere kommer i arbejde

vi har jo også de ambitioner som man kan se i fair løsning der er bare den forskel at

med med al respekt for forebyggelseskommissionen at vi har afgivet den politiske bestilling i skatteministeriet i finansministeriet og andre steder at vi ønsker at de danske tobaksafgifter skal være præcis så høje

de kan være uden at pengene flytter i den tyske statskasse eller i smuglerlommer

med tyve eller nitten stykke i til en lavere pris i danmark end man kan i tyskland

mener at tyskerne vælter ind over den danske grænse

vi ser en strøm af tyskere til danmark for at handle i de danske grænsekiosker og købe billige smøger er det noget ministeren er bekendt med det var bare sådan rent overordnet set

ministeren om en anden ting nu har vi hørt den her snak om brugerbetaling for et års tid siden havde vi også en diskussion om brugerbetaling og der sagde ministeren

som et led af betalingen for genopretningspakken til dansk folkeparti så er det ikke sådan noget utroværdigt når statsministeren nu står her og siger

cigaretter koster helt aktuelt i tyskland

skal jeg ikke kunne sige jeg kan såmænd dårligt svare mærke for mærke på hvad den koster i danmark hvad vi derimod er at det er enormt

vi har den politiske ambition som regering

fremmer arbejdet med at få færre til at starte med ryge og flere til at holde op at prisen her er en vigtig ting

en god idé at cigaretterne er så dyre

fulgt det spor da vi lavede skattereformen i to tusind og ni

til skattestop og andet at vi også fremadrettet er parat til at gøre mere ved cigaretafgifterne hvis det kan

set bare flytter hele handelen syd for grænsen eller ned i nogle smuglerlommer og ja

ikke særlig kompliceret

lave en en rejse med

to kufferter og tobak til et halvt års forbrug så så det er baggrunden for at afgifterne ligger hvor de ligger

når nu ministeren sagde i sit tidligere svar at det var meget grænsefølsomt og man frygtede de tyske afgifter

så baggrunden for at man ikke bare siger at de danske afgifter skal løftes op så de i hvert fald er på det samme niveau som tysklands er det

tyskland

anelse dårlig argumentation jeg skal ikke kunne sige om det er skatteministeren der har informeret statsministeren

så er det ikke bare et spørgsmål om hvornår

den saglige adgangsbillet til at kunne deltage i en debat her i folketingssalen er at man udenad skal vide hvad en pakke cigaretter

er at vi ønsker at presse tobakspriserne så meget vi kan uden at provenuet glider os af hænde det er det vi ønsker det er det politiske mål vi har og derfor har vi også taget det forbehold efter at vi har hævet afgifterne at det kan vi gøre igen fremadrettet hvis det kan holde

på sundhedssektoren at regeringen

får ingen planer om at øge brugerbetalingsniveauet i den danske

recession

slippe af sted med at sige at hun kun teknisk set er gravid men lad nu det

statistiks tal er ganske klare

været mange synspunkter fremme i debatten og jeg synes også at man skal anerkende at

den konservative ordfører fru carina christensen kom ind på nemlig at det kan svare sig for samfundet at investere i uddannelse og faktisk sagde

at investering i uddannelse kommer tidobbelt tilbage til samfundet

er det et synspunkt som også statsministeren deler altså at det kan svare sig at investere

også derfor vi gør det det er baggrunden for at vi i forbindelse med genopretningspakken sidste år ud over at samle kriseregningen op på fire og tyve milliard

tillid til dansk økonomi faktisk også tog den

investere yderligere i sundhed og i uddannelse for der er flere unge der skal have en uddannelse og det koster flere penge det er også baggrunden for at vi netop

og tyve der med sikkerhed skaber de penge vi skal bruge for at kunne få fire friske milliarder til at investere i sundhed i uddannelse i forskning

og uden de fornødne kompetencer der er

ord al mulig grund til at investere også i

være en negativ udvikling på tre milliard

statsministeren har netop bekræftet at investering i uddannelse vil give en tidobbelt

en endnu bedre idé hvis man også gør det med penge man har

de beslutninger der gør at vi

vores samfund i forskning

på den enorme succes det har været at vi over de sidste fem år har øget forskningsindsatsen med fem og tredive procent til et danmarkshistorisk højt niveau

vi kommer altså ikke ud i det scenarie at vi slår

skrælle baglæns det er den risiko som

er forhandlingen sluttet og det betyder at vi skal stemme om de to forslag til vedtagelse

af ellen trane nørby pia kjærsgaard carina christensen og anders samuelsen

afstemningen slutter

er vedtaget herefter forslag til vedtagelse af helle thorning schmidt villy søvndal

henviser til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside mødet er